og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og halvtreds af jesper petersen dennis flydtkjær louise schack elholm rené gade martin lidegaard lisbeth bech poulsen

da det ikke er tilfældet er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til afstemning

nummer en fem og seks stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og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

der kan og vil arbejde og som vil bidrage til det danske samfund dermed kan flere medvirke til at styrke og udvikle danmark danske virksomheder skal kunne klare sig i den international konkurrence det kræver at virksomhederne kan rekruttere højt kvalificerede og dygtige medarbejdere regeringen vil derfor sikre danske virksomheder lettere adgang til den udenlandske arbejdskraft ordningerne for

udenlandsk arbejdskraft skal målrettes arbejdsmarkedets reelle behov hovedvejen til danmark skal være via arbejde og uddannelse ikke via familiesammenføring

henviser i deres lovforslag til social dumping men hvor er dokumentationen egentlig for at beløbsordningen bruges til social dumping det her handler ikke om social dumping alle er enige om at udlændinge så vel som danske statsborgere skal arbejde på sædvanlige løn og arbejdsvilkår

det er derfor også et krav for at få opholdstilladelse efter beløbsordningen at ansættelsen sker på sædvanlige løn og ansættelsesvilkår vi må ikke glemme at

er et minimumsbeløb en stor del af lønningerne ligger et pænt stykke over de trehundrede

kroner

have en politisk drøftelse af hvem vi ønsker at give adgang til danmark for

arbejde jeg anerkender at der kan være behov for at ændre ordningerne for udenlandsk arbejdskraft regeringen ønsker at se på arbejdsmarkedets reelle behov og det kan være relevant at se på om det er tid til også

ændre beløbsordningen det har venstre jo også selv foreslået men det skal ske i sammenhæng det afgørende er at ændringerne samlet set gør danmark mere åben for den udenlandske arbejdskraft som danske virksomheder efterspørger der kan siges meget om timing og jeg har godt hørt de kritiske røster som mener at regeringen skulle have handlet noget før på det her område til det må jeg bare sige at der jo har været andre dele af udlændingeområdet som regeringen har brugt rigtig meget tid på og det tror jeg også mange har forståelse for herudover ønsker regeringen simpelt hen ikke det samme

på det her område forslagsstillerne ønsker enkeltstående stramninger der gør det sværere for danske virksomheder at få den nødvendige arbejdskraft regeringen ønsker at se ordningerne for udenlandsk arbejdskraft som et samlet hele så vi sikrer at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft som de har brug for

risikerer vi at de flytter fra danmark med tab af danske arbejdspladser til følge jeg er derfor rigtig ærgerlige over at det åbenbart er vigtigere for forslagsstillerne at regeringen kommer i mindretal end at hjælpe dansk erhvervsliv med at få adgang til den nødvendige arbejdskraft for det er altså ikke en hjælp til danske virksomheder at gennemføre enkeltstående stramninger af ordninger for udenlandsk arbejdskraft

lade være med at undre mig over at socialdemokraterne medvirker til det her lovforslag det er blot to år siden at en socialdemokratisk beskæftigelsesminister gennemførte en reform af området hvor målet var at virksomheder skulle have lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft at der skulle komme flere hertil dengang ville socialdemokraterne ikke ændre på beløbsordningen hvorfor vil socialdemokraterne så ændre ordningen nu hvor virksomhederne

melder om mangel på arbejdskraft og ledigheden er faldende

også nødt til at spørge forslagsstillerne om hvordan de har tænkt sig at sager der er verserende når loven træder i kraft skal behandles det siger lovforslaget nemlig ingenting om hvilke beløb skal gælde i forlængelse af det kunne det også være rart at vide hvilken dato loven skulle træde i kraft hvorfor skal

at folketingets partier til den tid vil være villige til

indgå i en konstruktiv dialog for det vigtigste for regeringen er at sikre at ordningerne for udenlandsk arbejdskraft målrettes arbejdsmarkedets reelle behov det sikres altså

man skal sådan set bare fremvise at man har en ansættelseskontrakt og at den

bygger på at man er ansat på sædvanlige vilkår og arbejdsmarkedsparter

hvad er problemet det er da en meget smidig udlændingelov vi har så der kan vel heller ikke være noget problem i at sætte sådan et

ønsker vi jo ikke at der skal lægges flere hindringer i vejen for virksomhederne

og det mener jeg og regeringen er til ugunst for det danske arbejdsmarked og

for virksomhederne som jo er med til at skabe

vedkommende der lever op til

vedkommende er ansat på sædvanlige løn og arbejdsvilkår

i udlændingeloven der forhindrer arbejdsgiverne i at gøre det det vil jeg gerne have at vide

ikke noget problem det er min konklusion på det

bare gerne have at ministeren bekræfter at ministerens kollega beskæftigelsesministeren i et svar til mig har sagt

akut mangel på arbejdskraft her

der ønsker vi bare fra regeringens side at der skal være

adgang som overhovedet muligt til det danske arbejdsmarked netop fordi vi ønsker en udlændingepolitik der går på to ben

sådan et forslag på bordet men det hænger bare sammen med noget andet også

at det er et meget isoleret forslag og

det giver en sværere adgang til det danske arbejdsmarked vi ønsker en samlet løsning og derfor

vil der også på et tidspunkt komme

som jeg så håber at folketingets partier vil

er målet for os at skabe et danmark der er åbent for dem der kan og vil

bidrage med noget positivt men et lukket land for dem der

det i de tilfælde hvor vi mangler arbejdskraft og

med høringsret arbejdsmarkedets partier vil sige at fagbevægelsen

sagt at fagbevægelsen nødvendigvis kommer til at bestemme men

uden for eu at komme til vores land i særlige tilfælde

men det er også klart at sådan en ordning skal skrues sammen

en måde så man ikke risikerer løndumping vi kan ikke acceptere hvis mennesker kommer

og reelt udkonkurrerer dansk arbejdskraft på lønnen

er fra to tusind og otte og siden er der ikke sket en opjustering vi finder det rimeligt at beløbet følger den generelle løn og prisudvikling dette er den rigtige vej at gå andre partier har her

i salen foreslået andre veje for eksempel var venstre i valgkampen ude med en idé om

sænke beløbsgrænsen for visse grupper

en udvikling og et forslag som vi er meget imod socialdemokraterne støtter

om der er behov for at justere delelementer

også mange i de brancher vi taler om her

synes vi nogen ublu hævning af det her

jeg tror at for en månedsløn vil det måske være

enogtredivetusind til omkring treogtredivetusind så så mon dog ikke at

al den stund at der jo er

enten via den her ordning men altså til en lidt højere løn

at vi i dag har den nok strammeste asylpolitik vi

i danmark men det er også vigtigt at understrege at venstres udlændingepolitik går på to ben samtidig med at vi strammer op sigter vi også imod at danmark er

i stand til at tiltrække den arbejdskraft som vores erhvervsliv efterspørger

som vores virksomheder måske ikke har adgang til eller som der rent faktisk er mangel på i danmark de virksomheder vil venstre naturligvis hjælpe derfor er venstre også afvisende over for at støtte dette lovforslag som omhandler en forhøjelse af grænsen i beløbsordningen for selv om venstre deler forslagsstillernes holdning om at revidere ordninger der ikke virker efter hensigten så mener vi ikke at enkeltstående tiltag hvor man bare lukker af for arbejdskraft er vejen frem i stedet vil venstre hellere bakke op om løsninger der er balancerede og hvor vi lytter til de krav og tiltag som virksomhederne virksomhederne efterspørger det vil vi gøre samtidig med at vi selvfølgelig ønsker at luge ud i ordninger der bliver misbrugt jeg kan forstå at socialdemokratiet er vendt rundt på en tallerken på det her område det er ellers ikke mere end to år siden

dengang ville man nemlig ikke røre ved beløbsordningen

har selvfølgelig forståelse for at virkeligheden kan være en anden når man er i opposition opsummeret deler venstre forslagsstillernes intention om at ordningerne for udenlandsk arbejdskraft skal ændres hvis de bliver misbrugt eller hvis de ikke virker efter hensigten men vi mener ikke at enkeltstående tiltag som det her hvor vi begrænser virksomhedernes virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

vejen frem i stedet ser venstre frem til at regeringen kommer med et samlet udspil hvor vi både retter op de ordninger som ikke virker optimalt samtidig med at vi holder døren åben således at virksomhederne kan tiltrække den kvalificerede arbejdskraft som de behøver

arbejdskraft jeg er enig i at vi skal reformere greencardordningen

den bliver mere effektiv således at dem der kommer hertil

et et vestligt land usa canada og en række

hvis man kommer fra andre mere fjerne lande skal det være et højere

at dem der kommer hertil rent faktisk

der ligger endnu længere væk fra danmark rent kulturelt

handelsmæssigt skal det være et højere højere beløb netop fordi vi

hertil fra fjerne lande med med et

diplom men så tager de et job til en til en

formentlig vil synes det kunne være ganske attraktivt at komme til danmark det hænger jo meget dårligt sammen med den strategi som regeringen har om

få flere danskere i arbejde og få flere flygtninge i arbejde

gå til danskere og flygtninge og ikke

amerikaner eller en canadier der kommer og tager det arbejde jeg ønsker bare ikke at det er folk der kommer hertil fra lande

hvis menneskesyn ligger så så langt fra vores derfor siger vi at der er en række vestlige lande

det er dokumenteret i tørre tal med udviklingen i forhold til

personer der blev fyret da krisen slog

og meget udenlandsk arbejdskraft der blev ansat i stedet for det kan dokumenteres med tørre tal og jeg tror ordføreren udmærket

kender de tal så kan vi ikke slippe for den der påstand om at østeuropæerne

en medarbejder op fra polen arbejder hen over sommeren og tager tilbage igen

en opgave som landmanden ikke kunne få løst hvis det var sådan man ikke kunne hive arbejdskraft ind

kan det kun skyldes en ting og det er

om at den beløbsgrænse skal sættes ned hvilket venstre jo også har præsenteret i valgkampen

der var mange andre ting man kunne diskutere i den her beløbsordning den er dybest set selvmodsigende

og vedtaget under påskud af

skal være nemmere at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

man så kigger på kriterierne

særlige krav til uddannelse erhvervsområde eller stillingens præcise karakter så det er sådan set grundlæggende en fuldstændig selvmodsigende ordning man har lavet der det er så ikke en ændring af den vi diskuterer her vi diskuterer et beskedent forslag om at regulere beløbsgrænser og det støtter

en tvangstanke og et stærkt ønske om at de altid skal have mest mulig arbejdskraft at vælge mellem det er et naturligt arbejdsgiverstandpunkt at have for det betyder at jo mere arbejdskraft man har at vælge mellem

det er jo en ganske simpel markedsmekanisme der ligger bag al den arbejdsmarkedslovgivning vi diskuterer her i landet og der er modsatrettede interesser for lønmodtagerne har selvfølgelig ikke en interesse i

skal have mere arbejdskraft at vælge imellem end der er brug for så enkel er diskussionen og det er jo den der

rigtig mange millioner mennesker og potentielle ansatte der er dér når det drejer sig om udlændinge fra tredjelande

den siger at hvis man kan fremvise en

at ansættelsen sker på sædvanlige vilkår så kan man man få en arbejds og opholdstilladelse jeg kan ikke se det er særlig bøvlet eller at det på nogen måde skulle

arbejdsgiverne i en given situation hvor de ikke kan skaffe

skaffe den kvalificerede arbejdskraft man har brug for og så er

dansk folkeparti socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti om en reform af international rekruttering og lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft den aftale vil vi gerne stadig stå på mål for selv om vi også godt kunne have nogle ønsker til at ændre dele af en måske lidt anden retning end der her er lagt op til men dog

er jo helt basalt vigtigt for det danske samfund at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft som de har brug for hvis vi skal

handler det om at væksten skal drives fra den private sektor fra det private erhvervsliv

det lovforslag vi behandler her er jo fuldstændig fremmed over for den virkelighed der handler om hvor pengene kommer fra hvor væksten bliver skabt og hvordan økonomien dermed hænger sammen i et avanceret samfund som det danske

så vil man ændre beløbsgrænsen

det er ligegyldigt og andre siger uha

siden to tusind og otte og så må vi hellere få det op herre dan jørgensen fra socialdemokraterne mente at det handler om at

meget gode lønninger jeg var lige inde at tjekke prosas hjemmeside altså fagforeningen for de folk der er beskæftiget

ansatte der har en startløn der er lavere end de trehundredetusind

arbejdstagerne kan få de pågældende job danmark mangler kvalificeret arbejdskraft heldigvis kommer der rigtig mange kvalificerede europæere igennem de ordninger der er

eu og eøs landene

omkring ethundredetusind europæere arbejder her men når virksomhederne har brug for arbejdskraft

må det jo også være rimeligt at der er let adgang til det man kan jo også se på de høringssvar der kommer

virksomheder og institutioner som i dag benytter sig af de her ordninger der regner med at den eneste konsekvens det her får er at de skal have øgede lønudgifter

det her i bedste fald måske bare

private virksomheder og offentlige institutioner

i værste fald risikerer at der er virksomheder og institutioner der kommer til at mangle den arbejdskraft som de har brug for og det er jo også tåbeligt under alle omstændigheder er

for både det private erhvervsliv og for offentligt ejede institutioner

i it branchen at herre dan jørgensen taler om hvad

når den gennemsnitlige løn på et bestemt område og

den risiko kan jeg ikke genkende og jeg mener

det her forslag i tæt sammenhæng med det næste forslag som

om at ophæve greencardordningen jeg synes begge forslag giver et negativt signal til danske virksomheder og resten af verden om at

jeg ser det jo lige omvendt jeg ser at vi skal åbne

op sørge for at danske virksomheder og danmark kan tiltrække

er vigtigt at vi er åbne og at vi lytter både til de offentlige og private virksomheder som som siger til os at de mangler kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

kan jeg ikke bakke op om det her forslag som jeg synes

synes i høj grad at vi herinde i folketinget skal sikre

således at virksomhederne kan få den arbejdskraft de har behov for det er klart

sørge for at vi uddanner vores medarbejdere i danmark så godt som overhovedet muligt

hele tiden får nye ideer er motiverede og har kolleger at sparre med når danske virksomheder er dygtige skaber de nye job til flere mennesker og så lægger de

for at udvikle vores velfærdssamfund og investere i uddannelse og

udsatte mennesker hvis man vælger at prioritere det

har man ikke de muligheder derfor er det altså decideret hul i hovedet at forhindre danske virksomheder i at kunne rekruttere den arbejdskraft

i beløbsordningen yderligere op i en tid hvor det går

nye job i danmark hver dag og virksomhederne råber højere og højere om flaskehalse og mangel på arbejdskraft mener vi radikale at det er er direkte uansvarligt at afskære danske virksomheder fra at kunne besætte de job det sætter dem i stå eller

til at sige nej til nye opgaver

der er nu et flertal i folketinget der hellere vil sende job ud af landet end have dem besat med mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk sådan lyder det for mig og det er virkelig forstemmende når danske virksomheder

med at flytte enten virksomheden eller it afdelingen

men ikke har et tværtimod

virksomhederne besætte de stillinger de har ledige og skabe nye job

mere lukket land

fattigere land

som virksomhederne først og fremmest burde gøre en indsats for at gøre plads til nogle lønarbejdere vil have brug for opkvalificering og den opgave skal løftes i fællesskab af virksomhederne uddannelsesinstitutionerne og det offentlige virksomhederne skal ikke vænne sig til

springe over hvor gærdet er lavest ved bare at sende bud efter udlændinge men der findes selvfølgelig helt særlige situationer hvor en virksomhed har brug for

en specialuddannet medarbejder der så naturligvis også vil blive aflønnet

en særlig høj løn men den dør skal kun stå åben for en lille højtlønnet gruppe mennesker og skal ikke bruges til at sende lavtlønnede ind på det danske arbejdsmarked hvor vi på en og

at danskere mister deres arbejde og samtidig vil se

bare et lille skridt ved at justere en beløbsgrænse men dog et

hvad angår indvandringspolitik får danmark og danske virksomheder indimellem behov for højt kvalificeret arbejdskraft det er vigtigt for vores virksomheder det er vigtigt for vores eksport vækst velstand og velfærd der bliver flere og flere ældre og ungdomsårgangene bliver mindre derfor er vi nødt til at sikre at man kan få arbejdskraft det handler om at vi fortsat skal have et velfærdssamfund i danmark og vi skal ikke gøre det svært for de danske virksomheder at få den arbejdskraft de har brug for vi kan nemlig komme i en situation hvor virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft en af mulighederne for at

tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er beløbsgrænsen som

er tilbudt et arbejde med en årlig løn på minimum trehundrede og femoghalvfjerdstusind kroner man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret konkret jobtilbud hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår

ønske om at sænke beløbet

sat ud fra startlønnen for en nyuddannet bachelor i danmark det vil sige at har man en kontrakt med en virksomhed på trehundrede og femtentusind

er man velkommen og den dag man ikke længere har et arbejde

visse lønmodtagere ude af arbejdsmarkedet dertil kommer at ordningen oprindelig handlede om at tiltrække højtspecialiseret og højtuddannet udenlandsk arbejdskraft dette taler jo også for at beløbsordningen justeres så den i altovervejende grad er målrettet netop højtuddannede udlændinge hvilket man ikke kan sige den er i dag med den nuværende beløbsgrænse danske virksomheder har generelt gode betingelser når det handler om at tiltrække højtuddannede udlændinge som et eksempel kan man nævne at der i årene to tusind og ti til

meddelt opholdstilladelse til cirka femogtredstusind udlændinge på de ordninger vi behandler her i dag greencard beløbsordningen og så videre

giver mulighed for at tiltrække arbejdskraft fra ikke eu lande dertil kommer arbejdskraft fra andre eu lande såfremt lovforslaget vedtages vil der fortsat være gode muligheder for at tiltrække højtuddannede udlændinge til danmark ligesom der er uændrede muligheder for at tiltrække arbejdskraft fra andre eu lande vi betragter dette

forslag som en afbalanceret stramning af de nuværende regler og jeg har svært ved at forstå at der kan være partier herinde som kan være imod det

for at det det handler om netop er højtuddannet udenlandsk arbejdskraft så må det også give mening at målrette ordningen til netop lønninger der svarer til højtuddannedes niveau da det ser ud til at der er bredt flertal for forslaget

sige tak for opbakningen og jeg håber selvfølgelig at den holder hele vejen til

og migranter men vi skal samtidig være åbne over for udlændinge der kan og vil arbejde og som vil bidrage til det danske samfund regeringen er meget optaget af at vi i i danmark skal kunne tiltrække dygtige arbejdstagere så danske virksomheder har adgang til den arbejdskraft de har brug for så vi sikrer vækst i danmark det er vigtigt for os alle sammen

at der har været store udfordringer med greencardordningen i forbindelse med reformen af international rekruttering fra sommeren to tusind og fjorten var venstre præcis

dansk folkeparti og sf åbne

afskaffe greencardordningen som led i en samlet reform det afviste den daværende regering med socialdemokraternes nuværende formand

ved bordenden for forhandlingerne og det er grunden til at greencardordningen blev målrettet og ikke ophævet sidst vi drøftede ændringerne af ordningen for udenlandsk arbejdskraft

i øvrigt stadig er så ny at vi ikke kender effekterne

ikke afvisende over for at ophæve greencardordningen men som jeg sagde under

efter min mening ikke gennemtænkt at lave stramninger uden at se på det samlede billede vi skal være sikre på at vi ikke kommer til

lukke for den arbejdskraft som vi reelt har brug for det afgørende for regeringen er at ændringerne samlet set gør danmark mere åben for den udenlandske arbejdskraft den arbejdskraft som danske virksomheder efterspørger men vi skal se på helheden

vil jeg også meget kraftigt opfordre forslagsstillerne og de partier der støtter dem

genoverveje lovforslagets ikrafttræden

her vil jeg så i øvrigt lige henvise til høringssvaret fra institut for menneskerettigheder der lægges op til at ophævelsen skal have virkning for ansøgninger indgivet fra og med

den femte april to tusind og seksten det betyder

i den forbindelse jo har betalt syv tusind to hundrede og ti kr vil få afslag på på opholdstilladelse der er ved dette lovforslag ikke tale om at der er nye krav som de kan gøre noget for at opfylde og ordningen vil simpelt hen bare være ophævet de vil få afslag uanset hvor kvalificeret de er jeg vil gerne have at forslagsstillerne og ikke mindst de partier der støtter dette lovforslag forklarer hvorfor der er grund til så drastisk ikrafttræden

hen ikke se det strømmer jo ikke ind med greencardhavere i danmark tværtimod ser det ud til at målretningen af greencardordningen indtil videre har ført til

en opbremsning af den her karakter

det er jo heller ikke sådan at gebyret bare kan tilbagebetales hvis partierne

gebyret skal dække omkostningerne ved sagsbehandlingen medarbejderne i styrelsen for international rekruttering og integration arbejder lige nu videre med sagerne som de jo plejer vi skal jo sagsbehandle efter de regler der gælder indtil lovforslaget træder i kraft

lønninger til medarbejderne der er også et klart behov for at få præciseret

der skal gælde for forlængelsesansøgningerne det må være et

grundlæggende udgangspunkt at borgere kan læse ud af loven hvad der

opholdstilladelse afslutningsvis vil jeg sige at regeringen senere vil komme med et udspil der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft

så vi kan se på de opholdsordninger vi har samlet set det er vigtigt for regeringen at sikre at danske virksomheder får adgang til den nødvendige arbejdskraft

det sikrer vi altså ikke

enkeltstående og forhastede stramninger som der er lagt op

fjerne greencardordningen men det var der bare ikke flertal for sidst og derfor

det synes jeg vi skal afvente dermed ikke være sagt at vi

vil være med til at afskaffe greencardordningen men men det skal bare gøres på en ordentlig måde efter vores mening det havde vi muligheden for under forhandlingerne

den tidligere regering hvor

dansk folkeparti og venstre stod sammen om det det lykkedes ikke på daværende tidspunkt og så må vi respektere det der ligger

vi diskutere hvor stort lovforslaget er så jeg forstår

venstre gik til valg på at afskaffe greencardordningen hvad er det så der holder venstre tilbage fra at afskaffe den man kan ikke bruge som argumentation at det her ikke har været gennemarbejdet evalueret

for det har været gennemdiskuteret i årevis vi har trawlet det her igennem rigtig mange gange det ved jeg

forslagsstillerne tager stilling til hvad man gør med de mennesker der nu i god tro har indsendt deres ansøgning og hvis godt syv tusind kroner vil være tabt

hvad gør man med dem det bliver man nødt til at forholde sig til det er jo en af de ting der ikke er gennemarbejdet i det

så fik vi den målrettet og det var et skridt på vejen efter vores mening men nu kan jeg så forstå at siden socialdemokratiet er kommet i opposition

man fuldstændig skiftet hest det er jo fair nok men det ændrer ikke på at vi fortsat mener hvad vi hele tiden har ment nemlig at der skal en ordentlig

fjerne greencardordningen og det vil jeg bestemt ikke afvise

ikke vil lave noget sammen med socialdemokratiet eller hvad

den afskaffet nu tilbyder vi at afskaffe den og så må vi gøre det uden jeres stemmer men kunne ministeren ikke

redegøre for hvad det er for en type virksomhed og om hun har kendskab til sådan nogle virksomheder som ikke vil kunne få den arbejdskraft de har behov for med de andre eksisterende ordninger altså positivliste koncernordning og beløbsordning

hen ikke er gennemtænkt altså hvad vil i i som forslagsstillere

der nu har indsendt deres ansøgning og betalt godt syv tusind kroner som jo skal behandles efter reglerne men hvor reglerne så bare bliver ændret de har mistet

deres penge det er man tilsyneladende bare fuldstændig ligeglad med det synes jeg er underligt og jeg synes det

at tage stilling til det er oven i

nemlig at den jo ikke engang virker efter den erklærede hensigt det fremgår jo

folk som kommer ind på den ordning reelt havner

må jeg spørge hvad er det der skal sættes i stedet

det er jo åbenbart dér skoen trykker

være med til at afskaffe ordningen førend man har noget andet at sætte i stedet for hvad er det så der skal sættes i stedet for er det nogle lempelser af udlændingeloven som er endnu større end den her greencardordning kunne ministeren ikke

kunne det være at vi måske lidt bedre kunne forstå ministerens argumentation og holdning i den

men vil være et lukket land for dem der ikke kommer her for

set er fair nok så nytter det jo ikke noget bare at tage enkelte elementer ud for

så er det ikke to ben så bliver det ene ben lidt halt og det duer

så siger herre finn sørensen at det er et fuldstændig gennemarbejdet

sendt deres ansøgning ind hvis penge er spildt der er også alle dem der har forlængelsesansøgninger det er der heller ikke taget stilling til der er hele det grundlæggende spørgsmål om

ikrafttræden som jo hænger sammen med de her ting der

hen et falsum at sige at man kommer med et gennemarbejdet forslag det gør man netop

er enig i det virker ikke sådan helt troværdigt i mine øjne men tak for svaret i forhold til

til at regeringen går imod det her

at man i stedet for greencardordningen vil have nogle endnu større lempelser af udlændingeloven så det bliver endnu nemmere at importere udenlandsk arbejdskraft selv om der ikke er brug for det

at man har en ganske bestemt national oprindelse så tak for

i regeringen at skabe et danmark der er åbent for dem der kan og vil og det er vel

fair nok men det vel også fair nok så at sige samtidig at der er nogle vi ikke ønsker i danmark og det er dem der ikke kan bidrage og må jeg så lige

ufærdigt forslag der ikke hænger sammen

anklager regeringen for ligesom at løbe fra alting det er jo en fuldstændig bagvendt form for politik og jeg synes egentlig ikke at det ligner socialdemokraterne at

så man ikke lever op til de aftaler man selv har indgået

ikke bare aftaler man har medvirket i det er aftaler hvor man selv har siddet for bordenden og det er ikke bare en en hvilken som helst socialdemokrat der har siddet for bordenden

socialdemokratiske formand og statsministerkandidat fru mette frederiksen der har siddet for bordenden

synes det er noget underligt noget at socialdemokratiet den her måde kommer og anklager regeringen for at løbe fra noget hvis der er nogen der har løbet fra noget

ikke sikkert at alting ved greencardordningen virker men der er faktisk nogle ting der tyder på at den målretning som man fik gennemført i sin tid med fru mette frederiksen ved bordenden trækker i den rigtige retning dermed ikke være sagt at det ikke godt kan være at vi på sigt skal

problemet er bare at den virker modsat en meget stor del af dem der kommer

på ordningen får et ufaglært job og ikke nok med det indkomstniveauet er væsentlig lavere end gennemsnitsindkomsten i danmark eksempler som det dagbladet politiken har skrevet om med den ni og tredive årige

i bagagen og ernærede sig

taler sit eget tydelige sprog danmark befinder sig i en tid hvor mange danskere og ikke mindst flygtninge står uden arbejde i vores land derfor er det klart at det ikke giver meget mening at tiltrække højtkvalificerede mennesker fra indien eller bangladesh til at lave ufaglært arbejde og dermed besætte de jobs som kunne være gået til danskere eller flygtninge der skal stadig være gode muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores land der hvor vi mangler den og det er der heldigvis også koncernordningen beløbsordningen og positivlisteordningen giver virksomheder muligheder for at få den arbejdskraft de behøver desværre vil regeringen ikke være med til at støtte det her forslag set i sammenhæng med det forslag vi tidligere i dag har behandlet om at hæve grænsen for hvor meget man årligt skal tjene for at kunne være her på beløbsordningen

sig desværre et billede af en regering der er ekstremt forhippet på at åbne vores grænser på vid gab for udenlandsk arbejdskraft med lønpres til følge taget i betragtning hvor lidt regeringen gør for at bekæmpe social dumping generelt er det måske ikke overraskende men ikke desto mindre beskæmmende i danmark har vi et organiseret arbejdsmarked det er allerede under pres fra østeuropæiske lønmodtagere der i alt for mange tilfælde har arbejdet under forhold der ikke er i orden hvorfor i alverden skal vi frivilligt gøre det problem endnu større ved også at invitere ekstra arbejdskraft ind fra for eksempel asien til ufaglærte jobs det giver ingen mening medmindre man faktisk ønsker at presse de danske lønninger det gør vi ikke for os er sagen derfor nem

stadig har til gode at påvise bare et enkelt eksempel så man har lyst til at spørge retorisk var der da ikke en enkelt af dem som er imod at ophæve den her ordning som kunne komme med bare et enkelt eksempel på at

som gjorde sig gældende i den forrige debat om beløbsordningen gælder nu også for venstre i denne debat

der skal være en stram udlændingepolitik i danmark for illegale immigranter og asylansøgere men vi støtter også

udelukker de udlændinge der kommer til danmark for at yde et bidrag til det danske samfund vi må erkende at der er bestemte erhverv

afskaffer greencardordningen som der er lagt op til her jeg synes faktisk at det høringssvar som dansk arbejdsgiverforening kom med er er værd at lytte til venstre er enig i at det er fornuftigt at kigge på ordningen men det skal gøres på en gennemarbejdet måde

er tydeligt for enhver at greencardordningen ikke er uden komplikationer der har været eksempler på

at virksomheder har udnyttet ordningen og fået udlændinge til danmark for at arbejde for lave lønninger i ofte ufaglærte

se på ordningen men lad os dog kigge på den og beholde det der virker og så afskaffe det som ikke virker det

da realpolitik der vil noget det der med bare at afskaffe ting som man selv da man selv sad i regering arbejdede med og prøvede

ikke mening for mig så med

har behandlet afventer venstre regeringens samlede og balancerede udspil der skal lukke mest af for dem som ikke kan og vil danmark samtidig med at vi åbner danmark

for de udlændinge som kan tilbyde danmark noget

det følger gængs praksis men det er da ærgerligt for folk der har søgt en ordning og betalt en masse penge for det og

som som bare ikke får noget ud af det

substansen her substansen er at man har en ordning der

en ordning som ikke fungerer optimalt for nogle men som

fungerer optimalt for andre derfor ønsker vi at forbedre den men at afskaffe den synes vi

der vil være masser af eksempler så kan vi være enige om at nogle af de eksempler

man fraviger et grundlæggende princip som er

greencardordningen går ud på at man netop ikke behøver en særskilt arbejdstilladelse for at få adgang til det danske arbejdsmarked

helt grundlæggende forskel man fraviger det som er det grundlæggende princip i udlændingeloven at for som

skal man kunne fremvise en ansættelseskontrakt ansættelseskontrakt man skal have et job på hånden det skal af den ansættelseskontrakt fremgå at arbejdet foregår på sædvanlige løn og arbejdsvilkår desværre står der ikke

så bygger udlændingeloven jo også på at arbejdsmarkedets parter lokalt skal høres om der nu også er brug for den arbejdskraft se det er jo nogle ganske fornuftige principper man i sin tid har indført i udlændingeloven desværre er det jo blevet udhulet

borgere og borgere fra eøs lande de kan frit søge arbejde og tage arbejde her i landet uden at der er nogen som helst krav

til på hvilket lønniveau det foregår og der reelt er brug for arbejdskraften det

en anden diskussion

måske i virkeligheden meget større problem

i det store og hele er reguleret af det jeg forklarede om udlændingeloven der mangler

jeg allerede er nede på nul ja ja

den her greencardordning af præcis

grundlæggende synspunkt at der ingen grund er til at importere arbejdskraft til danmark hvis der ikke er brug for det samtidig er de gældende regler jo sådan

i udlændingeloven selv om vi så kun havde udlændingeloven og det princip jeg har gjort rede for her der forhindrer arbejdsgiverne i at få den fornødne arbejdskraft det er jo muligt at få folk hertil fra hele verden ved at anvende udlændingelovens principper det eneste der kræves

at man faktisk har et job til dem og at man har hørt arbejdsmarkedets parter lokalt om der nu også er brug

hvis der reelt er mangel på den arbejdskraft

er det muligt at få den fra udlandet så alle de andre ordninger

jo lavet for at underminere det her yderst fornuftigt princip der ligger i udlændingeloven det er så et princip enhedslisten gerne så

på den måde at den der ansættelseskontrakt

runde den fagforening der har der overenskomstmæssige område hvor beskæftigelsen foregår

det svarer til det lønniveau de har det ville jo være det bedste værn imod social dumping og så kunne vi måske undlade så mange andre

dokumenteret at den jo ikke engang

kun er to og tyve procent af dem der kommer ind på greencardordningen der arbejder inden for det uddannelsesområde de nu har tre og fyrre procent af dem arbejder inden for industri rengøring hotel og restaurationsbranchen

det er jo et helt konkret eksempel på at man har importeret arbejdskraft som der ikke er brug for det medfører én ting og det er at udbuddet af arbejdskraft

jobbene i de her ufaglærte og til dels også faglærte brancher stiger med den konsekvens at

bliver presset det er jo en simpel markedsmekanisme

i forhold til den her greencardordning og importen af arbejdskraft fra tredjelande hvoraf mange jo kommer fra lande der

høj grad har brug for højtuddannet arbejdskraft

det er særlig klædeligt at man fra dansk side er så ivrig efter at importere

brug for den og gøre det særlig attraktivt især når det kan dokumenteres at der ikke er

folkeparti normalt er glæden ved brede aftaler at

i liberal alliances optik er greencardordninger sådan set ikke noget særlig positivt men med det virvar af lovgivning

på udlændingeområdet er der tale om

en form for selvforsvarsordning hvor det er muligt at skaffe noget arbejdskraft det ellers kunne være svært at skaffe så i den forstand synes vi egentlig det er okay at

som en del af det kompleks der er lige nu

diskutere om man kunne ændre det hvis der havde været nogle samtaler og derfor undrer det mig også lidt at dansk folkeparti ikke har bedt om at få

kunne diskutere om der var forskellige ønsker fra partiernes

koordinere det i stedet for at

ender med at skulle høre en glæde fra enhedslistens repræsentanter over de kooperative argumenter

man kan sige at det gode ved folk der kommer på mange af de ordninger vi diskuterer i dag

og det er dejligt at folk arbejder for dermed

mange danskere som trods alt er det store flertal af befolkningen og også for de danskere som ikke selv går på arbejde

af de mennesker som ikke selv er i beskæftigelse jeg synes

er et sammenfald mellem de partier der ikke ønsker at stille krav til danske arbejdsløse og dem der ønsker at gøre det sværere

få adgang til udenlandsk arbejdskraft og det vil sige at man laver

vil på den ene side ikke hjælpe dem med at få danske arbejdsløse til at være lidt mere villige til at tage imod tilbud om beskæftigelse

ikke være villig til at virksomhederne kan få adgang til arbejdskraft fra tredjelande

det synes jeg er en

de jo dermed kan risikere at gå glip af de muligheder for udvidelse en produktionsudvidelse og dermed vækst til glæde for både dem selv

sådan hurtigt ekspederer igennem i stedet for at diskutere det i et samlet hele

bedre af vores aftalepartnere

lyst til at sætte sig sammen med aftalepartierne og diskutere de generelle regler i stedet for bare at stemme det her igennem så kort tid efter men det er da noteret at man ikke har den særlige fordel ved brede aftaler som vi hidtil har troet

indgår en aftale og der så er nogle der ønsker at ændre den og

samle partierne i aftalekredsen og diskutere de ændringer

jeg siger at man har gjort noget forkert i den forstand at man har brudt noget men man har gjort noget forkert i den forstand at man

absurd diskussion

en enkelt bemærkning i forhold til det her med aftalerne vi beder nogle gange regeringen om at få indkaldt nogle

arbejdskraft vedkommende vil have på grund af det her lovforslag

være fordi lovforslaget ikke ændrer noget og det kan rigtigt og det for ellers ville herre finn sørensen heller ikke glæde sig så meget over at det her bliver vedtaget grunden til

adgang for virksomhederne til at få arbejdskraft og jeg kan forstå at enhedslisten mener at det skal ske i et eller andet kooperativt system som vi så ikke er nær så begejstrede for

det er rigtigt at greencardordningen i praksis ikke har levet op til sit oprindelige formål om at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft

de tal der er trukket frem baseret på ordningen sådan sådan som den eksisterede før revideringen af den i to tusind og tretten og her tilpassede man netop ordningen således at det blev et krav at udlændinge som benytter ordningen skal have en lønstilling der svarer til en gennemsnitlig bacheloruddannelse måske er der behov for en revision igen men skulle vi ikke evaluere ordningen efter den her ændring før vi afskaffer den ud fra de samme argumenter som

jeg synes det er vigtigt som jeg også har hørt ministeren understrege at se på de her ting

som et samlet hele i forhold til hvordan vi tiltrækker kvalificeret arbejdskraft i danmark

er det jo i høj grad op til virksomhederne at udnytte denne ordning til deres fordel greencardordningen giver god mulighed for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft som i høj grad efterspørges jeg har for nylig mødtes med en

jeg også tror jeg nævnte tidligere som pegede på at deres behov for at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft bestemt ikke er blevet mindre på den baggrund synes jeg det er vigtigt at fastholde greencardordningen

centralt argument fra forslagsstillerne om at greencardordningen skulle vise sig at have en direkte kontraproduktiv effekt

tiltrække kvalificeret arbejdskraft de steder hvor vi har brug for den har tiltrukket ufaglærte

som får et job i stedet for at danskerne får et arbejde

den argumentation som handler om at greencardordningen på den måde fører til social dumping mener jeg

ikke der er belæg for i de tal og i det vi har set indtil nu jeg synes det er et forkert signal at sende til danskerne at udlændinge kommer til

for at udkonkurrere dem på løn og arbejdsvilkår og jeg synes det er et ærgerligt signal at sende til det globale samfund som vi er en del af jeg synes vi skal vise åbenhed over for resten af verden og det vil komme hundredefold igen i form af talenter gode ideer ny viden og øget samarbejde

som danmark vil have gavn af på den baggrund

alternativet ikke bakke op om forslaget men men vi er stemt for at se på ordningen igen

er ikke det samme som social dumping

tiltrække udenlandske talenter og man kan vel ikke sige at vores ry i udlandet sådan er alt for godt i forvejen vi har næsten reklameret med at her ikke skulle være rart at være men vi reformerede greencardordningen i to tusind og fjorten og

nu ønsker et flertal så at afskaffe den inden den evaluering overhovedet foreligger det mener jeg virker noget useriøst og jeg er glad for at ministeren tager høringssvaret fra institut for menneskerettigheder

det synes jeg også

man kan ikke komme til danmark og få adgang til offentlige ydelser man skal dokumentere at man kan forsørge sig selv det første år i danmark man skal klare sig selv man skal rapportere sin indkomst elektronisk man er faktisk gennemregistreret på det danske arbejdsmarked hvis man opholder sig her på et greencard det er altså i forvejen

lever op til kriterierne så vil man virkelig det danske arbejdsmarked så ligger man på ingen måde det danske samfund til last så lægger man skattekroner i kassen hver måned det er ikke til skade for danmark det er til gavn for danmark derfor

eller hvor vi ikke inden for en overskuelig tid kan uddanne danskere til at passe til de ledige arbejdspladser vi kæmper hver dag med udfordringerne ved at have mange underbetalte østeuropæere på danske arbejdspladser og vi må bare konstatere at presset fra eu landene er stort samtidig må vi også sige at selve tanken om en greencardordning

men i praksis har det bare vist sig at give et adgangskort for lavtlønnede udlændinge ind på det danske arbejdsmarked vi synes der er lidt langt mellem talenterne til gengæld står de kortuddannede og de lavtlønnede i kø

gælder det for lavtlønnede asiater afrikanere eller andre at de sætter arbejdsforholdene i danmark under pres i forhold til presset fra europæiske lavtlønslande spiller greencardordningen kun en lille

til at sende danskere ud i arbejdsløshed

internationalt kapløb om

greencardordningen sender et signal til højtuddannet udenlandsk arbejdskraft om at

hvis du kan skaffe dig et job uden greencardordningen

kan vi frygte at danmark får endnu sværere ved at tiltrække udenlandske talenter vi mener i det konservative folkeparti at det er forkert

der er et stigende antal virksomheder der melder om vanskeligheder med at rekruttere den arbejdskraft de har brug for der er begyndende flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet og man kan frygte at danske virksomheder må takke nej til ordrer eller producere i udlandet det er også et forkert grundlag at afskaffe ordningen på på nuværende tidspunkt for der blev lavet en stramning per første januar

og de tal der bliver nævnt i beslutningsforslaget er tal fra

enige om skulle laves da man strammede

og det skal ske inden for et års tid

vi synes det er forhastet at afskaffe ordningen på nuværende tidspunkt selv om den har været udfordret tidligere men det har man forsøgt at rette op på

afskaffer ordningen på nuværende tidspunkt kan resultatet

et alvorligt benspænd for de danske virksomheders muligheder for at skabe vækst

arbejder inden for brancher som ikke efterspørger højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

skal vi have en ordning der betyder at man kan importere arbejdskraft som der ikke er noget konstateret behov for det er jo det ordningen bygger på

dimittendledighed altså en arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere på cirka fem og tyve procent altså hvorfor skal vi have

er at arbejdsgiveren gerne vil have så meget arbejdskraft at der opstår et pres på lønningerne og det er vel også det de konservative

har et problem vi ved eksisterer det er der så påstår

der altså komme et andet problem som vi ikke ved om er der kunne herre ikke sige lidt mere om det hvilke virksomheder er det har herre naser

som ikke vil kunne få den arbejdskraft

og femten og de problemer som ordføreren peger på

vi mener at socialdemokraterne løber fra den del af aftalen der handler om

på en evaluering af stramningerne for så kan vi forholde os til hvordan

havde medført historisk høj beskæftigelse og den laveste målte ledighed siden nitten fire og halvfjerds opsvinget medførte et aktuelt pres på arbejdsmarkedet og mange brancher meldte om mangel på arbejdskraft det oprindelige formål med greencardordningen var at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ordningen giver udlændinge der kan samle et vist antal point adgang til danmark hvis de opfylder en række nærmere fastsatte krav

da ordningen ikke har opfyldt det ønskede formål om at sikre danmark kvalificeret udenlandsk arbejdskraft der arbejder inden for sit uddannelsesområde

i dag med helt andre udfordringer end tilfældet var i to tusind og otte hvor der var økonomisk opsving og historisk høj beskæftigelse dertil kommer at det må betragtes som værende uhensigtsmæssigt at have en greencardordning hvor der ikke stilles krav om en jobaftale før indrejse dertil kommer at der er set eksempler på social dumping og på løndumping i forbindelse med brug af greencardordningen og det er på den baggrund at det bliver foreslået at greencardordningen

vi betragter det som en rimelig og afbalanceret stramning af de nuværende regler for udenlandsk arbejdskraft

i forhold til de partier der har sagt at de støtter

for opbakningen så har der også været

en række kritikpunkter i forhold til processen og den måde som lovforslaget er indrettet på

synes jeg at den er ret unuanceret al den stund at regeringen jo selv benytter sig af samme fremgangsmetode når regeringen fremsætter lovforslag så vidt jeg husker har man senest gjort det i forbindelse med reglerne om permanent

man har også gjort det på skatteområdet så det er en helt normal fremgangsmetode og praksis som vi

set overfører til det her lovforslag så kan man diskutere om det er en rimelig praksis i dansk

i hvert fald under alle omstændigheder en praksis som er set

også været rejst et spørgsmål om hvorfor forslaget ikke er blevet rejst i den

på området venstre ønskede ikke at der skulle være et forlig på området og

med venstre i det og derfor står partierne jo frit

i forhold til at fremsætte lovforslag

rejst det her spørgsmål over for regeringen gentagne gange og ikke har været nogen reaktion

skabe et flertal for at afskaffe greencardordningen og det håber jeg selvfølgelig

fornærmede over at man har brudt en aftale

stod venstre frit for at gå efter at få et forlig men venstre sagde at man ikke ville have et forlig

så falder ministerens kritik jo også lidt til jorden

ministeren var jo også fornærmet over at man ikke fra vores side ventede men kunne

dem der ikke vil dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti og venstre har som bekendt indført en integrationsydelse der gør det mindre attraktivt at komme til danmark og

mere attraktivt at blive selvforsørgende altså at komme ud på arbejdsmarkedet få sig et job og lære det danske sprog

plus socialdemokraterne har vi herudover

gennemført en række andre væsentlige ændringer på udlændingeområdet for det første

fik vi i november to tusind og femten vedtaget asylpakke

der giver myndighederne en række nye redskaber til at håndtere en stigning i antallet af flygtninge og migranter som indrejser og opholder sig i danmark og sikre opretholdelsen af ro og orden for det andet

vi i december vedtaget en lovgivning der giver mulighed for at iværksætte et transportøransvar ved rejser til danmark fra et andet schengenland hvis danmark indfører midlertidig grænsekontrol og for det tredje

fik vi i januar her i år gennemført asylpakke

som indeholder nogle meget betydelige opstramninger på asyl og migrationsområdet

jeg mener at disse stramninger alt andet lige må have betydning for antallet af udlændinge der søger til danmark men antallet hænger selvfølgelig også sammen med situationen i verden omkring os og selv om

indrejsetallet i danmark er faldet siden regeringen indførte grænsekontrol mod tyskland den fjerde januar ja så er presset på eus ydre grænser fortsat stort hertil kommer

at antallet af asylansøgere i europa stadig er historisk højt det er på den baggrund at regeringen den niogtyvende april underrettede europa kommissionen om at regeringen har forlænget den midlertidige grænsekontrol indtil den anden juni juni og det er på den baggrund at regeringen sammen med regeringerne i sverige tyskland østrig og frankrig har bedt kommissionen om at medvirke til at grænsekontrollen kan udstrækkes i op til to år jeg kan

fået forlænget grænsekontrollen med en halv

forslagsstillerne afvise asylansøgerne ved den danske grænse det kan lyde som en nem og meget besnærende løsning på den flygtninge og migrationskrise som vi står over for men så enkelt er det jo

det følger af dublinforordningen at asylansøgninger kan indgives ved vore grænser dublinforordningen indeholder herudover nærmere herudover nærmere regler om hvilket europæisk land der er ansvarligt for behandlingen af en asylansøgning hvis en udlænding søger asyl ved vore grænser skal det således altid vurderes om den pågældende kan overføres til et andet dublinland eller om vedkommende skal have sin

behandlet her i danmark principperne i dublinreglerne er fornuftige og formålet er netop at sikre at

imellem eu landene når det er sagt

i øjeblikket er udfordret regeringen følger selvfølgelig situationen meget tæt vejen frem er derfor efter min mening i første omgang at arbejde hårdt for at dublinsystemet fungerer således at vi kan undgå at asylansøgere frit vælger hvilket land de søger asyl i det er i den forbindelse også værd at bemærke at der for nylig er fremsat et forslag om en reform af dublinsystemet og at danmark selvfølgelig gør hvad vi kan for at sikre at dublinsystemet bliver på sporet efter beslutningsforslaget

vil forslagsstillerne ikke alene afvise asylansøgere ved grænsen men ønsker også kunne ske efter en times sagsbehandling til det må jeg sige at det ikke er realistisk at gennemføre hele asylbehandlingen på

en time ved grænsen

en saglig og grundig asylbehandling og det betyder at udlændingemyndighederne skal vurdere hver enkelt

grundigt og det tager altså i dag ofte mere end en time

behandle en asylsag dertil kommer det rent praktiske som jeg også tror er vigtigt for forslagsstillerne at det

sig i landet mens et eventuelt afslag på asyl behandles i flygtningenævnet

kunne forestille sig at relativt mange kunne finde på at klage over deres

har vi altså en forpligtelse til at huse asylansøgerne mens sagen bliver afgjort dér der findes derfor desværre ingen snuptagsløsninger på den helt ekstraordinære situation som danmark skandinavien og resten af europa befinder sig i vi er derimod efter min mening nødsaget til i første omgang at få styr på eus ydre grænser det vil medvirke til at der kommer færre asylansøgere til danmark regeringen

men jeg ser selvfølgelig meget frem til den videre behandling af

jeg synes godt nok

det er en besynderlig argumentation at henvise til et dysfunktionelt system

der ikke gør det men det der

i det mindste kendetegner det her

så høre der ikke er i forhold til at komme igennem med et synspunkt om at vi kan afvise ved grænsen selvfølgelig kan vi det selvfølgelig skulle vi kunne det når det er vores land det drejer sig om

dublinforordningen

at vi netop vil se flere klager og det medfører jo så at man har ret til at opholde sig i danmark indtil

nævnet har afgjort sagen men det har formodningen for sig

hvis vi får mere gang i hjemsendelserne

betyder det altså også at færre vil søge hertil fordi det simpelt hen ikke giver nogen mening at søge hertil

menneskesmuglernes forretninger det er jo ganske ganske

ubegribelig hvor man

vi mener så godt det kan lade sig gøre

bort fra de her ting og spørge ind til

på grænsen men måske på to timer eller for den sags skyld på ti timer så man kan klare det på den måde

et lige præcis det beslutningsforslag der ligger her har nogle udfordringer og så konstaterer

dublinsystemet fortsat er i funktion

ikke være sagt at tingene fungerer optimalt det tror jeg enhver kan se at

man kan afvise asylansøgere på grænsen med den begrundelse at de kommer direkte fra et sikkert land det kan vores hjemmeværnsfolk eller politifolk konstatere på grænsen de står jo og ser at de kommer gående ind i danmark de kommer fra et sikkert land og der står

det gør man jo trods alt ikke

om er at den eneste måde man kan hjælpe dem på er ved at aflaste dem altså ved at man får en kvotefordeling af flygtninge så alle lande bidrager solidarisk i europa det er jo også nogle af tankerne i hele dublinsystemet men alligevel

jeg gentagne gange hørt et flertal her i folketingssalen

medvirke i kvotefordelingen nu har kommissionen så fremlagt et forslag og det forhandler

er flygtninge men migranter og så længe der ikke er ordentlig gang i hjemsendelserne af

en stor tilstrømning og sandsynligvis også det

en endnu større tilstrømning fordi det så godt kan betale sig alligevel at rejse til europa så vi skal have gang i hjemsendelserne men

i hvert fald to meget centrale elementer

men det halter rent faktisk med hjemsendelserne det gør det generelt i europa og jeg mener det er helt helt afgørende med hensyn til de flygtninge der

kan man i hvert fald ikke sige at danmark ikke har taget sin andel vi har

rigeligt taget vores andel og det er altså uden en kvotefordeling og det er jo ikke nogen hemmelighed at jeg ønsker at vi skal have færre asylansøgere til danmark

ved de danske grænser det fremgår ikke af forslaget hvordan forslagsstillerne forestiller sig at vi kan sikre at tyskland vil modtage de asylansøgere der er afvist med begrundelsen at de er indrejst fra et sikkert tredjeland ligesom det heller ikke fremgår hvordan forslagsstillerne forestiller sig at hjemsendelsen af afviste asylansøgere

dels fordi ovenstående spørgsmål blafrer i vinden dels fordi vi grundlæggende ikke mener det er i nationens interesse at danmark står isoleret og alene i håndteringen af den igangværende flygtningekrise vi er glade for den danske tilslutning til dublinaftalen trods alle dens fejl og mangler og det er vel i grunden hvad man skal diskutere i dag danmarks geografiske placering betyder at de fleste asylansøgeres første asylland sjældent vil være danmark og vi nyder faktisk god gavn af det fælles eu system dublinaftalen giver os hvert år mulighed for at sende et større antal asylansøgere

nyere opgørelse end den fra to tusind og fjorten men heraf fremgår det at vi

mens der kom otte hundrede og otte og fyrre den anden vej jeg er klar over at situationen er lidt anderledes nu vi mener altså

at dublinsamarbejdet bringes til at fungere og vi frygter at vedtagelsen af det her forslag af med god grund vil blive opfattet

som et skridt væk fra dublinsamarbejdet jeg forstår godt hensigten og logikken bag forslaget men jeg frygter at de realpolitiske konsekvenser vil være at danmark umuligt kan blive en del af det fælleseuropæiske asylsystem der genforhandles i de her måneder dermed vil vi ikke have mulighed for at sende asylansøgere tilbage til det eu land hvor de første gang blev registreret men må acceptere at indlede for eksempel endnu en asylsag i danmark danmark har tidligere efter udlændingeloven i nitten tre og firs accepteret at behandle asylansøgninger fra mennesker der allerede havde fået afvist

andre europæiske lande det er en del af vores fælles dyrekøbte udlændingepolitiske erfaringer

sikker på at også dansk folkeparti mener nødig skal gentages derfor undrer beslutningsforslaget mig husk på at hovedargumentet for dublinaftalen jo netop var

asylshopping mellem de europæiske lande

ikke netop hvad vi kan frygte gentager sig hvis danmark ikke fortsat er med i dublinaftalen er det ikke netop i nordeuropas særlig skandinaviens interesse at der findes et fælles europæisk asylsystem det er korrekt at dublinsystemet er udfordret hedder det vist pænt og det duer selvfølgelig ikke at enkelte lande undlader at registrere asylansøgere men blot vinker dem videre op igennem europa men vi må holde fast i at

opfattelse arbejde for at danmark kan forblive i det nye dublinsamarbejde selvfølgelig uden at få trukket et europæisk kvotesystem ned over hovedet endelig har vi i

stramme den danske udlændingelovgivning det har haft en effekt samtidig ser vi for alvor virkningen af tyrkietaftalen at ruterne på balkan stort set er lukket og at vi har været igennem et koldt forår alt det afspejler sig tydeligt i de forholdsvis lave indrejsetal vi skal selvfølgelig fortsat følge udviklingen nøje men de her foreslåede ændringer er ikke hvad danmark har brug for det lyder godt men i praksis tror jeg faktisk det vil isolere danmark

her situation også selv om de fælleseuropæiske løsninger vi har nu mildest talt ikke fungerer efter hensigten det som diskussionen i dag vel handler om er skal vi dræbe det sidste af

eller skal vi hjælpe det op at stå igen vi holder på det sidste og det her forslag går i retning

at det vil betyde kraftigt stigende indrejsetal i de nordeuropæiske lande særlig i de skandinaviske

i praksis ville betyde at hovedparten af de sydeuropæiske lande blot ville fortsætte vinkepolitikken altså acceptere at folk vandrede op igennem europa jeg tror at konsekvensen af det dansk folkeparti har lagt frem

være med til en af grundene til at de europæiske løsninger er

og altså taget imod rigtig mange flygtninge og som

det er ikke fordi jeg siger at danmark ikke også har løftet men jeg har bare svært ved at se hvordan europæiske løsninger skal kunne lade sig gøre uden at man løfter solidarisk i europa

måske give mig et indblik i hvad ordføreren tænker om

vi skal respektere men lad os nu antage at det ikke var sådan

det stadig væk være en helt vanvittig voldsom afgivelse af suverænitet

opholdstilladelse i danmark hvis du spørger mig er en vildere afgivelse af suverænitet end end hvis vi

finanspolitikken helt og gik med i i euroen og det tror jeg

er rigtigt at så er udfordringerne desto større men det tror

gerne starte med at kvittere for at en række partier her i folketinget har taget ansvar og støttet op om den stramme nationale udlændingepolitik som regeringen har lagt for dagen

af den samlede pakke med både nationale og eu tiltag

et bredt flertal har regeringen nu indført den nok strammeste udlændinge og asylpolitik nogen sinde i danmarkshistorien

om en stramning som i venstres optik

optimal eller proportional i forhold til den virkelighed som vi står over for lige nu for det første

afvise asylansøgere ved grænsen da det forventes at vi giver den enkelte flygtning en grundig sagsbehandling dansk folkeparti foreslår at man efter

skal have sin sag behandlet hvorefter man enten får adgang til danmark eller besked

enig i hensigten om en hurtig behandling jeg er også enig i

hensigten om at håndtere det store antal af asylansøgere der er kommet mest effektivt og det er også derfor at vi blandt andet sammen med dansk folkeparti har indført tiltag såsom teltlejre

deres asylsag behandlet

mulighed for for eksempel at påføre transportøransvar

det laveste antal asylansøgere i fem år

et af dem er jo ganske enkelt at bremse folk inden de når grænsen det

behandling ved selve grænsen så kære dansk folkeparti jeg vil gerne takke jer for et virkelig virkelig velment forslag jeg er hundrede procent enig i hensigten vi har bare noget der er endnu bedre og vi er ikke bange for at tage det i brug hvis det kommer dertil så på den baggrund

indført den mulighed men skulle vi så ikke tage

den mulighed at indføre transportøransvar for det er jo rigtigt nok at

kunne betyde at man så kan stoppe asylansøgere inden de overhovedet når til den danske grænse

kan de sådan set aldrig søge om at få asyl

lang række redskaber som vi ikke er bange for at tage i brug men en

den samlede effekt af grænsekontrollen

jeg synes egentlig bare at når tingene ikke virker

noget andet for at værge for sig og det er så det vi gerne vil med hensyn til den her

det vil gå ud over det andet men jeg skal bare minde om at det at vi ikke har haft en grænsekontrol

parentes i danmarkshistorien jeg kan huske at vi havde grænsekontrol og jeg tror egentlig at det fungerede udmærket

til hvor mange ressourcer vi lægger i det og som ordføreren forinden sagde

masse gode ting ud af det vi har fanget menneskesmuglere

men den form for for grænsekontrol som som dansk folkeparti lægger op til i det her forslag vil jo kræve en hermetisk lukning af grænsen og det vil være meget meget skadeligt i

jo to vidt forskellige ting vi taler om og når vi så er i en situation hvor vi har det laveste antal asylansøgere i fem år synes jeg det her er fuldstændig

godt kunne give en smule kredit for alle de stramninger vi har lavet samtidig med alt det arbejde der er foregået i eu således at balkanruten er lukket af således at vi nu kan sende asylansøgere tilbage til tyrkiet

en lang række andre tiltag der gør at presset på europa

når man er danmark ellers kommer vi ikke til at være med og hvis vi ikke kommer til at være med betyder det jo at vi ikke længere kan sende flygtninge eller udlændinge tilbage til det land hvor de allerede

det betyder så siger den her ekspert at man vil gøre danmark til en asylmagnet ministeren skøjtede sådan lidt hen over det men

hvis det bliver et krav fra eu

man

der var det første land som ansøgeren satte sine

åbenlyse at de lande som har eus ydre grænser

medmindre man får styr på registreringen

der vil være en del asylansøgere for

hvilket eu land de kom til i første omgang forudsætningen for at få bedre styr på registreringen

er jo altså nok at det så ikke er de lande der tilfældigvis har eus ydre grænser

også skal påtage sig opgaven at beskytte alle de asylansøgere flygtninge som kommer til europa men at man faktisk deles om opgaven i europa det mener enhedslisten ville være vældig fornuftigt at vi gjorde og jeg er i øvrigt meget enig med herre mattias tesfaye fra socialdemokraterne når herre mattias tesfaye siger

ville risikere at stille sig i vejen for et europæisk samarbejde fordi det

være med i i noget som helst jeg tror på og enhedslisten tror på at vejen frem i forhold til det her spørgsmål er

indsats i nærområderne hvor langt størstedelen af verdens flygtninge jo

men også globalt og så et lille ps jeg vil slutte af med at erklære mig

i købet om sagsbehandlingstider og det er da to ting som ikke sker så tit altså at jeg er enig med udlændingeministeren og at det

men jeg er helt enig med ministeren i at en asylsagsbehandling på en time er for ambitiøst et mål at sætte selv om jeg er meget stor tilhænger af korte sagsbehandlingstider

det gør sig gældende i forskellige situationer der er selvfølgelig folk der flygter fra krigen i syrien og andre katastrofer og så er der også folk der gerne

europa for at få en økonomisk bedre situation bedre livsmuligheder om man vil det er ikke svært at have forståelse for det enkelte menneskes ønske om at få en bedre tilværelse i en anden del af verden men vi må også erkende at der er en helt legitim diskussion om hvilket antal mennesker

de europæiske lande herunder danmark kan modtage så jo antallet betyder noget og de regler der er for at opnå asyl betyder noget i to tusind og fjorten fik danmark fjortentusinde og syvhundrede og tooghalvfems asylansøgere det var et meget højt tal i forhold til årene tidligere året efter var det steget med cirka halvtreds procent til enogtyvetusinde og tohundrede og femogtyve

der kommet tre tusind og seksten asylansøgere ganger man op med fire skulle det give tolvtusind det kunne så umiddelbart give grund til en vis optimisme og man

det så vil gå så meget tilbage der skal man bare være klar over at

en større sandhed i man umiddelbart kan se for hvis man ser på både to tusind og fjorten og to tusind og femten

at den store stigning i antallet af asylansøgere først kom midt på året og der er vi jo slet ikke kommet til endnu derfor har vi i virkeligheden ingen indikation

regeringens forventede femogtyvetusind asylansøgere eller det halve eller det dobbelte

at ændre situationen ved grænserne

er svaret på de udfordringer europa står over for

da forhåbentlig også reelt på et tidspunkt men vi må jo desværre erkende at vi i den nuværende situation

at lave en fælles sikring af de ydre grænser det er liberal alliances ambition

understøtte synspunktet om at man skal sikre de ydre grænser bedre og vi er også parate til at afgive suverænitet til eu hvis det er det der skal til for at eu kan sikre sine ydre grænser bedre vi tror dog ikke at det kan lade sig gøre på den korte bane derfor har vi selv foreslået at man skal

som går ud på at vi siger lidt a la

nemlig at danmark forpligter sig

at tage fire tusind kvoteflygtninge fra fns lejre om året i de to år

at den besparelse der så vil være

ubeskåret til hjælp i syrien og i syriens nabolande

folk der ikke får nok at spise og børn der ikke får den skolegang som de har brug for derfor vil jeg også sige at

set er positive over for den hensigt der er i forslaget især hvis det kombineres

man får det mere over i et humant asylstop sådan som vi har foreslået fra liberal alliances side jeg skal hilse fra min gode kollega herre naser khader fra det konservative folkeparti og sige at det konservative folkeparti også har en positiv indstilling

men at de afventer udvalgsbehandlingen før de gør endeligt op hvad de stemmer til forslaget

så lige vende tilbage til liberal alliance og sige at det selvfølgelig også vil have betydning for vores endelige stillingtagen til forslaget om vores ændringsforslag går

til at søge om asyl

mener vi også det er rimeligt og respektfuldt at asylansøgere ankommer til et asylcenter hvor de tages imod af mennesker med forståelse for deres situation og hvor de får mulighed for at samle sig efter en givetvis lang og anstrengende rejse inden de skal møde op til den samtale med udlændingestyrelsen som skal afgøre deres og måske deres families skæbne vi er heller ikke enige i forslagsstillernes fortolkning nemlig at forslaget ikke strider mod internationale flygtningekonventioner

asylbehandle folk der ikke har søgt asyl andre steder og som søger asyl i danmark med den ret følger også retten til en individuel vurdering af

den hasteprocedure

der foreslås at man bruger en landeliste til at identificere såkaldte åbenbart grundløse hastesager

vil ikke være i tråd med flygtningekonventionen desuden vil det udgøre et pres på udlændingestyrelsen som vi ikke mener er hensigtsmæssigt så vi er ikke tilhængere af at man skal kunne

på en time det mener vi ikke er en ordentlig måde måde at behandle folk på

tre partier har været enige med hende i dag vi mener helt klart at alle asylansøgere har ret til en ordentlig og ligeværdig behandling mens de søger om asyl og det mener vi ikke dette forslag kan sikre

at til grænsen når flygtninge dukker op dér flygtninge der har krav

mennesker der ikke har krav på asyl får ikke asyl

nabolandene først og fremmest tyskland er gennemført indadvendt

konsekvenserne her til ende her tænker jeg ikke på konventioner og

ser stort på

hvis man behandler sine naboer gennemført dårligt dag efter dag

at behandle dig dårligt

og jo i sin yderste konsekvens temmelig alvorlig

at vi behandler vores naboer så dårligt at de begynder at svare igen med samme mønt det samarbejde

alle sammen er enige om er grundlæggende udfordret nu

vi har brug for at få det samarbejde til at fungere det kræver tillid og solidaritet mellem landene og det kræver forpligtelse fra

er sådan vi er blevet rige af at samarbejde men samarbejdet er kun det som medlemslandene gør det til og når et medlemsland siger som venstre og

forpligter det er for mig at se hykleri og jeg synes det understreges af at

hvordan en fælles europæisk løsning skal se ud

det europæiske samarbejde vi ønsker ikke at afvikle

som nu ligger på bordet

hvordan vi håndterer de flygtninge

nærmere en holdbar eller en realistisk løsning på noget som helst

flygtningekonventionerne og det er i høj grad også det der er sket for nærområderne har jo nu igennem mange år

den hjælp som vi faktisk giver til flygtninge langt de fleste

søger hjælp i det første land de kommer til mange millioner flygtninge opholder sig allerede i nærområderne og en stor del af dem opholder sig i jordan der har integrationsordførerne været på besøg og

kæmpestor jeg tror det er verdens næststørste flygtningelejr

grænsen hvordan arbejdsmarkedet der bliver presset

kommer de ikke til at kunne fortsætte den indsats som de

det samme har

hjulpet ufattelig mange flygtninge de har jo stået mens vi andre har set til og råbt om hjælp i eu systemet og sagt vi kan ikke løse det her alene til sidst skete der så det man kunne forvente systemet brød sammen flygtninge blev ikke længere registreret og så begyndte de at gå op igennem europa og nu er de så kommet til danmark som om det var en overraskelse den dag de vandrede på motorvejen det tror jeg

flygtningepolitik men for alle der ved hvor slemt det har stået til både i sydeuropa og i nærområderne

var det altså ikke en overraskelse hvad kan vi så lære af det altså hvis vi fortsat har intentioner om at man skal søge asyl

kan jo lære at det er helt håbløst og tudetosset at skære ned på hjælpen til de nærområder vi forventer

man skal søge asyl i i en tid hvor verden brænder og hvor folk flygter beskæres

den hjælp der gives til nærområderne til jordan

sagde de dernede at selv om de sådan set rigtig gerne

ville forblive i jordan og håbede på at syrien ville komme op at køre igen så de ingen fremtid der de ville gerne blive der men de var bange for at deres børn ikke havde nogen fremtid de unge havde ikke noget at se frem til fordi de

få et arbejde der var intet for dem der så de flygtede og det gør de jo fordi vi ikke hjælper i nærområderne

en massiv indsats der skal til en slags marshallhjælp hvor vi i danmark men også i europa sørger for at få sikret skolegang og sørger for at få skabt arbejde til de mange flygtninge

altså brug for et eu system der virker jeg synes jo

med undtagelse af dansk folkeparti siger at man vil have et europæisk samarbejde europæiske løsninger men historien har vist

er et forpligtende samarbejde for ellers er der ingen europæisk løsning

sig det ansvar som de har den solidaritet som de bør udvise og så bryder det sammen

som medlemsland som folketing siger at vi er klar til et forpligtende samarbejde

at hvis vi ikke aflaster nogle af de lande der tager rigtig mange nogle af de første sikre lande som

her mennesker så bryder det sammen så der er brug for en fælles forpligtende løsning

kommer der også færre og det er solidarisk at vi hjælper sammen i europa

efterhånden sagt mange gange og kæmp for et forpligtende europæisk samarbejde

også være flere der ikke ser sig nødsaget til at flygte grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende løsninger

asylansøgere ved den danske grænse og såfremt forslaget

i dansk lovgivning med henblik på at sikre at dansk politi og andre myndighedspersoner får beføjelse til og instruks om at hastebehandle

asylsager ved grænsen til danmark formålet er at sikre at asylansøgninger hurtigt kan afgøres og at asylansøgeren afvises allerede ved de danske grænser såfremt det kan konstateres at personen kommer direkte fra et sikkert land det er vores opfattelse at asylansøgere skal afvises ved grænsen til danmark hvis det kan konstateres at de kommer ind i danmark fra et sikkert land og danmark kan efter vores opfattelse som den klare hovedregel afvise asylansøgere ved den dansk tyske grænse eller ved andre grænseovergange med den begrundelse at asylansøgeren ikke risikerer forfølgelse i det land personen kommer fra det vil eksempelvis være tilfældet hvis asylansøgeren er indrejst i danmark

som bekendt er et sikkert land at opholde sig i såfremt beslutningsforslaget blev vedtaget

konstateringen af om asylansøgeren kommer fra et sikkert land foregå på eller tæt ved de danske grænser så asylansøgeren uden unødigt ophold kunne udsendes til eksempelvis tyskland denne konstatering skulle som udgangspunkt søges gennemført inden for en time men vi

længere tid er jo vigtigt at have nogle pejlemærker her i tilværelsen i forhold til spørgsmålet om

at leve op til samtlige konventioner men men da det er velkendt hvor meget konventionerne betyder for en række andre partier

har vi faktisk gjort os umage med at holde forslaget inden for diverse internationale spilleregler

opmærksomme på at der er forskellige fortolkninger af eksempelvis dublinforordningen men vi mener at danmark bør udforske mulighederne for afvisning ved de danske grænser inden for konventionerne og det er bestemt en mulighed at stramme yderligere op det kræver blot at den politiske vilje er til stede danmark har ligesom andre europæiske lande oplevet en voldsom tilstrømning heldigvis er der

af asylansøgere det viser med al tydelighed at løsningen er flere nationale stramninger og en endnu mere effektiv grænsekontrol og det er det som vi lægger op til med det her forslag jeg tror også at andre landes nationale stramninger betyder noget for tilstrømningen til danmark også det at andre nationalstater har indført mere og mere grænsekontrol det

er sket en opbremsning tror jeg i høj grad kan tilskrives at mange lande har gennemført stramninger

ikke kan tilskrives at eu har taget forskellige

de fælles eu regler der er på området rent faktisk er brudt sammen så eu er set med vores øjne ikke en del af løsningen men er i

grad en del af problemet

vil andre europæiske lande gøre det samme hvilket jo effektivt vil begrænse

det medføre store besparelser på de offentlige budgetter

med at antallet af asylansøgere må forventes at falde markant dette forslag vil sikre et bedre værn mod et nyt voldsomt rykind i danmark og det vil give os mulighed for igen at

få fodfæste og stå fast på vores kultur og vores traditioner det er jo også det som det i høj grad handler om i hvert fald for dansk

og så vil det som nævnt medføre langsigtede forbedringer af dansk økonomi så der er

forhandlingen er åbnet og jeg giver ordet til udlændinge integrations og

statsborgerskab lad mig i den forbindelse understrege at jeg synes at det har været en

meget stor styrke at

og at vi kunne gennemføre den her opstramning bredt og også at det var hen over midten at det skete for det er noget specielt at blive dansk statsborger og det er rigtig godt at det netop strækker hen over midten af folketingssalen med aftalen er barren for hvornår man kan kalde sig for dansker blevet hævet og det er netop med til at understrege at det at få et dansk statsborgerskab er noget helt særligt det er noget man skal gøre sig fortjent til en af de ting der konkret er et resultat af aftalen er at karensperioderne for de ansøgere der har begået noget kriminelt er blevet forlænget vi skal stille skrappe kriminalitetskrav til de personer der ønsker

blive danske statsborgere når det kommer til bødestraffe følger det af retningslinjerne at

på et lovforslag om indfødsrets meddelelse i fire år og seks måneder fra gerningstidspunktet bøder for spirituskørsel og overtrædelse af narkotikalovgivningen

hvilken bødestørrelse der er tale om forslagsstillerne ønsker for så vidt angår overtrædelse af alle andre love end straffeloven våbenloven og lov om euforiserende stoffer at hæve niveauet for hvornår en bøde skal udløse karens fra de nuværende tre tusind kroner til titusind kroner

som følger af gældende cirkulæreskrivelse reglerne er med til at understrege

at det at kunne kalde sig dansker netop er noget specielt som jeg har været inde på og vi ser bestemt ingen grund til at lempe på kravene det har tidligere været sådan at anvendelsen af karensreglerne i nogle tilfælde har medført et

uhensigtsmæssigt resultat

vi taget højde for i aftalen om indfødsret

fra efteråret hvor vi har indført en ny forlængelsesmulighed for

anden lovgivning end straffeloven narkotikalovgivningen våbenloven og færdselsloven i niveauet fra tre tusind til titusind kroner i bødestraf udvalget har derfor i de sager en konkret lejlighed til at vurdere den enkelte sags omstændigheder og forholde sig til om sagen skal behandles efter karensreglerne eller om der skal meddeles en dispensation beslutningsforslaget bærer præg af at forslagsstillerne særlig ønsker at lempe karensreglerne i forhold til bøder for overtrædelse af færdselsloven til det vil jeg gerne starte med at understrege at færdselsloven som nævnt udtrykkeligt er undtaget fra den nye forlængelsesadgang under aftaleforhandlingerne blev det i detaljer drøftet om bøder for overtrædelse af færdselsloven skulle være omfattet af en eventuel forlængelsesadgang og på baggrund af drøftelserne var der enighed om at der

skal være adgang til at få dispensation

det synes jeg at at der er mange gode grunde til

en overtrædelse af færdselsloven resulterer i en bøde på mellem tre tusind og titusind kroner hvis man kører bil uden at have taget sit kørekort med får man som udgangspunkt en bøde på syv tusind

første gang man bliver standset hvis man så bliver standset igen ja så udløser det som udgangspunkt

ifølge forslagsstillerne er mange bøder for hastighedsovertrædelser på mere end tre tusind kroner til det vil jeg gerne understrege at hvis hastighedsovertrædelserne i en byzone skal udløse en bøde på tre tusind

mindst halvfjerds kilometer per time

og det vil sige at der skal være tale om en hastighedsoverskridelse på mindst fyrre procent befinder man sig

en motorvej hvor hastighedsbegrænsningen er en hundrede og ti

vil det kræve at føreren af bilen har kørt mindst

før den pågældende straffes med en bøde på tre tusind kroner eller derover og det vil altså sige at man skal have kørt mindst halvtreds procent hurtigere end det tilladte sådan

hastighedsovertrædelse vil i øvrigt medføre en betinget førerretsfrakendelse mindre hastighedsovertrædelser vil derimod udløse bøder

at man ikke kan få dansk statsborgerskab i en periode hvis man har kørt bil uden

kørekort eller hvis man har kørt mere end fyrre procent hurtigere end det tilladte

lad mig lige opsummere ganske kort regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget fordi regeringen er tilfreds med den meget brede indfødsretsaftale

korrekt det er hvis man ikke har taget kørekort

for ikke at have sele på og

med slidte dæk og uden sele det må han selvfølgelig ikke han får en bøde på tre tusind fem hundrede kroner for det det synes jeg er helt fair vi har en færdselslov og den skal man overholde og hvis man ikke gør det

har det nogle konsekvenser spørgsmålet er om det er rimeligt at den her unge mand som altså kører

altså bøden får en ekstra straf som hedder nu kan du ikke søge statsborgerskab i de næste fire en halv år det synes jeg ikke er rimeligt og jeg ved jo at ministeren og regeringen også synes

man har en bagatelgrænse på tre tusind kroner dengang man lavede bagatelgrænsen på tre tusind

var bødeniveauet et andet ville det ikke være fornuftigt når

man bliver overrasket over at man

på den rigtige side af loven så jeg synes helt principielt

man er godt klar over at man skal holde sig på den helt rigtige side af loven hvis man vil være dansk statsborger

at man bliver kylet ud af landet man får bare ikke dansk statsborgerskab og det varer så en periode inden man kan søge

og kun havde kørt rundt med dæk der var for slidte

man erkender at der er en bagatelgrænse nu er bøderne på trafikområdet så blevet hævet hvilket blandt andet betyder at den her unge mand ikke kan få statsborgerskab

ikke sagen bedre men jeg vil næsten garantere for at

ville fru johanne schmidt nielsen stå hernede med en sag

en ung mand der havde forbrudt sig mod loven

skulle betale fem tusind to hundrede og halvtreds kroner i bøde og så

helt galt vi når aldrig nogen sinde hinanden på det her felt fordi vi principielt er uenige og det er jo sådan set fair nok

oppositionen gør nu er jo så

jo fair nok der vil sikkert være partier

bagatelgrænsen men sådan er politik jo og jeg tror bare vi må

erkende at lige præcis på det her felt

har jo haft muligheden for også

i forhandlingerne her men valgte så

på et tidspunkt at gå fordi man var uenig

i den opstramning som et meget stort og bredt flertal i folketinget nu har gennemført og det er jo også fair nok det står jo også sf

så kan man jo leve op til dem eller lade være og hvis man ikke lever op til dem

karensperiode og så må man vente en tid indtil man kan blive dansk statsborger det er da principielt og for mig er det helt afgørende

helt fast grænse og det er ikke noget jeg står og krejler om her på folketingets talerstol det kan jeg garantere for

en bred aftale her i folketinget men jeg ved da at en af de sager som herre jan e jørgensen har kastet mange kræfter ind i rent faktisk

der har vi så vurderet at der der skal være

om regler for tildeling af statsborgerskab i den aftale fremgår det tydeligt at bøder på mellem tre tusind og titusind kroner givet på baggrund af straffeloven lov om euforiserende stoffer våbenloven

færdselsloven ikke skal forelægges for indfødsretsudvalget men at det automatisk skal medføre karenstid det er fortsat

beslutningsforslaget nævner forslagsstillerne en række konkrete eksempler på overtrædelser af færdselsloven der har givet nogle ansøgere en karenstid før de kan få tildelt statsborgerskab et hurtigt opslag i politiets pjece om bødeniveauer i trafikken kan også fortælle at forholdsvis grove overtrædelser af loven kun straffes med bøder på under tre tusind kroner

hvis man blæser ud ad motorvejen

snakker i håndholdt mobiltelefon under kørslen kører med et lille barn bag på en motorcykel

fastspænder sit barn med sikkerhedssele så hvor går grænsen det er helt åbenlyst at der en gang imellem er eksempler på ansøgere hvor det virker ekstra ærgerligt at de rammes af de forholdsvis hårde regler som medfører karenstid omvendt er der også eksempler på

så de politiske vurderinger om tildeling af dispensation i udvalget begrænses mest muligt

også acceptere at der en gang imellem kan være enkeltsager

lovgivning det er prisen for en tilnærmelsesvis objektiv sagsbehandling vi er opmærksomme på at flere af de partier vi har indgået aftalen med tidligere har givet udtryk for at det her punkt bør ændres men vi ønsker som sagt at stå fast på den linje der blev fastlagt af daværende justitsminister fru mette frederiksen

socialdemokraterne bakker op om at der skal være en bagatelgrænse og den er i dag på tre tusind kroner vi diskuterer om niveauet for bagatelgrænsen er fornuftigt jeg modtager rigtig mange sager og det er jeg sikker på ordføreren også gør som jeg synes er ufornuftige for eksempel den unge mand som jeg også nævnte for ministeren

i min ordførertale at give udtryk for at der selvfølgelig godt kan være enkelte eksempler hvor de nuværende regler kan virke for rigide jeg argumenterer bare også for at der er masser af andre eksempler hvor jeg synes det er rimeligt jeg nævnte feks at at hvis man kører

får man ikke engang med de nuværende regler udløst en karenstid så mit argument er at uanset hvor vi sætter grænsen

en enkelt sag som virker rigid jeg synes det grundlæggende princip må være

våbenloven straffeloven og i det her tilfælde færdselsloven for færdsel i trafikken er noget af det hvor man

andre menneskers liv i fare så det synes jeg faktisk er

diskutere præcis hvor niveauet skal være jeg synes ikke der har været

hvor den er vil man sikkert altid kunne finde eksempler på noget hvor man tænker nej det er da tåbeligt

hævet på trafikområdet

det ville være fornuftigt at lade de to ting følges ad

sige til enhedslistens ordfører er at når man kører forbi vejarbejde skal der være dobbeltstraf og det er jo en af årsagerne til at nogle ikke får mulighed for at komme på de lovforslag hvor man får tildelt indfødsret det synes jeg

unødig fare og jeg har ikke noget imod at det har den konsekvens at man så får en karenstid

partier der tog ansvar og gik ind og var med til

der var andre partier og det er så faktisk

det her beslutningsforslag som ikke ville tage ansvar og som forlod forhandlingsbordet

en aftale hvor man ikke selv har taget ansvar jeg må sige at det forstår jeg ikke rigtig

gave fra det danske folk hvor vi som

påtager os det ansvar at forvalte den gavegivning eller hvad man nu vil kalde det nemlig statsborgerskabet

statsborgerskaber ud på et tvivlsomt grundlag og når så en af

faktisk mener at man kan få statsborgerskab blot ved at have opholdt sig i danmark

så viser det jo noget om

ordning som vi har med hensyn til karens som fin og helt i overensstemmelse med den alvor som det at få et

statsborgerskab er omgærdet med så vi kan under ingen omstændigheder støtte beslutningsforslaget

overtrådt færdselsloven og har fået en bøde på

de sager som man kan problematisere

er efter min mening alene dem hvor en bilist bliver taget i

hvis man for eksempel kører lidt for stærkt og samtidig har glemt sit kørekort risikerer man at få karens

da godt diskutere om det er proportionalt men jeg accepterer naturligvis at disse sager ikke er omfattet af den nye aftale det vi til gengæld har fået med den nye aftale

er en historisk bred aftale hen over midten om kriterierne for at få dansk statsborgerskab det er en aftale der omfatter dansk folkeparti socialdemokraterne liberal alliance det konservative folkeparti og naturligvis venstre det en aftale som gør op med den zigzagkurs der har været de seneste år hvor kriterierne ændres efter et valg hvis flertallet skifter i forrige periode væltede det ind med ansøgninger fra ansøgere hvoraf mange ikke kunne to ord dansk fordi den tidligere regering havde slækket betydeligt på kravene tusindvis af mennesker der tidligere havde fået nej fik nu ja og sagerne blev bogstavelig talt i flyttekasser det er der nu sat en stopper for og det er godt for dansk statsborgerskab skal kun gives til danskere og danskere

synes vi i venstre at det er rimeligt at man ikke kan få dansk statsborgerskab hvis man har begået kriminalitet mild kriminalitet giver en forholdsvis kort karensperiode alvorlig kriminalitet giver en længere karensperiode

karens hvornår er noget så mildt at det ikke behøver at give karens ja der har vi talt

om hækbrændersagen nogle gange en mand fra afghanistan skulle luge ukrudt

gik han ind til naboen og spurgte hvad for noget

naboen sagde nej nej du må for guds skyld ikke bruge bruge gift det er noget skidt du skal i stedet anskaffe dig

det gjorde han så og kom ved et uheld

hækbrænderen fik en bøde på fem tusind

det var der altså en del partier dengang herunder venstre som var enig med ham i og

men hvad så hvis man for eksempel har råbt ad politiet hvis man ikke har fået synet sin bil i tide

for at tage et af de mere kuriøse eksempler hvis man indfører fire levende skildpadder uden at have den fornødne tilladelse

og de radikale som nu står som medforslagsstillere på det her forslag så altså på fire år lykkedes det

og socialistisk folkeparti at få ændret denne urimelighed og det har den nuværende regering altså fået ændret på mindre end

hvad med så med færdselsloven

på at hvis man har kørt en hundrede og fem og tres kilometer

time på en motorvej udløser det en bøde på tre tusind kroner det mener forslagsstillerne er en bagatel

der må jeg altså skuffe med at det er

nogle fartgale nogen som ikke mener at der skal være fartgrænser overhovedet men nu har vi altså den situation

venstrefløjen i folketinget mener at har

undtager eksempelvis våbenloven før den blev ændret og det er jo også en af denne regerings mange fortjenester kunne forholdsvis banale sager give en bødestraf på tre tusind

altså medføre karens i forhold til at få statsborgerskab to hobbyknive placeret i en bil en schweizerkniv i en bil er det alvorlige forbrydelser

i øvrigt slet ikke forbrydelser hvis man altså har haft et anerkendelsesværdigt formål med at have kniven i sin bil ikke desto mindre

beslutningsforslag måtte blive vedtaget området er ikke helt nemt det erkender jeg men aftalepartierne har forsøgt at lægge et fornuftigt snit venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget først og fremmest naturligvis i respekt for den indgåede aftale men også fordi forslaget vil fjerne karensperioden i en lang række sager som venstre mener er så alvorlige at det bør

reglerne okay

nytte noget at man automatisk giver dispensation hvis bøden er over tre tusind kroner derfor kan man ikke støtte beslutningsforslaget ordføreren siger

sager typisk hvor der gives en bøde for to forskellige forseelser altså for eksempel slidte dæk og ingen sele som ordføreren synes er urimelig hvorfor så ikke lade færdselsloven være en del af den gruppe love

så kunne ordføreren altså sige

i de tilfælde hvor ordføreren synes det er for langt ude

ikke dispensation men i de her synes jeg åbenlyst ret tåbelige sager typisk

helt rigtig siger når der gives to bøder for to forseelser så havde man altså muligheden for at give dispensation

tre tusind og titusind kroner forelægges for udvalget ligesom man gør

socialdemokratiske justitsminister som enhedslisten vist nok var en slags støtteparti for

var meget kategorisk i sin afvisning af overhovedet at tage færdselsloven med altså jeg skal

enhedslisten forlod dem jo forholdsvis hurtigt

der var håndterbar og det kommer ikke bag på nogen at man ikke må køre for stærkt

måske så kan gøre at nogle vil være endnu mere påpasselige overholde fartgrænserne det vil da være en

et principielt problem med hensyn til den der hækafbrændersag som mange har moret sig over

hvor var det mærkeligt at han ikke kunne få et statsborgerskab

jo også godt være groft uagtsomt

for eksempel et plantagestykke med en hækafbrænder der gør

skovbrand eller en husbrand

kan det være en meget alvorlig forseelse som jeg bestemt mener

i udvalget men dermed ikke sagt at jeg vil stemme for at give statsborgerskab til alle der måtte have overtrådt beredskabsloven

situationer hvor folk har opført sig så uforsvarligt

der rækker hen over midten i dansk politik og dermed

vi har kendt perioder hvor partier trak regeringsbærende partier ud på den ene fløj og dermed

der skabes usikkerhed om hvordan reglerne egentlig er jeg synes at

at efter at den her aftale er indgået

i højere grad præg af at man kan se og forstå hvordan reglerne er og det er jo sådan set forudsætningen for

det giver også en tryghed og en tillid så kan uenig om enkeltelementer og

der er for stramt for ansøgerne men

vi kan sende det signal at vi kan have en berettiget forventning om

holder længe også eventuelt efter et nyt folketingsvalg

alligevel gerne ville på den aftale vi andre

den regel hos os i liberal alliance

mikkelsen jo den toogtyvende maj to tusind og femten sagde at man

kommer til at køre lidt for stærkt det skal stå for herre leif mikkelsens

var så fornuftigt dengang herre leif mikkelsen udtalte det hvorfor insisterede

mikkelsen og liberal alliance ikke i forhandlingerne på at de her åndssvage sager blev undgået ved at de blev forelagt for udvalget ligesom

resultat og så står man ved det og så har jeg ikke brug for nogen meldepligt

vi står ved det der bliver resultatet og

blandt andet ved samtaler mellem de mennesker der er i det lokale hvor

det kunne være at enhedslisten hvis de var blevet

at mikkelsen fortsat mener at det er tåbeligt at grænsen ligger på tre tusind kr og vil det sige at

arbejder på at få den hævet eller har man opgivet ævred

hvor vi også diskuterede det så meget kan jeg godt sige vi diskuterede det og jeg har hele tiden været helt klar i mælet hvad angår de der ting men jeg synes så bare det er mærkeligt at de partier som valgte at gå fra forhandlingsbordet

gik bliver ved med at holde liv i en diskussion hvor det jo i virkeligheden bare er sådan

uenige om hvad statsborgerskab overhovedet er der er nogle her i folketinget der mener at det er en rettighed det gør man i

det mener de og det er vi selvfølgelig uenige i og det er den diskussion der også føres ind i den her debat nu en grundlæggende uenighed om hvad statsborgerskab i bund

taler

liberal alliance og konservative

og femten var enige med mig i at der burde være en højere bagatelgrænse

derfor tænkte jeg at så kunne jeg måske glæde de mennesker som nu i dag ikke har kunnet få et dansk statsborgerskab men har måttet vente fire en halv år på at få det fordi de er kommet til at overtræde færdselsloven med at

nu kan man altså rent faktisk godt

for en bøde man får hvis man kører en hundrede og otte og tres kilometer på motorvejen som jo mange gange her i dag er blevet anført af dem som mener

er en rimelig grænse hvis man kører en hundrede og otte og tres kilometer

får man en bøde på fem tusind fem hundrede

det vil sige at hvis man kører en hundrede og otte og tres kilometer på motorvejen

ryger man altså langt over de tre tusind

bagatelgrænse og man bliver også betinget frakendt kørekortet

til skade for færdselssikkerheden

har undret sig over hvorfor man så ikke også vil have undtaget våbenloven så vidt jeg har forstået

man nu begynde at kigge på våbenloven netop

blev standset fordi de havde en lille kniv i deres bagage så vil man lave våbenloven om lad os så holde det for sig det her beslutningsforslag handler jo ikke om våbenloven det her beslutningsforslag handler udelukkende om færdselsloven

fordi man kommer til at overskride

johanne schmidt nielsen har allerede tidligere nævnt nogle eksempler eller i hvert fald et eksempel på

ulykkelige mennesker som er kommet til at overskride den her bødegrænse på tre tusind kroner jeg blev kontaktet af en kvinde

som blev ringet op af en ulykkelig borger som var faldet ud af sengen hun sætter sig så med det samme ned i sin bil og skynder sig at køre ud for at hjælpe den pågældende borger til at komme op i sin seng igen hun glemmer at underrette politiet om at hun nu kommer til at overskride

karenstid på at få sit statsborgerskab fordi hun gerne ville hjælpe den pågældende patient det synes jeg ikke er rimeligt så derfor synes jeg i og for sig at man burde gøre som fru johanne schmidt nielsen opfordrede til nemlig at sige at i disse specielle tilfælde

faktisk har fået en bøde på over de tre tusind

og finde ud af om det er et enkeltstående tilfælde eller om

i det hele taget bare blæser på færdselsreglerne jeg havde lånt min bil ud og fik så

en bøde for at overskride hastighedsgrænserne jeg blev rasende og tænkte at det måtte være den jeg havde lånt min bil

jeg plejer faktisk at være meget omhyggelig jeg har ikke lyst til at betale bøder det viser sig så at det faktisk er mig selv som på dag hammarskjölds allé har kørt tres kilometer i stedet for halvtreds en søndag eftermiddag hvor

på dag hammarskjölds allé men jeg var altså kommet til at overskride hastighedsgrænsen sådan noget kan faktisk udmærket ske

kan man faktisk også komme til at glemme sit kørekort det har jeg også selv været ude for hvis jeg den dag hvor jeg kørte på dag hammarskjölds allé også havde glemt mit kørekort

ville jeg hvis jeg ikke allerede var dansk statsborger ikke kunne være blevet det det synes jeg simpelt hen ikke er rimeligt

rigtig ked af at de tre partier som før vi skrev det her beslutningsforslag og før man indgik en aftale om at tre tusind kroner skulle være grænsen

fornuftige regler som de dengang gav udtryk for at de ønskede

være med til at lave efter et folketingsvalg så det vi snakker om i dag er ikke våbenloven det er ikke

om der skal kræves nogle specielle ting for at blive dansk det mener jeg selvfølgelig også at der skal jeg mener jo ikke at

slet ikke skal stilles krav for at blive dansk

allerede have permanent ophold i danmark der stilles jo også nogle krav

så mildt at det ikke behøver at give karens jeg mener at det at overskride færdselsloven er så mildt at det ikke behøver at give karens hvis

det står i linje to i beslutningsforslaget at

der skal være en bagatelgrænse ikke på titusind

når det handler om våbenloven og så var det jeg nævnte nogle eksempler på nogle der havde fået en straf på tre tusind kroner efter våbenloven og kunne konstatere at det mente man altså åbenbart fra

alternativet egentlig mener jeg håber

om færdselsloven nu blev det så anført at

det skulle være okay at køre en hundrede og otte og tres

på motorvejen straffen for det er fin det koster fem tusind fem hundrede

man får en betinget frakendelse af kørekortet men når man så har fået sin bøde som også fru johanne schmidt nielsen har været inde på skal man så yderligere straffes med at man skal vente fire en halv år på at få lov at blive dansk statsborger

alle var enige om at det var fuldstændig vanvittigt så

det er okay at vi har regler der

og ordføreren nævnte feks at en hundrede og otte og tres kilometer

forstå det sådan at alternativet er enig i at overtrædelser af færdselslovens hastighedsbestemmelser er nok til at det skal kunne udløse karenstid så kan vi altid diskutere hvor grænsen skal gå men at der i det hele

tildelt et job i kommunen men kommunen har ikke kunnet give dem det job

skal medføre en karenstid

er når ordføreren siger og har sagt til mig i salen at man under alle omstændigheder hvis man har permanent

have statsborgerskab det betyder så

det må det jo betyde det må betyde

man har begået kan man få statsborgerskab fordi det der er kriteriet

ophold hvis man er morder alle de krav som

i dag stilles for at blive dansk statsborger har man jo i og for sig opfyldt dengang man fik tildelt permanent ophold der er heller ingen der siger at man hvis man efter

morder får frataget sit statsborgerskab igen det jeg har sagt er at

at der skal lægges yderligere krav på end dem man allerede har opfyldt med sin permanente

have mulighed for at søge om dansk statsborgerskab uden yderligere krav men jeg ved ikke om spørgeren mener at man også skal have frataget sit danske statsborgerskab

kræves mere end det der blev krævet dengang man blev tildelt

yderligere bliver krævet noget i den næste periode altså at man

må begå en eller anden lille kriminalitet skal man så også frataget sit danske statsborgerskab hvis man begår den form for kriminalitet efter at man

skal tale pænt

øvrigt meget sympati for men

det er sådan set noget af jeg går og glæder mig over

så slutter det sådan set med at indgå flere aftaler over tid

når nu der skal samarbejdes på en anden måde

som vi skal regne med eventuelt

og begge dele skal straffes men vi mener i radikale venstre ikke at de her mennesker skal straffes dobbelt ved også at få afslag på optagelse på lovforslaget om indfødsrets meddelelse fælles for de to sager er at de giver bøder på tre tusind kroner eller derover og dermed i udgangspunktet

liberal alliance og de konservative aftalte sidste år med hinanden at

man kunne give dispensation sådan

bøder på tre tusind kroner eller derover alligevel ikke skulle have

bøde på tre tusind kroner eller derover

beslutningsforslaget kan man for eksempel

samlet få en bøde på tre tusind

taler i håndholdt mobiltelefon og undlader at bruge sikkerhedssele eller hvis en bilist på samme køretur både overskrider spærrelinjen ved overhaling og undlader signalgivning vi har lyttet os frem til at mange partier i folketinget gerne vil gøre det muligt

selv om de har fået færdselsbøder på mellem tre tusind og titusind kroner det har vi også

og liberal alliances ordførere i dag vi håber derfor at

i december for mohamad mouamin mohamad er fra min egen by køge han har et arbejde han får gode karakterer han gør det man ellers kunne forvente af folk der bor i danmark og så har han ikke noget tilhørsforhold til andre lande end danmark han opfylder

jævnfør også den nye aftale som er indgået

bredt flertal undtagen det at han har fået en

færdselsbøde for en defekt sele og nedslidte dæk

indtil to tusind og femten gjaldt det generelt at bøder på tre tusind kroner eller derover medførte

den såkaldte hækafbrændersag og jeg er glad for at herre jan e jørgensen har redegjort for hvad der er en ukrudtsbrænder og hvad der er en hækafbrænder

kunne man ikke få statsborgerskab nu har partierne bag

der betyder at bøder på mellem tre tusind kroner og titusind kroner kan forelægges indfødsretsudvalget

for det synes jeg er rigtig fornuftigt jeg synes faktisk

man ikke længere kan få dansk statsborgerskab jeg synes faktisk at der er en bagatelgrænse og det også hørt

sige tidligere når jeg synes at det er fornuftigt

at det også gælder for overtrædelse

jeg igen hørt flere partier her i folketinget sige det er simpelt hen

for det enkelte menneske eller for danmark at vi afviser

potentielle statsborgere fordi

i orden at have en defekt sele selvfølgelig er det ikke det de bliver også straffet

skal straffe de her mennesker to gange det mener jeg ikke at vi skal jeg mener at

herre jan e jørgensen sige at det kunne være en ganske glimrende model og at der stadig

herre jan e jørgensen syntes at det var lidt tosset at man ikke kunne få statsborgerskab for eksempel i tilfældet med mohamad

nedslidte dæk og en defekt sele så lad os dog få lavet

man kan vurdere det fra sag til sag i udvalget

måske endda jeg tror endda hun formastede sig til at kalde det folketingsflertal som

færdselslovovertrædelser fra sfs side at man i dag mener

at

anden pragmatisk løsning så der kunne blive lavet en forelæggelsesordning der handler om

gang til gang for der er nogle af sagerne hvor jeg mener at det er helt ude af proportioner altså jeg synes faktisk det er vildt at man har et menneske man ikke giver statsborgerskab på grund af nedslidte dæk og en defekt sele

ikke kommer i klemme og bliver afvist som statsborger

har nedslidte dæk og en defekt sele det er jo den pragmatiske

når man lige pludselig bliver afvist på grund af en forseelse som jeg mener ligger under bagatelgrænsen så er det en straf for dem

har gjort alt hvad vi har bedt dem om de har kæmpet

grund af for eksempel nedslidte dæk og en defekt sele siger man så nu må i vente igen igen

frustrerende for den enkelte er selvfølgelig at hvis bøden havde været

havde det ikke haft nogen konsekvenser for deres mulighed for at få et dansk pas sidste år indførte et flertal i folketinget en ny ordning så ansøgere der får bøder på mellem tre tusind og titusind kroner efter alle andre love end straffeloven færdselsloven våbenloven og lov om euforiserende stoffer får deres sager forelagt for indfødsretsudvalget med mulighed for dispensation og den ændring blev som bekendt lavet i forbindelse med sagen om den efterhånden

en ældre mand der altså ved en fejl kom til at sætte ild til naboens hæk fordi han fjernede ukrudt med en ukrudtsbrænder ude på fortovet problemet er bare at langt de fleste bødesager vi i de senere år

fastsat i en tid hvor færdselsbøderne var på et lavere niveau end de er i dag tre tusind kroner er i dag den faste takst hvis man på

håndholdt mobiltelefon og glemmer selen tre tusind kroner koster det hvis man glemmer kørekortet hjemme i skuffen og kører med et barn uden barnestol hvis man under overhaling overskrider en spærrelinje og glemmer at blinke

prisen også tre tusind kroner

ikke det selvfølgelig skal

nogle trafikanter skal straffes dobbelt altså både med bøde og med karantæne fra

har tilsluttet sig princippet om at der skal

er i dag på tre tusind kroner det vil sige at det vi diskuterer

nogen sinde kommer til at gøre det mindste i forhold til færdselsloven

fra venstre udtalte som jeg også tidligere har nævnt den enogtyvende maj to tusind og femten altså for mindre end et år siden i politiken at det ikke giver meget mening at man behandler folk der har kørt tre og tres kilometer per time et sted hvor man må køre halvtreds kmt som så alvorlige forbrydere at de skal have karantæne fra deres statsborgerskab

mikkelsen fra liberal alliance sagde jo altså ligefrem den toogtyvende maj to tusind og femten til politiken at

fru mette bock sagde så den niende januar to tusind og tretten til politiken at

at se under en bagatelgrænse fru mai mercado fra de konservative sagde den toogtyvende maj og femten til politiken at hun på linje med venstre og liberal alliance var klar til at diskutere om de her regler skulle ændres på den baggrund havde vi altså enhedslisten alternativet radikale og sf selvfølgelig håbet på et andet udfald af dagens debat

end det som faktisk er sket vi havde håbet at venstre liberal alliance og de konservative stod ved deres udtalelser og at vi sammen enten kunne

vedtage det her beslutningsforslag eller blive enige om noget lignende venstre liberal alliance

vil vi selvfølgelig også meget gerne være med til det

også være et skridt i den rigtige retning i vores forslag lægger vi også op til at gå

mellem tre tusind og titusind kroner altså i sager der ikke vedrører straffeloven

hæve den nuværende bagatelgrænse fra tre tusind

færdselsloven til listen over sager som kan blive forelagt

så er vi selvfølgelig også med på det vores forslag vil jo forhindre at bagatelagtige færdselssager bliver en stopklods for ansøgere som ellers

blive danske statsborgere jeg synes det

der er kommet i dag fra venstre liberal alliance og de konservative

det betyder jo at vi desværre nok kommer til at se mange af de her synes jeg ret

så vi håber naturligvis at de blå partier liberal alliance venstre konservative vil skifte holdning igen

mange tåbelige sager på nuværende tidspunkt for eksempel

to bøder på en gang at de kommer enten på de her tre tusind eller derover så var vi i øvrigt også modstandere af den del af det nye cirkulære som betød at man hævede karensperioden fra tre

en bøde altså har man fået en bøde på titusind kroner

er enhedslisten enig i at så skal man ikke kunne få

og det må jo altså også gælde folk der er født og opvokset

i danmark det betragter jeg som en stramning af enhedslistens

det er rimeligt at der indtræder sådan en karensperiode det er opbakning til hele vejen rundt i folketinget fordi

ikke hæve den så vi undgår de her tåbelige sager vores forslag er så titusind

mennesker i fællesskabet jeg synes jo at det er så sørgeligt at gruppen af mennesker i

mange som faktisk er født og opvokset her i landet der lever i danmark betaler deres skat og arbejder her men som ikke har

man risikerer at skubbe nogle mennesker væk fra det danske samfund i stedet for at knytte dem til

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den syttende maj to tusind og seksten jeg giver indledningsvis

jeg ser selvfølgelig frem til at vi på baggrund af ministerens forelæggelse også kan få en rigtig god debat om de energipolitiske initiativer der står foran os og hvad vi ellers kan se frem til så jeg vil bare på vegne af alle partierne sige tak for

regionalt og i eu regi globalt var det i to tusind og femten specielt indgåelsen af den globale klimaaftale i paris på cop21 som vil sætte

fordi alle lande nu er med i en forpligtende indsats for en global omstilling til lavemission og den omstilling vi længe har haft gang i her i landet har dermed fået et globalt ophæng som vi ikke har set tilsvarende før den danske målsætning om uafhængighed af fossile brændsler blev etableret under regeringen anders fogh rasmussen

i den forstand forud for sin tid det er nemlig i fin overensstemmelse med den nye globale målsætning om at drivhusgasudledningerne

så hurtigt som muligt og derefter reduceres hurtigt kendsgerningen er jo at vi her i landet længe har ført en ambitiøs energipolitik med meget vedvarende energi i systemet høj forsyningssikkerhed og fokus på udvikling af grøn energiteknologi det er i princippet den kurs mange andre lande nu skal stille ind på med den klare internationale retning er det på sin vis endnu mere indlysende at danmark ikke skal føre sin egen isolerede energipolitik men tage højde for at vi er forbundet med resten af verden både konkret politisk og økonomisk et regionalt samarbejde og sammenkobling giver mange fordele i form af øget forsyningssikkerhed og lavere omkostninger det er derfor vigtigt

og udvikler samarbejder om energi med vores nabolande danmark skal spille en aktiv rolle og presse på for en fortsat ambitiøs energipolitik dansk energiforsyning og energipolitik præges også mere og mere af den europæiske dagsorden men det er kun godt

for det giver bedre muligheder for en mere effektiv udnyttelse af et dansk energisystem og sikrer fortsat forsyningssikkerhed med færre omkostninger end hvis danmark stod alene det er regeringens vision at energien skal flyde frit i europa og via energiunionen skal der skabes et indre marked for energi et mere integreret

energimarked og mere sammenhængende energisystemer regionalt og i eu vil betyde positive gevinster for forsyningssikkerhed handelsmuligheder og omstillingen til vedvarende energi der er ingen tvivl om at de europæiske rammer for vores energipolitik i de kommende år vil få betydning for den måde hvorpå vi indretter fremtidig støtte til blandt andet vedvarende energi jeg er fuld af fortrøstning over at vi får løst udfordringerne

vi får høstet de mange fordele der ligger i en øget integration af energipolitikken på tværs af eu medlemslandene men vi skal ikke alene lade den europæiske udvikling komme til os vi skal også selv være med til at skabe den der kan i den forbindelse være behov for at tænke nyt og kreativt netop fordi rammerne så klart er under forandring

det er en af årsagerne til at regeringen nu har nedsat en energikommission

sit første møde i mandags den niende maj energikommissionen som består af ni medlemmer fra forskningsverdenen og erhvervslivet skal analysere og vurdere udviklingstendenserne i energisektoren i en regional og europæisk kontekst og komme med anbefalinger til dansk energipolitik for perioden

tredive energikommissionen

skal arbejde i hele to tusind og seksten og forventes at være færdig med en samlet rapport og anbefalingerne primo to tusind og sytten jeg ser meget frem til hvad energikommissionen har at bidrage med og hvordan det kan fremme regeringens mål om at den grønne omstilling skal ske på en omkostningseffektiv måde

en omkostningseffektiv omstilling af den danske energisektor at vilkårene for danske virksomheder skal forbedres noget

i det forløbne år har fyldt en del er bekymringen for erhvervslivets energipriser og konkurrenceevne pso afgiften har de seneste år været stigende på grund af faldende energipriser og stigende udbygning

eu kommissionen har kritiseret det danske pso system gør at vi i løbet tusind og seksten skal finde en langsigtet pso løsning og det ligger regeringen meget på sinde det samme gør opfølgningen på energiaftalen

for at se nærmere på økonomien i vækstaftalen to tusind og fjorten blev det aftalt at der skal hentes effektiviseringer i forsyningssektorerne på i alt

tre milliard kroner i to tusind og tyve det betyder at forsyningsselskaberne skal levere el gas og fjernvarme og vand og håndtere affald og spildevand

en tværministeriel arbejdsgruppe har i en rapport analyseret mulighederne og det er mundet ud i en række anbefalinger til hvordan gassektoren kan effektiviseres på fjernvarmeområdet indgik regeringen den syvende april i år en aftale om en ny regulering af fjernvarmesektoren den nye regulering skal modernisere hvile i sig selv princippet ved at hvert selskab får udmeldt en omkostningsramme som løbende

gennemføres effektiviseringer med udgangspunkt i elreguleringsudvalgets fire og tres anbefalinger til en ny regulering af elsektoren har regeringen i september to tusind og femten taget overordnet stilling til hvilke tiltag den ønsker at gennemføre de tiltag der medfører lovændringer indarbejdes i en ny elforsyningslov som forventes at træde i kraft

to tusind og atten et andet område der også er i forandring er udnyttelsen af de danske ressourcer til energiproduktion siden nitten

halvfems har danmark været nettoeksportør af olie og gas en position som danmark med de nuværende prognoser forudses at kunne opretholde til mindst to tusind og en og tyve for olie

to tusind og tre og tyve for naturgas dansk olie og gasproduktion har stor betydning for den danske økonomi og ikke mindst for statens indtægter der er fortsat et betydeligt potentiale for yderligere produktion men udfordringerne inden for oliesektoren er mange og store herunder ikke mindst den relativt lave oliepris og den øgede internationale konkurrence regeringen

branchen ved at udarbejde en olie og gasstrategi for den fremtidige efterforskning og kommercielle udnyttelse af de danske ressourcer den gode nyhed er at den syvende udbudsrunde har vist at der uanset udfordringerne udfordringerne fortsat er en stor interesse hos selskaberne for at efterforske i den danske del af nordsøen energistyrelsen fik flere ansøgninger end i de tidligere runder og der blev givet ikke færre end seksten licenser til tolv forskellige selskaber der er som bekendt andre energiinstallationer på havet end boreplatforme nemlig havvindmølleparker udbuddet af horns rev tre blev afsluttet med en vindende vindende afregningspris der er markant under støtteniveauet i de øvrige lande

uden for danmarks grænser er vindmøller på land den vedvarende energiteknologi der undskyld udtrykket har mest vind i sejlene simpelt hen fordi det ofte er den mest effektive

med årtiers erfaring og industriel verdensklasse på området naturligvis en vigtig rolle at spille i den udvikling og vi skulle skulle gerne kunne blive ved med at levere løsninger til verden den offentlige støtte til forskning udvikling og demonstration af nye miljøvenlige og omkostningseffektive energiteknologier ventes i to tusind og seksten at udgøre omkring syv hundrede og halvfems million

tre hundrede og fem og fyrre million kroner det er rigtig mange penge i en tid der kalder på skarp prioritering på tværs af de politiske mål danmark deltager også sammen med en række andre lande i usas

som blev lanceret på åbningsdagen for cop en og tyve i paris regeringen vil på baggrund af vores deltagelse i mission innovation arbejde for at vi fremover markant styrker forskningen inden for de rene energiteknologier afslutningsvis vil jeg gerne understrege at bred enighed blandt folketingets partier om energipolitikken er afgørende hvis vi skal sikre en omkostningseffektiv omstilling der nyder opbakning i såvel befolkningen som industrien investeringer i energisektoren er ofte meget langsigtede

er brug for de stabile rammer som de brede energiforlig sikrer regeringen vil ufortrødent arbejde for at danmark også i fremtiden har en ambitiøs energipolitik med bred politisk opbakning og jeg ser frem til en fortsat konstruktiv dialog om hvordan vi bedst muligt når de energipolitiske mål

den position vi har i danmark som nogle af dem i verden der er bedst til

lige for tiden man kan sige at med aftalen i paris

derfor vil det også være sådan i de kommende år og det står der

rigtigt i redegørelsen at efterspørgslen efter de grønne løsninger vil stige markant

være flere kunder i den grønne butik og i den situation er det selvfølgelig afgørende

gerne vil handle med der tror jeg at vi har en gylden chance i danmark for at kombinere en grøn omstilling der hjælper klimaet og som sikrer en bæredygtig fremtid

som kan betyde at danske virksomheder faktisk kan høste frugterne

arbejde der er blevet grundlagt gennem de sidste tredive år

også sådan at når man med

hjælpe noget hvis vi i danmark egentlig holder forrest i pole position men så glemmer at trykke på speederen mens

det er utrolig ærgerligt hvis man på nuværende tidspunkt i dansk erhvervspolitik i dansk grøn erhvervspolitik faktisk begynder at skabe usikkerhed omkring vores retning begynder

de klimamæssige ambitioner eller de energipolitiske ambitioner og på den måde så at sige sætter den førerposition over styr som vi ellers ville kunne høste

vil lave en strategisk eksportstrategi eller hvad det er man kalder det men i hvert fald en eksportstrategi for

sige at man kommer til klimatopmødet eller nogen andre steder hen med lavere ambitioner end man havde sidste år det er også sådan på globalt plan og det står også i redegørelsen at vi

det er det knæk som vi har arbejdet på at få i danmark i mange år og som vi

som jo er rigtig rigtig vigtigt på verdensplan vi ser nogle af de teknologier som ministeren har gennemgået og som vi bryster os af blive billigere vi kan se

fremadrettet skal fylde mere end vi troede for fem år siden fordi priserne er blevet lavere det kan jo give mere vedvarende energi for de samme penge der har også været meget snak om at prisen for den grønne omstilling er blevet for høj men jeg synes

faktisk har oplevet at horns rev tre som ministeren også nævnte altså vores seneste vedtagne havvindmøllepark blev

afsluttende fase i forhold til udbud har vi lagt et loft

til kriegers flak den næste store havvindmøllepark har vi det stærkeste felt nogen sinde i forhold til skarpe bud og dygtige virksomheder som kan byde ind på at levere det her så heldigvis går prisen den rigtige vej

går stærkt nedad når det så er sagt

for

skal have løst og vi har efterlyst at regeringen spiller ud med hvordan

hjælpe de virksomheder som kan være presset af særlig høje energiomkostninger

i det hele taget bare kan få lavet om på de afgifter der står i vejen for den grønne omstilling og for nogle af vores konkurrenceudsatte virksomheder

regeringen nu efterhånden er ved at komme ud over rampen så vi ser frem til de konkrete løsningsforslag og ikke bare

sikkerhed omkring de aftaler vi har indgået bredt det er jo det som investorerne skal sætte deres penge på og derfor er det

også ekstremt skadeligt for omstillingen hvis man hele tiden åbner for muligheden for at vi muligvis ikke mente det

her til sidst vil jeg lige nævne et par ting som jeg synes man måske kunne kunne gå lidt mere ind i i den her debat der står lidt

øge indsatsen for forskning i

halvere forskningen i eudp i

man kan jo ikke både stå i paris og sige at i to tusind og tyve vil man gerne bruge mange penge på forskning

i to tusind og seksten som det er vedtaget halvere og så i øvrigt i to tusind og sytten

ikke rigtig have noget bud på hvor mange penge man der regner med

fristes til at sige at det er en lidt billig omgang at sige

at der bliver brugt mange penge på energiforskningen det er jo nu vi har problemet det er nu vi har udfordringen derfor er det selvfølgelig også nu vi må forvente at regeringen leverer på det

nogle andre strukturelle ting som vi skal have taget fat på og som opvarmning til det kommende energiforlig

vi er enige om at det er det vi skal i gang med at snakke om

brugt mere af den grønne strøm og ikke kun hvordan

side er lidt kritiske over for den kan man sige afvigelse fra to tusind og halvtreds målet som jeg synes mere og mere ligger i regeringens politik hvor man taler om den her fossile uafhængighed

som ikke længere skal forstås sådan at vi er helt fri af de fossile brændsler men som bare skal forstås sådan at hvis vi bygger en ekstra havvindmøllepark og sender strømmen ud af landet

man skal gøre sig klart at det som

flere havvindmølleparker det kommer de også til at spørge om

derfor er vi selvfølgelig også nødt til at vise i praksis at man kan drive et samfund endda et velstående samfund uden

at vi skal være fri af de fossile brændsler i to tusind og halvtreds

skal lave lige så meget vedvarende energi som vi bruger energi det er en svækkelse af den ambition og jeg tror også det vil være en svækkelse af

slutte af med at sige at det er det der er en samlende

for fremtidens generationer og klodens klima så gør vi det jo også fordi

på det her område og fordi det er noget af det der kan skabe arbejdspladser og ikke bare arbejdspladser til de længstuddannede i de store byer men også arbejdspladser til 3ferne til metalarbejderne rundtomkring i de områder af landet hvor

den kombination skal vi holde fast i vi ikke smide den førertrøje væk som det har taget os tredive

den baggrund siger vi ja til at gå ind i drøftelser af hvordan vi kan gøre det her bedre hvordan vi kan lave om på afgifterne men vi siger også nej til at skrue ned for de grønne ambitioner og smide den grønne førertrøje som vi har kæmpet så hårdt for så skal jeg til sidst på vegne af en række partier

jeg vil sige at der er åbent for flere partier hvis der er flere partier der ønsker at være med men indtil videre

folketinget opfordrer til en videreførsel af den bredt funderede og langsigtede energipolitik i danmark herunder ikke mindst at vi også fremadrettet sikrer en ambitiøs grøn omstilling af vores energisystem afgifts og tilskudssystemet skal understøtte den udvikling folketinget konstaterer at danmarks førerposition på det grønne område hidtil har givet os titusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter fra eksport af grønne energiteknologiske løsninger den førte energipolitik skal være omkostningseffektiv samfundsøkonomisk bæredygtig og styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og beskæftigelsen generelt omstillingen skal skabe arbejdspladser ikke koste arbejdspladser

for energisektoren i sin helhed at der er sikkerhed om investeringerne og at man kan fæste lid til de aftaler der er indgået

flertal i folketinget stabile rammer som virksomheder kan investere i tillid til er af afgørende betydning folketinget opfordrer regeringen til at sikre stabilitet

i danmark er

eu

alle virksomheder er pint

jeg vil bare spørge ordføreren hvad giver

også en konsekvens af en faldende elpris faktisk er det også sådan at det vurderes at det er syv og tyve milliard

at vi gerne vil diskutere om der er noget vi kan gøre for nogle bestemte virksomheder

er det jo fordi den her gennemsnitsbetragtning måske alligevel efterlader nogle bestemte konkurrenceudsatte virksomheder som kan have et særligt problem

med fru pia olsen dyhrs parti målrettet

nogle af dem der var udfordret af det her spørgsmål jeg tror det er

jo blandt andet noget der skete mens s

os positive over for at gøre det endnu engang men man må sige at det viser sig

får mere energieffektive virksomheder ud af

grunden til at vi har højere pso afgift

vi faktisk har fået en ekstremt billig strøm og de vedvarende energikilder vil jo også fremadrettet give os

mulighed for at der måske er halvtreds virksomheder der

og ser på graferne her i redegørelsen må man sige at der ikke er et væsentligt pso problem for

og den løsning der skal findes i danmark fordi eu har sagt at

der er jo så en blå splittelse som gør at at det kan være interessant at vide

at vælge den løsning hvor man

at den er blevet debatteret nok i den proces

ønsker et opgør med psoen men vi har jo ikke rigtig fået vide

i den situation har vi sagt ganske som vi har sagt også før regeringen sagde noget om at den ville af med psoen at vi gerne vil være med til at diskutere hvordan man finansierer den grønne omstilling klogest og hvordan man hjælper de virksomheder som faktisk godt kan være udfordret nu nævnte herre søren egge rasmussen selv det lovforslag som er på vej til at blive andenbehandlet og som vi har diskuteret i dag i udvalget det er jo netop et eksempel på at vi faktisk gerne vil gå ind og hjælpe de industrier der er udfordret hvad enten det er cementfabrikker eller andre industrier som har haft behov for at få en håndsrækning på grund af de høje pso afgifter der støtter vi

set op om den målrettede hjælp men vi har også sagt til regeringen at hvis den lægger

til at finansiere den grønne omstilling det vi ikke diskuterer er at vi skal fastholde ambitionen og niveauet

den grønne omstilling og at den finansiering som man finder på skal være socialt afbalanceret

til hvordan man vil hente pengene derfor er det også lidt svært at diskutere regeringens

være virksomhed i danmark og tjene penge i danmark med det

system vi har haft altså det har vist sig at aalborg portland aldrig har investeret så mange milliarder eller ansat så mange nye mennesker

her for for nylig altså efter at

konstruerede sammen da vi var i regering så det kan godt lade sig gøre specielt hvis man gør

jo derfor at socialdemokratiets politik hele tiden har været at have den balance

drive andre virksomheder fra hus og hjem

og det er derfor at vi har støttet når man er gået ind og

og givet en håndsrækning til bestemte virksomheder som har været udfordret

er kommet fra fra eu

stå her og sige at at det aldrig må blive lagt på finansloven men jeg vil bare høre om ordføreren

og noget af den slingrekurs vi har set på visse områder er fuldstændig tryg ved at putte det på en finanslov

er ordføreren fuldstændig tryg ved at det vil sikre den langsigtede strategi som vi jo også skylder

er det vigtigt at man kan regne med rammerne også mere end bare fra år til år så skal der selvfølgelig også være en social balance men jeg synes det er en lille smule svært at diskutere på nuværende tidspunkt når vi ikke kender forslaget til løsningen

politisk aftale som omfatter meget store milliardbeløb og som har indflydelse på alle danskeres økonomi og på vores virksomheders konkurrenceevne derfor var det vigtigt for os at deltage i aftalen men det var ikke bare for at have indflydelse på selve aftaleteksten det var så sandelig også for at få indflydelse på den lange række af udmøntninger der sker i løbet af aftalens i alt otte år lange løbetid frem til to tusind og tyve og ikke mindst fordi aftalen trækker i retning af at danmark også i fremtiden vil være uafhængigt af energi fra udlandet

meget væsentlig prioritet for dansk folkeparti det er nemlig et element vi lægger vægt på for vi ønsker ikke at stå i et afhængighedsforhold til

afhængige af at kunne importere olie fra mellemøsten der blev det udnyttet groft på samme måde kan man også se andre lande

af import af gas fra rusland også af og til bliver trykket på den måde så det er ikke en situation vi ønsker danmark skal stå i et andet vigtigt element i energiaftalen som vi lagde vægt på er at energibesparelser indgår som en meget vigtig del

en meget vigtig del af energipolitikken

også en vigtig måde at undgå import af energi på og det er i det hele taget et rigtig godt parameter for det giver alt andet lige et mere økonomisk effektivt samfund når vi har et energieffektivt samfund danmarks konkurrenceevne bliver styrket når overflødigt forbrug af energi bliver minimeret

trods alt er en hel del billigere at spare på energien frem for at udskifte hele

grøn energi så er det altså billigere bare

med at bruge energien for dansk folkeparti er det også vigtigt at vores erhvervsliv ikke belastes yderligere af den førte energipolitik og dermed taber konkurrenceevne over for udlandet det vil nemlig koste arbejdspladser derfor ser vi også fortsat med bekymring på udsigten til en kraftigt stigende pso regning i de kommende år eller rettere når pso ordningen så omlægges

udsigten er i hvert fald at den regning der er for den grønne omstilling

er stigende vores opfordring til regeringen er derfor at vi i energiforligskredsen forsøger at nedbringe den langsigtede langsigtede regning for den grønne omstilling det kunne eksempelvis ske ved at vi går de endnu ikke gennemførte elementer af energiaftalen efter for at se om ikke noget kunne gøre anderledes med de ord skal jeg sige at vi takker regeringen for redegørelsen

højde for de problemer som den nuværende energipolitik giver erhvervslivet hvor den stigende pso regning skader erhvervslivets konkurrenceevne med tab af arbejdspladser til følge folketinget opfordrer regeringen til at tilrettelægge

at man sikrer en stabil energiforsyning fremmer vækst og beskæftigelse samt

psoen jo samtidig som ordføreren også ønsker som en bremse for unødvendigt energiforbrug

og man betaler til omstillingen alt efter hvad man bruger derfor vil jeg gerne spørge ordføreren

når ordføreren har afvist

dansk folkeparti så for eksempel kigge på

psoen som pso fordi den jo netop påvirker det energiforbrug som ordføreren var så optaget af

men vi har også meldt ud at det det man kalder finanslovsløsningen

er en mulighed som vi ser nogle perspektiver i fordi der ligger nogle

altså skal det være svarende til det niveau

otte ni milliard kr eller forestiller ordføreren sig også at det beløb kan sættes ned altså at vi kan gå lidt ned

i den bæredygtige omstilling som vi er i fuld gang med og hvor målet jo er

så nu er det afklaret

der bliver lagt vægt på at at man italesætter at der

pso regning skal man forholde sig seriøst til dansk energipolitik er man altså nødt til at lægge to tal sammen så er man nødt til at se pso i sammenhæng med elprisen fordi

udgifter til energi

set ikke er højere end når man sammenligner med

var en retorisk stramning at sige at dansk folkeparti er er direkte imod

er vi ikke men vi har bare ikke ambitionen om

en energipolitisk redegørelse redegørelsen viser nemlig at danmark har en styrkeposition i at finde gode energiløsninger vi er et

på det grønne område samtidig viser redegørelsen at der er plads til forbedringer

forsøger at bevare vores grønne førerposition skal vi samtidig være opmærksomme på at den grønne omstilling ikke må give unødig høje omkostninger for dansk erhvervsliv og de danske skatteborgere vi ønsker at understøtte

energipolitikken så man fremmer den grønne omstilling på en omkostningseffektiv måde der bidrager til vækst og beskæftigelse

nemlig ikke nok at vi investerer massivt i grønne energiløsninger vi skal også sørge for at være konkurrencedygtige ellers rykker vækst og arbejdspladser til lande med mindre restriktive energikrav et af de punkter som bliver fremhævet i energiredegørelsen og som jeg

fremhæve her er at danmark ikke skal føre sin egen isolerede energipolitik det fører ingen vegne for det danske energisystem er forbundet tæt med resten af verden og hvis vi skal øge forsyningssikkerheden og sænke omkostningerne kræver det samarbejde på tværs af landegrænser danmark kan heller ikke løse verdens energiproblemer alene det skal vi heller ikke danmark skal i stedet arbejde for at lægge pres på andre lande for at føre en ambitiøs energipolitik det er det globale energiregnskab der tæller i sidste ende energieffektivitet

helt central del af den energipolitiske redegørelse i danmark er vi gode til at finde på smarte energiløsninger det er vi kendte for ude i verden

det er også lykkedes os at øge vores eksport af energiteknologi i to tusind og fjorten udgjorde energiteknologien ikke mindre end tolv procent af den samlede danske vareeksport det er noget vi kan være stolte af analyser har vist at energiintensiteten i de danske virksomheder er blandt de laveste i eu

vi er så gode til at energieffektivisere og vores arbejde med at effektivisere på energiområdet fortsætter dansk energipolitik skal bidrage til at styrke vores konkurrenceevne det gør den ved

og have fokus på grøn realisme og det er netop venstres politik venstre arbejder

forbinde danmark tættere med udlandet vi arbejder for at sikre gode energiløsninger til så få penge som muligt med disse ord tilslutter venstre sig fuldt ud de konklusioner og analyser som står i redegørelsen vi ser frem til det fortsatte arbejde med at udarbejde en god fornuftig energipolitik for

at løse energiudfordringerne samtidig med at vi sikrer vækst udvikling og arbejdspladser

er det mere ambitiøs end polen

de nye tal for eksporten i to tusind og femten kom også i april nok relativt få dage efter at redegørelsen

de viser altså et fald i den danske eksport af energiteknologi på tre milliard kroner det synes jeg er en meget bekymrende

ordføreren lagde vægt på at vi skal satse på udvikling

midlerne jo nærmest blev halveret i den finanslov som regeringen stod i spidsen for det er altså noget af den udvikling som vi med tiden skal opnå eksport ved

og årsagen til at

nævnt de nyeste tal som så dog ikke fremgår af den redegørelse

klart nummer et i eksport af energiteknologier derfor kan vi i den grad

til den her meget lille tilbagegang kan

psoen måske skal omformes til noget andet altså at den skal lægges ind under

for hvordan vi i årene fremover også kan udvikle den grønne energiteknologi når man har en ordning der pludselig skal kæmpe med alle de andre emner der er på finansloven hvert år

flere modeller i spil der er så blevet redegjort for at det

den største samfundsøkonomiske gevinst

der sker hvis nu den bliver en del af finanslovsforhandlingerne

at vi skal finansiere de fælles aftaler som er en del af energiforliget så når vi laver et energiforlig på tværs af forhåbentlig mange partier i folketinget igen som rækker

og tredive så er det jo nogle ting vi har forpligtet os til at finansiere hvorfor finansieringen blot vil være på finansloven og ikke via en afgift som desværre har den kedelige konsekvens

må flytte ud af danmark og

for eksempel et kystnært udbud

diskussion om at det kan være det skal aflyses

det er også derfor at regeringen agter at indkalde til drøftelser om

i forhold til dengang vi indgik forliget i to tusind og tolv så

er fornuftigt ved så store overskridelser at vi lige sætter

en lægmandsforklaring på hvordan

man skal forstå det her med at vi har en grøn førertrøje men at vi ikke skal gå længere end eu beder os om altså det der med

om vi skal være på eu gennemsnittet eller om vi skal gå foran har

skal vi så sænke vores niveau så

kommer på gennemsnittet i eu eller hvad er det det betyder når venstre siger at vi ikke skal være foran

henviser til den grønne realisme som er regeringens dagsorden pointen er at vi ikke ønsker at danmark skal løbe for langt foran og være tossegrønne i en iver

eksport af energiteknologi hjælper det ikke at vi kan vise det ene projekt frem efter det andet der har kostet så meget for staten at de lande som vi egentlig skulle eksportere til ikke ligefrem kan se det fornuftige i det

folkelig opbakning til den grønne omstilling og det gør vi kun hvis den er priseffektiv og det er derfor vi har så meget fokus på hvad omkostningerne bliver for den grønne omstilling

positive under klimatopmødet at man fik en forståelse for

en kraftigere opbremsning så klodens

set vigtigt at der er lande som danmark som udvikler energiløsninger og som satser på

eksportere de energiløsninger til andre lande jeg synes det er væsentligt at

kommer danskerne til gode vi har en lidt skæv

pso debat i danmark jeg ser gerne at der

fokus på at danskerne skal have mere ud

det vil sige at det med at satse på energiunionen og

ikke er det det der skal i fokus det der skal i fokus er hvordan vi kommer til at bruge den danske vindmøllestrøm på en mere intelligent måde så vi får mest muligt ud

det betyder jo at vi skal have mere el ind i vores fjernvarmesystem det betyder at vi skal have mere

og det synes jeg der er alt for lidt

i to tusind og femten de tal er så ikke med

det er altså et fald på tre milliard kr og det er så den grønne energiteknologi der er sket et

de årsager og se på om man kan gøre noget for at få vendt kurven igen

umådelig stor betydning at vi

en situation hvor vi kan skabe arbejdspladser ved at eksportere de grønne løsninger som bliver udviklet i danmark og det er vigtigt at vi stadig væk har

læser de årlige rapporter over eudp

opnået ved at der er virksomheder som har fået

er kommet frem til et niveau hvor man kan klare sig uden støtte det

og hvad ser man så kort tid efter

endnu større som bliver danmarks største og som

masser af solstrålehistorier

så konstatere at det ikke ser ud til at

anden bestemt løsning vi vil i enhedslisten ikke ikke udelukke noget som helst på forhånd vi indgår meget gerne i seriøse drøftelser og jeg synes

det er jo egentlig i energiforligskredsen at man bruger de penge som kommer ind fra pso

som er med til at udmønte

det er nødvendigt at vi har en stabil finansiering af vores fortsatte grønne omstilling jeg synes det er lidt en skam at

set åbner grænserne lidt jeg synes ikke man skal være så katolsk

udbygning på solcelleområdet hvor det er skitseret at to

blive konkurrenceudsat og hvor det kan ende med

at danske energiselskaber kunne lave investeringer i tyskland og kunne modtage

set være en en ordning som umiddelbart ser ud til

kunne være et plus for danmark

lidt noget rod men det er åbenbart en af de muligheder der er og den synes jeg

vi samtidig har meget lave elpriser så samlet set er det ikke noget problem man er nødt til at diskutere dansk energipolitik i en situation hvor man kan lægge to tal sammen

på et seriøst niveau og det synes jeg indimellem mangler

hjælpe virksomheder til at gennemføre energibesparelser så de

gå mere efter der har været nogle kriseprægede år

i dansk erhvervsliv hvor man har holdt igen

investeringerne men kigger man seriøst på det

tror at den kan eksistere fem år mere så er det altså fornuftigt

investeringer i energioptimering

set er et faktum at der mangler noget der så har vi et punkt hvor regeringen

vi har haft en drøftelse i energiforligskredsen om

er nogle partier som mener at man skal gå efter at der kommer et kæmpe bioetanolværk ude ved holstebro

nogle tilskud og så kunne man måske komme frem til at der er noget dansk bioetanol der kommer i tanken jeg synes at vi mangler at få en langt mere seriøs gennemgang af hvordan vi kan elektrificere

elbusser der er altså et potentiale som er uudnyttet som vi bør satse på og som kan have

så står det også omtalt at der har været en udmøntning af energireserven der står ikke noget om at en stor del af energireserven gik til at fremme geotermi der er kommet en rapport den rapport var i en udgave

partierne havde den heller ikke da vi i energiforligskredsen valgte at lave en løsning

fremmede geotermi nu er rapporten så kommet frem uden at ministeren

kommet med nogen særlige anbefalinger det synes jeg

at der er tyve kommuner som bør gå videre

være en større del af fjernvarmesystemet fremadrettet

der ikke er landet helt altså i energiforligskredsen vil vi fastholde målene på tolv

de kommende fem år eller vi må hellere sige

jeg savner at at vi kommer frem til i højere grad at kunne få flere til at investere i den

er altså en skam at ministeren indimellem er ude at lufte at man måske skulle

nogle pensionskasser

man kan notere sig at der er store pensionsselskaber som investerer i udlandet de kunne lige så vel investere i danmark

de andelsejede energiselskaber som også i høj grad er ude at lave investeringer i vedvarende energi og som søger projekter vi har kommuner som har

vi har boligforeningerne som laver energirenoveringer

drivkraft for at nedbringe energiforbruget i de mange boligforeninger og der duer det altså ikke at der er usikkerhed om

men jeg er helt åben over for at vi kan drøfte mange ting

synes jo ikke det er ligegyldigt hvad vi bruger pengene på og om vi får det bedste vi kan få for pengene

kunne de investeres klogere og bruges bedre og kunne vi helt

dem ville vi så få et endnu bedre og mere effektivt energiforsyningssystem og ville vi opnå det dansk folkeparti har efterlyst i den her debat nemlig at danmark skal være mere selvforsynende

kommer jo rigtig mange delegationer på besøg i danmark for at se

løsninger man har og det at

for eksempel kan se at der er københavnere der cykler som

hvor biomasse for eksempel har en afgift som afspejler den

udbygningen yderligere

henses til at de fleste

og tyve mål er nået for så vidt angår

kriegers flak og de kystnære vindmøller det er jo netop disse meget dyre vindmølleparker der udgør hovedproblemet i pso afgiftens himmelflugt og det er især disse parker som vil fylde mere i den fremtidige fremskrivning det kan vi jo se

vi får fra energistyrelsen

og så samtidig sætte store dyre projekter i gang der gør at de bliver endnu højere i betragtning af pso problemets størrelse

kan jeg måske godt undre mig over at den fire og tyve sider lange rapport kun har ofret fire og en halv linje

afgiftens traktatstridighed

måde hjørnestenen i energiforliget

der diskuteres på hvilken måde problemet kan løses nemlig ved at lægge afgiften

her kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren om sådan en ordning er godkendt af eu umiddelbart

konkurrenceforvridningen mindskes af at staten opkræver beløbet på finansloven frem for

en statslig styrelse altså energinetdk

på elregningen i ingen af tilfældene får udenlandske elproducenter tilskud

til den danske producent selv om man i begge tilfælde handler på det danske marked men det får vi nok en redegørelse for på et tidspunkt et andet problemfelt er den enorme vækst vi har fået i biomasseudbygningen hvoraf langt det meste kommer fra importeret træ jeg savner dels en diskussion af hvorvidt denne udbygningstakt er

regeringen da den primært er en konsekvens af afskaffelsen af forsyningssikkerhedsafgiften eller brændeafgiften om man vil

en diskussion af hvorvidt en sådan udvikling overhovedet kan betragtes som bæredygtig

endelig skal jeg notere at ministeren ikke har fundet anledning til at påpege muligheden for at arbejde

ordninger som for eksempel certifikatordningerne som er langt billigere og som vil betyde at man ikke kommer i den situation

for ansøgningerne som tilfældet var med solcellerne forleden vi er nu i den absurde situation at vi støtter en meget dyr

det problem håber jeg at ministeren vil adressere

jeg også ser tilløb til det i den nylig offentliggjorte afgiftsanalyse eller delanalyse som det hedder og ligesom jeg ved forskellige lejligheder har hørt ministeren tale positivt om mere teknologineutrale ordninger i et markedsbaseret system det får vi nemlig brug for

mere marked mere forskning og udvikling til gengæld

i fremtiden og det

thorium som vi diskuterede i går som en ny teknologi vi skal ikke herindefra sidde og pinpointe hvad der er rigtigt og forkert vi skal lade teknologierne konkurrere mod hinanden med disse bemærkninger har jeg tilbage at takke for redegørelsen som klart går i en bedre retning end det vi har set de senere

store problem eftersom der står i redegørelsen at den samlede energiudgift for danske virksomheder og danske forbrugere ligger på gennemsnittet

eu det er måske en lille smule overdrevet for jeg vil gætte på at liberal alliance ikke mener det men jeg vil

indgår i en normal prioritering så man kan se

til primært vindmøller og hvor vi får en energi som vi ikke kan bruge i det omfang den bliver produceret vi skal jo stort set sælge sælge halvdelen af den energi

importere dyr energi tilbage den måde at føre energipolitik på som psoen har været omdrejningspunktet for synes vi er temmelig ufornuftig og derfor er vi glade for at regeringen tager hårdt fat i den her pso diskussion

det tydeligt hvad det koster for herre og fru jensen

at en vindmølle ville svare til to supersygehuse

han forestiller sig at når vi nu putter det på finansloven hvis det er det det

man bruge dem til supersygehuse man kan også lave en vindmøllepark

at ambitionsniveauet skal være er det flere supersygehuse og slet ikke mere vedvarende energi

i forhold til prioriteringsdiskussionen siger det sig selv at når vi får det på finansloven

om vi hellere vil have et ekstra sygehus eller hvad vi vil have måske en ekstra flyvemaskine der kan være mange ting man synes

er vigtige men det centrale i det er at det bliver tydeligt for det er nemlig langt mere demokratisk

kan se alle de mange milliarder vi hælder ned i blandt andet den energi

og beskæftigelse i danske virksomheder samtidig med at regeringen

hvilken stigningsrate forventer ministeren i den danske energiforskning

og ea energianalyse har evalueret den danske energiforskningsindsats og konkluderer at der er en klar sammenhæng

konkurrenceevne jobskabelse

for hver krone der investeres i energiforskningsstøtte er der i snit to en halv kroner i afkast

de seneste år har været stigende på grund af faldende energipriser og stigende udbygning med vedvarende energi og det er jo fuldstændig rigtigt og forventeligt for at sænke pso afgiften er det derfor relevant at høre hvilke initiativer ministeren påtænker i forhold til at øge efterspørgslen efter strøm og derved sænke udgiftsniveauet her anbefaler klimarådet at fokusere på eldrevne varmepumper og elbiler jeg kan jo godt fornemme på det hele at der ikke er flertal for at videreføre

som vi kender den i dag det er ærgerligt

en god ordning med nogle gode principper

løst problemerne i forhold til eu kritikken ved at åbne noget af vores pso støtte op

og her peger tallene på at danmark ville få flere pso penge fra tyskland end vi skal levere den anden vej men sådan en løsning er der desværre ikke flertal for når nu alt alligevel er oppe i luften og regeringen med de konservatives melding i dag ikke har flertal for finanslovsløsningen vil jeg opfordre til at vi i fællesskab indretter et fremtidssikret system der skaber de nødvendige stabile rammer for energipolitikken en afgiftsmæssig ligestilling mellem energiformerne ville være på sin plads og på tide det ville gavne el og biogas jeg vil foreslå folketinget at vi sikrer mere lige konkurrencevilkår på markedet for flere energiformer det vil resultere i en markant ændring af markedet hvor alle former for energi ligestilles i højere grad i dag forholder det sig desværre sådan at

sociale økonomiske og miljømæssige bundlinjer danmark støtter den sorte energi langt mere end for eksempel holland norge sverige og finland gør det

jeg tænker vi alle kunne blive enige om er det problematiske i at vi i dag ikke prissætter den samfundsøkonomiske ekstraomkostning ved fossile brændsler

skævvrider vi markedet og får svært ved for alvor at sætte fart

den grønne omstilling i alternativet håber vi på at vi hurtigst muligt kan få indregnet de reelle omkostninger ved brugen af forskellige energiformer i prisen sådan kan vi udbedre den markedsfejl vi ser i dag hvor vi ikke tager højde for de samfundsmæssige omkostninger ved fossile brændsler i dag koster for eksempel luftforurening ifølge de miljøøkonomiske vismænd ni og tredive milliard

men denne omkostning indgår ikke i den pris vi betaler for den fossile energi og sådan skævvrider vi altså markedet derfor håber jeg også i løbet af debatten at blive klogere på hvad der menes med at omkostningerne for erhvervslivet og forbrugerne ikke må blive unødvendigt høje

er jeg bange for at regeringens definition af omkostninger er meget snæver netop fordi man ikke kigger på de omkostninger

klima miljø natur og menneskelig sundhed og trivsel men jeg er samtidig rigtig glad for at skiftende regeringer gentagne gange har påpeget fornuften i at indregne miljøskader i priserne senest af denne regering i delanalyse

are global energy subsidies fra to tusind og femten der påpegede at vores manglende evne

til at håndhæve netop dette princip årligt koster fyrre milliard

hvoraf statens afkald på skatteprovenu er en betydelig del af forklaringen her henvises der især til de lave afgifter på diesel som man blandt andet kan se effekten af i sønderjylland hvor mange tyske bilister vælger at tanke op på grund af lave danske afgifter har ministeren til hensigt at arbejde hen imod en større grad af håndhævelse af regeringens eget princip om at indregne miljøskader

udbygning af vedvarende energi energistyrelsen har beregnet at vindkraftskapaciteten skal øges med cirka tre hundrede og halvtreds

og halvtreds målet om en forsyningssektor baseret på vedvarende energi skal nås til sammenligning er vindkraftskapaciteten i snit steget med kun cirka to hundrede og halvtreds

årligt de seneste ti år det har skabt et massivt investeringsefterslæb hvilke initiativer vil ministeren tage for at adressere dette efterslæb og sikre lavere priser i redegørelsen står

el fra biomasse modtager et fast pristillæg på femten øre per

og biomasse er desuden fritaget for energi

afgifter så er mit spørgsmål om ministeren mener at denne krydssubsidiering er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig og jeg citerer igen fra redegørelsen anvendelse af biogas som transportbrændstof er kun i sin spæde start ja det er rigtigt og eftersom fem og halvfems procent af transportsektoren er afhængige

brændsler og energistyrelsen samtidig anser gas for at være det mest optimale brændsel

er det jo interessant at høre hvad ministeren planlægger at gøre for at lette den

en hensigtsmæssig måde at måle den grønne omstilling på kan være fortrængning af fossilt energi forbrug det vil sige mængden af kul naturgas og olie som udfases det er jo en god måde at måle omstilling på men hvordan går det med omstillingen

til let transport og gas til tung transport som jo kun bliver endnu mere relevant når

kommissionen kommer med deres byrdefordeling her til sommer når ministeren siger at det er vigtigt at holde fast i den danske førerposition inden for eksport af grøn energiteknologi så er jeg meget enig men så er det som om regeringen alligevel hele tiden bakker

omstillingen med henvisning til at omstillingen ikke tjener som eksempel for udlandet hvis den bliver for dyr for forbrugerne og erhvervslivet det er egentlig fornuftigt nok men jeg tror bare kun

det bliver dyrere jo længere vi venter

ikke kan gå for langsomt og som altid vil betale sig på alle bundlinjer i den sammenhæng vil jeg også gerne henlede ministerens opmærksomhed på

studie fra marts der konkluderer at strenge miljømæssige krav og lovgivning ikke skader eksport eller konkurrenceevne tværtimod selvfølgelig vil dele af den voldsomt forurenende industri opleve færre fordele end den grønne industri

der samfundsøkonomisk blive kompenseret for ved stigningen i den grønne eksport tiden er simpelt hen ikke til inerti

satsning på fortidsteknologier vi ved i hvilken retning vi skal lad os hjælpe fremtidens teknologi og erhvervsliv på vej i stedet for at holde fast i nogle dogmatiske og

modbeviste antagelser om at grøn regulering skader vores økonomi når det forholder sig stik modsat for lige kort at runde det internationale aspekt af vil jeg gerne rose ministeren for at ville spille en aktiv rolle og presse på i eu for en fortsat ambitiøs energipolitik men jeg oplever bare ikke at det er tilfældet lige nu en række eu lande som tyskland østrig frankrig portugal belgien england og sverige giver i eu udtryk for at der er brug for en øget ambition fra eus side her efter den historiske parisaftale fra december og mig bekendt bakker regeringen dog ikke op om den linje så jeg ved ikke helt hvordan ministeren mener at man i eu fortsat presser på for en ambitiøs politik hvis man var ambitiøse i eu ville det betyde at man aktivt arbejdede for at eu satte nogle reduktionsmål for

er i tråd med konklusionerne i parisaftalen men det modarbejder danmark jo på trods af at syv andre lande presser på for højere ambitioner

at omstillingen skal være omkostningseffektiv synes jeg derfor også det er mærkværdigt at regeringen for eksempel ikke arbejder på en opdatering af eus

står over for en meget drastisk reduktionskurve efter

som vil være dyr at implementere så jeg har nogle gange lidt svært ved at forstå hvorfor man ikke drager konklusionen af det man siger omkostningseffektiv omstilling betyder at det skal gå hurtigt nu da vi ellers får rigtig travlt senere så vil jeg bare

lige afslutningsvis opfordre ministeren og regeringen til at lytte til de mange gode anbefalinger og råd der kommer fra klimarådet regeringens egne klimarådgivere der kommer med nogle rigtig gode råd i forhold til for eksempel reduktionsmål

dansk energipolitik er baseret på grøn teknologi vi har med en stor indsats på vindområdet vist at vi kan indtage en førerstilling internationalt i udviklingen af den grønne energiteknologi det er en vej vi skal fortsætte ad

vigtigt at vi også inddrager andre grønne teknologier som sol og brug af biomasse med særlig vægt på udviklingen af andengenerationsteknologi den grønne omstilling er først og fremmest sikkerhed for miljø og klima så vi ikke på bekostning af vore efterkommere opbruger klodens ressourcer og ødelægger miljøet den grønne teknologi må godt på kort sigt koste ekstra i form af afgifter og tilskud

overbevist om at hvis vi satser rigtigt vil udviklingen af den nye teknologi på længere sigt skabe arbejdspladser og dermed kan afgifter og tilskud ses som en investering både i miljøet og i fremtiden men egentlig også i arbejdspladser nu og her jeg har et par meget konkrete spørgsmål til ministeren energistyrelsen har beregnet

baseret på vedvarende energi skal nås vindkraftkapaciteten er i snit steget meget mindre omkring to hundrede og halvtreds

det har skabt et vist investeringsefterslæb vil ministeren adressere det efterslæb

andet spørgsmål i kapitel otte i redegørelsen nævnes en række former for energiproduktion og i kapitel ni gennemgås områder hvor ny udvikling er i gang men jeg savner et afsnit om produktion af andengenerations bioætanol i holstebro

i første omgang måske tusind arbejdspladser hvad det på længere sigt kan

af arbejdspladser er ikke til at vide vi venter kun på at få sikret de endelige rammevilkår herunder et iblandingskrav for bioætanol så kan vi få en kickstart ikke for dansk vindenergi men den her gang for dansk bioøkonomi det kunne vi godt tænke at ministeren ville forholde sig til her går grøn politik nemlig hånd i hånd med en politik der vil styrke beskæftigelsen og det er regeringen jo meget optaget af så jeg vil gerne høre ministerens ministerens holdning til

det samme på denne planet som vi har

om at hun får præcis de samme muligheder det kræver at vi bliver ved med at investere i den grønne omstilling for at danmark fortsat er blandt de førende lande i verden når det handler om vedvarende energi

omkring omkostningerne

den grønne omstilling og dermed også ambitionsniveauet for den grønne omstilling

pso afgifter ministeren siger decideret at den grønne omstilling er blevet for dyr at regningen er skredet at det er blevet langt dyrere end vi af

hvordan vi får regningen bragt ned igen

og det er med til at skabe væsentlig usikkerhed hos investorer hos virksomheder og i sidste ende også

hvad vi rent faktisk får ud af pengene

hvert fald er villige til at kaste pengene ned i et sort hul

og nogle tal på plads

har udgifterne ligget forholdsvis

man kigger i energipolitisk redegørelse fra i

analyserne viser helt overordnet at

niveau med gennemsnittet i eu det

s sf r regeringen sammen med flere partier her i folketinget og

går til investeringer i vedvarende energi de går sådan set også

af vores hospitaler og uddannelser

meget allerede i den her debat men jeg vil lige komme med et par enkelte nedslagspunkter med klimaaftalen

december sidste år blev der i fællesskab truffet en beslutning om at holde temperaturstigningerne godt under to grader og arbejde på at begrænse dem til

forpligtet til hvert femte år at skulle indmelde eller genindmelde mål for at reducere udledningen af drivhusgasser og det her princip om no backsliding blev indført alt det er godt det er nødvendigt det er vigtigt af hensyn til klimaet men hvis vi skal se lidt kynisk

på baggrund af aftalen potentielt kan fordobles frem mod to tusind og tredive til eu usa kina og mexico disse markeder står i dag for fem og halvfjerds procent af den samlede eksport

udgjorde tolv procent af den samlede danske vareeksport som det også fremgår af redegørelsen aftalen giver altså en helt fantastisk mulighed for at kombinere den grønne omstilling med danske arbejdspladser og vækst

arbejdspladser som oftest ligger i udkantsdanmark sidst jeg tjekkede var danmark det land i verden der havde flest mennesker beskæftiget med udvikling af grøn energiteknologi så er man et parti der kæmper for danske

bør man også være et parti der kæmper for den grønne dagsorden vi mangler fra regeringens side en samlet strategi for den danske

men også flere og flere melder sig i konkurrencen

er ikke givet og det vil være tosset

miste den nu hvor mange års investeringer for alvor har mulighed for at give pote det er derfor ærgerligt at det

ikke berøres meget mere i den energipolitiske redegørelse end det sådan relativt korte afsnit der er jeg håber meget at vi når vi om et års tid skal drøfte

vil se at der er et langt større afsnit som præsenterer en strategi for den danske

møder på marienborg de såkaldte topmøder engang imellem

traktatstridig og vi skal derfor have fundet en anden model inden udgangen af to tusind og sytten at psoen har været en udfordring for særlig de elintensive virksomheder

er også derfor vi i det forgangne år igen lavede en yderligere lempelse for netop de elintensive virksomheder det kom cirka halvtreds virksomheder til gode herunder mange gartnerier som har været særdeles udfordret fra konservatives side

droppe psoen men det betyder ikke at vi ønsker at droppe den grønne omstilling men vi vil finansiere den på

andre partier forstår jeg er mest optaget af

under dække af at man vil gøre regningen lavere det er ikke vores kop te i det konservative folkeparti vi ønsker sådan set at holde fast i omstillingsniveauet vi ser meget frem til drøftelserne om netop psoen i den kommende tid hvor vi forhåbentlig igen kan få skabt den tryghed og stabilitet som er så afgørende og har været så essentiel i dansk energipolitik i mange år

den tryghed mangler lige pt og det er skadeligt for danmark som et investeringsland jeg vil

ganske vist lille element i redegørelsen men det har ikke været berørt før i dag så jeg vil nævne det alligevel

at ministeriet og underliggende institutioner

den oplistede periode men man har kun opnået en reduktion på en

det er simpelt hen for sløvt vi skal vise os som det gode eksempel og gå foran derfor vil vi fra konservativ side følge tæt hvad der bliver taget

initiativer for at sikre at det her bliver

en hæmsko for omstillingen til og brugen af varmepumper

det endelige bud på hvordan vi skal lave den her omlægning det må man bare sige at der

er praksis at man sådan diskuterer hvad der er blevet lagt frem af

enhedslisten og alternativet og radikale venstre og sf bag og jeg har forstået

den også er blevet sendt til de øvrige partier og derfor er

medføre at hvis der bare er et enkelt parti der tilslutter sig den tekst er det den der bliver vedtaget og så ligger der en tekst fra dansk folkeparti som er noget kortere og noget mindre visionær

det kan være at vi inden tirsdag kan nå at lande en tekst som vi alle sammen

kan se os i jeg ved slet ikke om det sådan rent parlamentarisk er muligt i forhold til spillereglerne

hen på grund af tidspres at vi ikke har fået forhandlet noget på plads så som det ser ud lige nu

til tekster men hvis regeringen skulle beslutte også

bakke op om den tekst så gør vi det også meget gerne i det konservative folkeparti

ud fra en vis fairness

fremskrivninger vi dengang stod på mål for

jo ganske godt da vi lavede energiaftalen i to tusind og tolv

ville komme op på fem og tredive procent vedvarende energi i to tusind og tyve

på den anden side af fyrre procent

alle parametre ligger langt foran de forpligtigelser vi har påtaget os i eu men der er et enkelt ret vigtigt område hvor det halter

økonomien da vi indgik aftalen i

om en samlet regning frem mod to tusind og tyve på ni og tredive milliard kr

vi kan se nu bliver den på fire og tres

en udfordring vi er nødt til at tage alvorligt

i folketinget samler os og håndterer den udfordring en ting er jo at blive enige om at vi gerne vil en masse ting på det grønne område

forlig må der også være en forventning om at

økonomien i aftalerne hænger sammen

jo på den baggrund at regeringen har taget initiativ til

til drøftelser af hvordan vi håndterer

kommet en analyse som viser at der

vil være nogle samfundsøkonomiske fordele ved

pso afgiften på finansloven eller finansiere den grønne omstilling via

samfundsøkonomiske gevinster på mere end to milliard

i flere dele af samfundet

vi gerne vil flere ordførere har været inde på eksport

begge ordførerne i

sikre at danmark på eksportområdet kommer til at stå endnu stærkere vi står rigtig stærkt med en eksport

seksoghalvtredstusind beskæftigede men med aftalen fra paris er der nye muligheder for dansk erhvervsliv resten af verden skal i gang med den omstilling som danmark har stået i spidsen for i mange år vi er et udstillingsvindue

derfor indkalder jeg også hele energibranchen og virksomheder med interesser på området til to dialogmøder i løbet af den kommende måned

skal til er det en strategi hvilke tiltag

folketing bedst fremme eksporten af energiteknologi og dermed sikre en øget eksport dansk industri har beregnet at der er muligheder for at øge eksporten med ikke mindre end halvtreds milliard kroner frem mod to tusind og fem og tyve og det skal vi selvfølgelig gøre alt hvad vi overhovedet kan for at udnytte

der får gavn af de forskellige tilskudsordninger der er til den grønne energi

de grønne omkostninger fra en pso afgift over på finansloven vil

for energiaftalen fra to tusind og tolv som vi har lavet sammen for eksempel i forhold til biogas som

betydelige samfundsøkonomiske gevinster her forventes der jo en biogasproduktion på fjorten

hvorvidt afgift på olie ikke bør indføres og afgift på biomasse for netop at lave en udligning mellem de forskellige energiformer i stedet for at det er ellen der hovedsagelig er afgiftsbelagt i dag

tiltrængte og efterspurgte og efterlyste samlede afgiftsanalyse jeg tror at ministeren selv flere gange har efterlyst den jeg vil tillade mig at gøre det

jeg

om der sker noget undervejs ellers vil jeg gerne spørge ind til det jeg også

nemlig hvad betyder det når man gerne vil være

ikke er for meget foran eu altså skal vi

være mindre foran skal vi skrue ned på nogle ambitioner eller er det sådan set fint at vi ligger i en førerposition som

fjernvarmeområder i danmark

kunne bruge geotermi måske i

varmekilder og så er der knap ti kommuner hvor det sådan måske er lidt mere tvivlsomt her og nu at indføre geotermi

et møde mere i den vestlige del af danmark det synes jeg er yderst spændende men jeg savner altså at ministeren

også forholder sig til hvad potentialet for at

geotermiske anlæg i danmark og dermed få en

finansloven det vil jo netop gøre det mere attraktivt at kunne anvende eksempelvis varmepumper fordi det betyder at elprisen til varmepumperne falder og det er jo en af de udfordringer der er omkring varmepumper

kan ratificere den her aftale og derfor er man i eu ved at udarbejde en juridisk vurdering som skulle have været klar her i første halvdel af april vi har gentagne gange og ad flere veje forsøgt at få at vide om analysen foreligger så mit spørgsmål er

denne analyse nu foreligger og og i så fald om vi så kan få den

fordi rammevilkårene vil indebære at der skal være et vist iblandingskrav men jeg kan jo forstå at regeringen

kaste pso afgiften op i luften og se på

op i luften med hensyn til finansieringen af den grønne teknologi

gravide og kvinder der allerede er gravide jeg er helt enig med forslagsstillerne i at ufødte børn ikke skal skades af kemiske stoffer fra miljø eller fødevarer og det gælder også pesticidrester det er vigtigt at vi på samfundsniveau beskytter kommende generationer mod uønskede effekter af skadelige stoffer

fastsættelse af sikre grænseværdier og generelle råd til befolkningen herunder også gravide lad mig derfor først og fremmest slå fast at det er en vigtig målsætning for regeringen at fødevarer på det danske marked indeholder så få pesticidrester som muligt det betyder også at grænseværdier for rester i fødevarer skal være

på sundhedsmæssigt forsvarlige niveauer jeg mener imidlertid ikke at et tilbud om test af hver enkelt kvindes urin er nødvendigt for at sikre at gravide og dermed de ufødte børn ikke udsættes for skadelige mængder af pesticidrester vi har allerede et system hvor der fastsættes grænseværdier for pesticidrester i fødevarer for at sikre at vi ikke udsættes for pesticidrester i skadelige mængder når en grænseværdi for pesticidrester i fødevarer fastsættes i eu ligger der en omfattende risikovurdering bag som omfatter al relevant viden om stoffet som er tilgængelig der tages altid højde for den nyeste viden på området når der fastsættes grænseværdier for pesticidrester og grænseværdierne revideres derfor løbende i forhold til ny viden om stofferne fødevarestyrelsens kontrol af fødevarer viser

dansk og udenlandsk frugt og grønt resultaterne fra fødevarestyrelsens stikprøvekontrol samles hvert femte år i en større overvågningsrapport hvor danskerne

af pesticidrester fra kosten vurderes den seneste overvågningsrapport fra to tusind og tretten viser som rapporterne før den at danskernes samlede indtag af pesticidrester er langt under det niveau

taget højde for kombinationseffekter fordi kosten indeholder rester af mange forskellige pesticider forbrugerne kan med andre ord føle sig helt trygge ved de fødevarer de køber også selv om de indeholder rester af pesticider og sådan skal det også være kontrollen viser også at dansk frugt og grønt indeholder færre pesticidrester og

end udenlandsk frugt og grønt undersøgelser har faktisk vist at danskerne kan halvere deres pesticidindtag blot ved at spise dansk frugt og grønt i stedet for udenlandsk

fødevarestyrelsen giver på sin hjemmeside generel rådgivning til forbrugerne og særlig rådgivning målrettet gravide om pesticidrester i fødevarer guider på hjemmesiden fortæller hvordan forbrugerne kan mindske deres indtag af pesticidrester blandt andet ved at vælge økologiske eller danske afgrøder hvor det er muligt man kan stille spørgsmålet hvad vil en gravid kvinde kunne bruge oplysninger om indholdet af pesticidrester i urinen til det faktum at der kan påvises pesticidrester i urinen er ikke ensbetydende med at det er farligt det er faktisk forventeligt at der kan påvises rester i urinen

og deres nedbrydningsprodukter ad den vej når man spiser fødevarer med et lovligt og ufarligt indhold af pesticidrester vil der også kunne findes rester af pesticider og nedbrydningsprodukter i urinen urinens indhold siger heller ikke noget om kilden selv om vurderingen er at fødevarernes indhold er den væsentligste kilde til rester i urinen kan resterne også komme fra for eksempel arbejdsmiljøet eller brug af midler mod insekter indendørs i bygninger en test ville ikke alene være unødvendig i forhold til at yde kostrådgivning til gravide den ville også pålægge samfundet økonomiske byrder til blandt andet analyser og individuel kostrådgivning

samtidig øge bekymringen unødigt hos gravide kvinder vi skal passe på at frugt og grønt ikke får et ry som farligt hvis man undgår frugt og grønt fordi man er bange for pesticider er der en risiko for at der vælges mindre sunde fødevarer som erstatning anbefalingen om at spise mindst seks hundrede

frugt og grønt om dagen gælder fortsat selv om det kan indeholde pesticidrester i mængder der ikke er sundhedsmæssigt skadelige et restindhold der er sundhedsmæssigt forsvarligt og så lavt som muligt er et væsentligt pejlemærke i den nuværende sprøjtemiddelstrategi som er funderet på et bredt politisk forlig regeringen arbejder for sikre fødevarer

for at pesticidrester i fødevarer er på så lavt et niveau som muligt en test af gravides urin for pesticidrester vil ikke bidrage til den gravides handlemuligheder på et fagligt funderet grundlag jeg mener derfor ikke at et tilbud om test af hver enkelt kvindes urin er den rigtige vej at gå hvis man vil sikre sig at gravide ikke udsættes for skadelige mængder af pesticidrester

det er heller ikke nødvendigt for at kunne yde kostrådgivning til de gravide og derfor kan regeringen ikke støtte

vi har set at der i en bog gøres opmærksom på at fostre er særlig følsomme over for

mindre risiko nu er det ret udbredt at spise appelsiner især om vinteren og hvis man spiser

set er farlige så det kunne godt være at en urinprøve

som ikke må bruges i danmark kunne resultere i at man lavede et kostråd sagde lad være med at spise traditionelle appelsiner er ministeren ikke enig

i undersøgelser at det virker langt bedre når man får målt sit eget blod og får

at man har muligheden for at få den her direkte feedback det er ikke bare noget man læser om at andre har problemer med det er faktisk stoffer der er i ens eget blod er det ikke et godt nok argument for at det ville være en god idé

at adoptere den her ordning som altså har kørt i

i det danske system vil kunne henvise eksempelvis til fødevarestyrelsens hjemmeside eller andre kostråd som også

så må man sige at vi ikke en barnepigeregering vi har faktisk stor tillid til at danskere også selv kan finde ud af at orientere sig

man så skulle have det ønske at man fik taget en blodprøve eller en urinprøve fordi man var nervøs for noget i sit blod eller i sin urin

den egentlige årsag til hjerneskader hos børn

gravide kvinder får en god og brugbar rådgivning som led i deres graviditet så man kan forebygge eventuelle skader på fostre lige så vigtigt er det at kvinder der påtænker at blive gravide kender til de risici der

kan være i forhold til fertiliteten i danmark har frugtbarheden i mange år været udfordret og flere og flere børn kommer til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling lægerne mener at dette ikke skyldes noget genetisk men derimod skyldes livsstil eller hormonforstyrrende stoffer derfor skal skadelige stoffers indflydelse på fertiliteten tages meget alvorligt der var også derfor at socialdemokraterne

afsatte halvtreds million kroner på finansloven til et nyoprettet forskningscenter på

skulle forske i de stoffer som forskerne har under mistanke for at skade menneskers mulighed for at få børn det var meningen at centeret skulle samle og skabe ny viden og dermed være et af de førende centre i verden på området

regering har efterfølgende valgt at skære i støtten til centeret inden det overhovedet er kommet i gang og det er en kæmpe forringelse forskningen i hormonforstyrrende stoffer skulle på sigt

danskere med fertilitetsproblemer og intentionen med at oprette

et forskningscenter der skulle forske i hormonforstyrrende stoffer var at sikre ny viden på området denne viden kunne have kvalificeret de råd og den vejledning som de gravide kvinder

i forbindelse med deres graviditet vi mener at forebyggelse er den rigtige vej at gå og vi mener også relevant at se på hvordan forebyggelsesindsatsen

kvinder og mænd der påtænker at blive gravide kunne målrettes og forbedres endnu mere men vi kan ikke støtte enhedslistens

om at indføre en gratis test for pesticidrester til alle kvinder som påtænker

blive eller er blevet gravide

enhedslisten ikke anfører hvordan man har tænkt sig

finansiere forslaget vi mener heller ikke

kan tage stilling til om en gratis test af pesticidrester

er det rigtige sted at sætte ind eller om man bør

en rigtig vej at gå de skal selvfølgelig være så lave som muligt og opfordringen til at købe dansk

jo selv i forslaget skriver at gravide ikke må arbejde med

og det bakker vi op om

vedrører et mere etisk dilemma for hvordan skal man reagere på sådan en test som gravid kvinde et stykke inde i sin graviditet måske er man ikke så langt henne

der får en

og gør forslagsstillerne sig i øvrigt ikke også sårbare i forhold til dobbelt kønsdiskrimination på det her felt for hvorfor skal mænd ikke testes inden man planlægger

bære hele byrden og ansvaret alene det synes vi er nogle aspekter som

og jeg er ikke så nervøs for at det her skulle

er jo kvinderne som som bærer

fostret og fostrets udvikling af hjernen som vi gerne vil

set af hensyn til den gravide at vi ønsker

en udvalgsbehandling som måske kunne belyse hvordan

eller vil man diskutere penge

er det fordi forslaget bliver behandlet i miljø og fødevareudvalget hvor vi jo har med pesticider at gøre men hvis man ønsker at diskutere sundhed burde det så ikke være henvist til sundhedsudvalget hvis det er fordi man vil værne om gravide

er det lige før jeg overvejer om det ikke skulle have været finansudvalget

jeg citere lidt fra bemærkningerne for der står at hjerneskader hos nyfødte børn

ifølge forskerne kan det anslås at pesticidresterne som danske kvinder indtager i gennemsnit betyder at danske børn fødes med en iq

point lavere end hvis barnet ikke havde været udsat for pesticidpåvirkningen forskerne har beregnet at tabet i intelligens koster det danske samfund mellem fem og ti milliard kroner det er således meget store beløb samfundet kan tjene ved en korrekt forebyggende indsats der forhindrer at gravide kvinder indtager pesticidrester

er en iq procent

mindre kloge end de kunne have været ikke desto mindre synes jeg egentlig at de klarer sig ganske glimrende og jeg håber ikke at de ligger samfundet til last

er

både ministeren og den socialdemokratiske ordfører har gjort rede for er ganske glimrende

at diskutere sundheden i forhold til de gravide

der mig bekendt ikke et meget stort problem med mange dumme børn der blev

jeg ved ikke om nogen kan tælle sig frem til

koste staten jeg ved ikke hvor mange penge fordi de har en

nogle der kan regne sig frem til så jeg synes et eller andet sted at det her

forstået på den måde at man ønsker at sortere børn fra som ikke har den rigtige iq

i dansk folkeparti er det sådan at når man er gravid og man går op og får noget rådgivning så skal rådgivningen være ens for alle hvis man mener at man har nogle spørgsmål at man er bange for noget så skal tilbuddet være ens for alle men alle skal også have lov til at føde deres børn uanset iq

et arbejdsliv hvor man tjener mindre og dermed har samfundet

man sige udbytte af de mennesker som har en lavere iq

prioritere en forebyggende indsats

overhovedet ikke for at lave racehygiejne det er for at indføre nogle ekstra rettigheder til kvinder som er gravide og som ønsker det bedste for deres kommende barn

skal ses i sammenhæng med de øvrige tilbud der er til gravide for at sikre at man ikke drikker for meget i graviditeten den slags så det skal egentlig ses positivt og hvis det sendes i et andet udvalg end miljø og fødevareudvalget

lavere end alle andres koster en bunke penge og at det er et kæmpe problem i danmark altså jeg ved ikke om enhedslisten synes at alle skal være akademikere det er ikke en holdning vi deler i dansk folkeparti vi mener rent faktisk at folk bidrager så godt som

til samfundets fælles kasse kan man sige og det gør man også selv om man måske

nu bringer vi det her forslag i folketingssalen og jeg synes det er relevant når man læser philippe

bliver man påvirket af det der er en række eksempler på

det kommende barn får bedre muligheder i sin fremtid der tænker jeg hvem kan have noget imod det det er da en rigtig god idé

tilrettelægger dagligdagen så livet hænger sammen som som

og som herre søren egge rasmussen har fremhævet

der kan være mange ting det her er bare en på listen som faktisk giver et værktøj til den gravide kvinde

ligger i den høje ende men du kan faktisk løse det ved lige at

venstre er enig med enhedslisten i at

pesticidrester skal begrænses mest muligt for kommende generationer er det vigtigt at vi beskytter ufødte børn mod kemiske stoffer fra miljø og fødevarer tilbud om individuel testning af urin for pesticidrester er dog ikke løsningen

er fødevarerne på det danske marked generelt uden pesticidrester i skadelige mængder og fastsættelsen af grænseværdierne for pesticidrester i fødevarer tager højde for alle befolkningsgrupper det gælder også for gravide for det andet er det faktum at der kan findes

pesticidrester i urinen ikke det samme som at det er skadeligt det må generelt forventes at man

vil kunne finde rester af pesticider i menneskers urin kroppen skiller sig nemlig af med pesticider og deres nedbrydningsprodukter gennem urinen for det tredje stammer pesticidrester i urinen ikke kun fra kosten men også fra andre udefrakommende kilder som eksempelvis fra anvendelsen af biocider mod insekter i boligen det vil sige insektspray eller ved udsættelse for stofferne i arbejdsmiljøet hvis man finder pesticidrester i urinen er det derfor ikke nødvendigvis på grund af kosten

vist mere i udenlandsk end indenlandsk der indeholder pesticidrester frugt er jo en vigtig del

det vil ikke være en fordel at skræmme gravide væk fra frugt og grønt fordi der kan påvises pesticidrester i urinen derfor mener venstre ikke at et tilbud om

gratis test for pesticidrester

led i kostrådgivning til gravide er den rette måde at sikre kommende generationer mod skaderne ved pesticidrester

at de også kan blive oplyst yderligere også tak til herre søren egge rasmussen

til at tænke på hvorfor det lige præcis er ni medlemmer fra enhedslisten der

udtryk for at de sidste fem medlemmer af enhedslistens folketingsgruppe ikke bakker op om

forslaget men det kan enhedslistens ordfører måske opklare senere

jeg er familiefar og har to dejlige børn på næsten ti år og på tretten år og som alle forældre ønskede min kone og jeg selvfølgelig

hverken under graviditeten eller for den sags skyld nu i deres barndom

opmærksomme på og er derfor også glade for at vi selv har hus og en stor køkkenhave så vi selv kan dyrke forskellige grønsager og frugt samt at vi i hvert fald en del af året kan købe frisk grønt og frugt produceret i danmark hvor vi ved at pesticidrester i skadelige mængder generelt ikke forekommer det skyldes at der

alle befolkningsgrupper herunder yngre

gravide kvinder sundhedsmæssigt forsvarlig grænseværdi grænseværdien kontrolleres jævnligt af fødevarestyrelsen hvis undersøgelser viser at grænseværdien helt generelt overholdes seneste samlede opgørelse over danskernes indtag af pesticidrester viste et niveau

den grund og fordi jeg også som i nu ved ikke længere har helt små børn sover jeg trygt

selvfølgelig stadig væk med undtagelse af når jeg befinder mig her i folketingssalen meget sent om natten liberal alliance mener

således ikke at der er behov for test

er sikker på at gravide kvinder også selv er meget opmærksomme på deres kostindtag og måske holder sig til økologi eller til danske produkter hvor indholdet af pesticidrester jo er endnu lavere end i

breder sig til andre partier og også til liberal alliance jeg

der er forskellige virkemidler som man allerede kan tage og det er blandt andet at købe økologiske produkter det er jo en måde

tankevækkende at det mest

for at valg af økologi kan være en løsning vi ønsker bare at brede det ud til at der er flere

kan få noget oplysning om

kemikaliebelastning som vi vi alle sammen er udsat for men som selvfølgelig har en særlig påvirkning

gravide og fostre derfor ser vi det

med muligheden for at kunne få taget en

kost ved for eksempel større indtag af økologiske fødevarer det er en rigtig god løsning

i for høj grad ikke tager hensyn til at der kan være nogle mennesker i deres tidlige alder

end voksne mennesker derfor tror jeg at der

at kigge på om der er nogle grænseværdier som skulle

om det er et foster som bliver udsat for pesticider

så man altså kan være i god tid med at indrette sig med med en større økologisk andel

er jo ikke noget der er en katastrofe men det er noget som jeg tror mange vil have lyst til at rette ind

at du tror det her og kvinden vil få at vide at at hvis der ikke er det jamen så vil man ikke betale for sådan en analyse der synes vi det er rimeligt nok når nu vi hører om den nye viden her

en risiko som er helt generel og bred at man så har mulighed for at få den viden om sig selv

tilrette sin kost

måske oven i købet røget altså man har faktisk gjort alt det man i dag får at vide at

det her er et problem og nu skal lægge hele sit liv om men man ved faktisk ikke om skaden er sket der er min pointe lidt

i forlængelse af herre simon kollerups

og som kan påvirke fosteret det ved vi vi kender mange af dem

mange af dem kender vi sikkert ikke endnu men her er en ny

i et moderne samfund giver mulighed for at

en

den bedste rådgivning der kan gives og vi

er udsat for i dag er så bredspektret at det er vigtigt at der er fokus på netop det her område

vi vil for eksempel gerne have belyst hvad omkostningerne vil være og

rådgivningen af gravide der kunne anvendes bedre end netop lige

jeg har nogle forbehold over for om det lige er den her test vi skal tilbyde de gravide jeg har lidt svært ved at se hvordan man

opmærksom på at netop når man når til det stadium i livet

at få hjælp til at blive gravid også for mændene gør at man egentlig skal være opmærksom på den

også af hensyn til de kommende børn

pesticidrester og miljøpåvirkninger som sådan med hensyn til vores fremtidige generationer

men lad os tage det med ind i forhandlingerne vi er positive

sprøjtegifte der er i vores fødevarer så det allerbedste ville jo være at vi havde fødevarer uden sprøjtegifte og uden hormonforstyrrende stoffer men der er nok længe til at vi kommer til at leve i den verden og indtil da bliver vi nødt til at tage nogle skadereducerende skridt

nok vi synes det skal omfatte mere end pesticidrester og det håber vi at vi kan tage en diskussion af i udvalget

netop at skærpe fokus på at få fjernet stofferne fra markedet det har sf

til folketingsbeslutning om indførelse af forsigtigheds og substitutionsprincippet i kemikalieregulering

den trykte version efterfølgende

er et stort behov for at tilføre ekstra midler til hele kemikalieindsatsen

for eksempel på stofferne på lous listen eller på udvalgte cmr stoffer der kunne bidrage til at løfte den her store udfordring og andre relaterede udfordringer fra kemikalier det kunne være lige

forbrugerprodukter og så videre jeg mener det er et godt forslag

man skifter livsstil at man får et

de cremer eller produkter jeg bruger har den indvirkning på mig og mit ufødte barn nu vil jeg lægge mit liv om

en kendt tv vært og iværksætter som fik foretaget en prøve

blev overrasket over hvor mange farlige stoffer der var i hendes krop

økologisk produktion af forbrugerprodukter som faktisk er blevet

mest succesfulde danske mærker inden for

hvor meget påvirkning der egentlig er udefra

man kan ikke fjerne alt men man kan blive mere

fokuseret på hvad det er man spiser og hvad man omgiver sig med også fordi man jo ikke længere kun har ansvaret for sig selv men også for sit ufødte barn nu er jeg

snart fire drenge tre nu og en på vej

noget der gik op for dem da de blev gravide

deres liv om i stor stil

i varierende grad over til økologi

der var gået specielt meget op i det før men lige pludselig

nu er det også mit ufødte barn jeg skal passe på så jeg synes

mange der røg når de var gravide i dag ved de fleste godt at det er en meget dårlig idé

risikofyldt og skadeligt

på den liste men helt konkret kunne det være lous listen i forhold til det andet altså den her kvindelige iværksætter så vidt jeg ved fik hun et sundt barn

graviditet hun fik taget den her test jeg tror faktisk det var i go aften danmark jeg er ikke helt sikker det

lægger dit liv om jeg siger bare at risikoen er større det er også det vi får at vide ude på center for hormonforstyrrende stoffer på rigshospitalet hvor de siger at risikoen er større

sundt barn selv om du har røget men det vil de fleste nok alligevel anbefale man ikke gør så så det er risikoen i det

gode alternativer derude

altså med cocktaileffekter og så videre

og så må jeg sige at min støtte til forslaget forsvandt

vores holdning er at folk skal have løn når de udfører et stykke arbejde så det at bede læger og sundhedsplejersker eller hvem det nu er om at

test uden at få løn for

så måske var en fejl altså at enhedslisten ikke

de bare mente at staten skulle betale for det

kunne ikke finde noget sted hvor der var angivet en pris så jeg antager at enhedslisten faktisk

det er noget der skal udføres af folk uden at få løn for det

der sidder her men også embedsmænd der skal forberede dem og stilling til det så synes jeg

vælge at få foretaget

kostråd i øjeblikket men vi vil gerne udvide rettighederne og vi vil gerne udvide den forebyggende indsats det er tit meget svært med forebyggende indsatser fordi det betaler sig men det betaler sig på lang sigt

et relevant spørgsmål hvordan det her skal finansieres og jeg synes da det er fint at få drøftet

vil koste per urinprøve og hvad potentialet er for det man sparer i længden

man kommer frem til at der er nogle fostre som ikke får de hjerneskader de ellers ville få

er et overset problem og det er mit indtryk

arbejder med stoffer som er skadelige

oppe imod nogle som har interesse i at sælge giftige stoffer

set en landbrugssektor som er i en situation hvor der bliver brugt mange sprøjtegifte og det er altså sprøjtegifte

er udviklet til at skade insekter det vil sige at de sprøjtegifte

insekters hjerner og er meget effektive

en skadevirkning som som virker ret effektivt på insekter

altså også kan have en skadelig effekt på et fosters hjerne når det skal udvikle sig

en forståelse af at vi har et særligt problem her med en række pesticider hvoraf nogle af dem er på vej til at blive forbudt

man har opdaget at der er nogle skadelige virkninger ved det det er så et stof der er blevet forbudt i danmark

er tilladt i sydeuropa og som bliver brugt i appelsinproduktion for at skade nogle insekter

flere fødevarer så vi står med nogle

sprøjtegifte som er forbudte i danmark men som tilladte andre steder og som kan komme til danmark i nogle fødevarer og som kan have en negativ effekt

man har det i sin kost mere kompliceret er det jo ikke og det er så en oplysning om

vi ønsker at indføre ved at give en ekstra rettighed til kvinder man kan godt synes det er nogle store beløb man taler om når

man skeler til hvad der står i den bog som philippe

værd at satse på jeg kan forstå at det her forslag ikke har udsigt til at blive vedtaget ved en andenbehandling

forslag som nok kræver at man får en ny regering før det kan vedtages men jeg har også noteret mig at

i mere eller mindre grad har udtrykt sig positivt over for

vil ikke støtte på grund af økonomien

være en mulighed hvis vi finder finansiering til det og finder

en uddybning på tingene og sf

også positive og har finansieringen til det og det synes jeg

hvis det er ekstra pesticidafgift og målrettet det her tilbud så synes jeg det er alle tiders det kunne vi

de konservative har ikke rigtig forholdt sig til det fordi vi ikke havde finansieringen

er helt fair lad os få en udvalgsbehandling hvor vi får uddybet

i mindre skala måske bare i en enkelt eller to regioner

hvor stort problemet er og hvad kvinderne siger til det her ekstra

blevet lavet hvor en hel familie har ændret sin kost til økologi og i løbet af fjorten dage

et markant lavere indhold af forskellige pesticider i deres urin

jeg synes at når nu man har forskere som præciserer at for fostre og for små børn har det stor betydning hvad det er for en kost man indtager og hvad det er for nogle giftstoffer man bliver udsat for

så er vi nødt til at tage hånd om det og tage

det alvorligt det er korrekt som

at forbrugerne har den mulighed at vælge økologiske varer og dermed selv vælge at blive udsat for færre pesticider i deres kost det er korrekt

jeg tror der kunne skabes en en vished hvis det er sådan at man kom frem til

kvinder eller kvinder som som ønsker at blive gravide

for modtagelsen og ser frem til at vi i en udvalgsbehandling kan få lidt flere oplysninger frem

hvis ikke det er helt pesticidfrit mener ordføreren så at der skal være en eller anden grænse

at hvis man er under den grænse behøver man ikke at bekymre sig

eller skal det helt ned på nul

umiddelbart ikke kan lade sig gøre men det ved ordføreren sådan set nok mit sidste spørgsmål er ved ordføreren hvornår skaden sker under graviditeten

otte uger henne og fik taget en

fuldstændig at blive renset ud af kroppen men det er markante tal man kan opnå ved at ændre sin kost til økologi men men

i den periode hvor en hjerne udvikler sig at den er særlig sårbar over for

udgør en særlig risikogruppe der er også andre stoffer som

men vi har jo i i danmark nedsat vores blyforbrug i i benzin så

en gruppe som man også kunne teste for og hvor der også kunne være anledning til at man gav rådgivning om hvad det er for nogle

kvinder ikke bør bruge og den slags så vi er helt åbne over for at den her liste kunne

jo flere der stemmer for fornuftige forslag

nok noget som er nemmest efter et valg om vi kan overtale de konservative hvis vi kommer med en finansiering der øger pesticidafgifterne

have mine tvivl om men vi er da helt med på at prøve det så hvis

adfærdskurser påbud om neutralisering af hunden og mulighed for forbud mod tøjring af hunde i tilfælde hvor hunden har udvist aggressiv adfærd med ændringen af hundeloven fra to tusind og ti blev der indført et forbud mod tretten hunderacer hvoraf to af disse racer allerede var forbudt forbuddet blev indført på baggrund af en række alvorlige episoder hvor mennesker eller dyr blev angrebet af farlige hunde det skabte en øget frygt i befolkningen for at blive angrebet af hunde på offentlige gader og veje forbud mod bestemte racer blev dengang indført med en forventning om at antallet af farlige hunde gradvis ville kunne reduceres samtidig med at man ønskede at varetage hensynet til borgernes sikkerhed og tryghed enhedslisten

et lignende beslutningsforslag tilbage i to tusind og tretten dengang var der allerede

initiativ til en evaluering af blandt andet hundelovens forbudsordning den forbudsordning blev evalueret af

tusind og tretten og på baggrund af evalueringen kunne det konstateres at forbudsordningen har haft den ønskede effekt på antallet af forbudte hunde at der er indikation for at forbudsordningen har haft en positiv effekt på borgernes oplevelse af sikkerhed og tryghed

konstatere at beslutningsforslaget er blevet fremsat

hvert fald personligt blevet orienteret gennem utallige mails fra danskere

længe før forslaget overhovedet blev fremsat

det også en sag som vi selvfølgelig tager alvorligt i socialdemokratiet raceforbuddet blev indført efter en række meget alvorlige hændelser hvor mennesker og dyr blev angrebet af aggressive og farlige hunde det skabte en forøget frygt hos mange danskere og vi mener at man som borger først og fremmest skal kunne færdes trygt

bibeholde raceforbuddet ved den seneste revision af loven vi anerkender derfor behovet for en liste over ikkeønskede hunderacer vi vil gerne fremme trygheden og vi anerkender at en række hunde rummer en betydelig potentiel

viden og ansvarlighed ved omgang med hunden ikke er tilstrækkelig med ordningen har vi nedbragt antallet af de typer af hunde som man vurderer problematiske

vores opfattelse at det har forøget trygheden hos danskerne det samme har evalueringen fra to tusind og tretten vist i det lys mener vi at forbuddet har tjent

hvad angår bidsager mener socialdemokratiet at det kunne være formålstjenligt med en opdateret oversigt over udviklingen af bidskader det håber vi

nogle vil kunne huske kunne der ikke drages entydige konklusioner om hvorvidt raceforbuddet har haft en virkning på antallet af bidskader det

blev debatteret og derfor vil et opdateret grundlag på lige præcis det punkt være ønskværdigt i tillæg hertil er det også værd at nævne at vi sidst vi reviderede hundeloven sikrede at færre hunde bliver aflivet det gjorde vi ved at nuancere reglerne om skambid sådan at man nu skal se på omstændighederne

vi åbnede for at en hundesagkyndig bliver involveret i sagerne derved imødekom vi et stort ønske fra hundeejere og sikrede at hunde eksempelvis ikke bliver aflivet hvis de skambider en anden hund

ejeransvar som også er en del af forslaget er

naturligvis et vigtigt element og vi glæder os over at der er rig mulighed for at gå til hundetræning her i danmark dog mener vi ikke at

kan skabe samme tryghed gennem et øget

uskyldige hunde rundtomkring som bliver ramt

noget større så jeg synes da at vi skal forsøge at lave noget lovgivning der virker

af bid som man havde håbet på dengang man indførte det

være oplagt at vi på det stadium vi er

får en en opdatering

men spørgsmålet om danskernes tryghed som vi mener at den her lov har bidraget til

anskaffer sig en hund i forhold til det konkrete spørgsmål om om bidskader

må vi afvente det der kommer til udvalget og som vi går ud fra kan leveres vores udgangspunkt er fortsat

er der også en masse hundeejere som

fortsat at forbyde de her hunderacer at de skal aflives og at de skal kontrolleres på på den måde der er tale om

forbudsordning blev indført i to tusind og ti var det som følge af en række alvorlige hændelser både på mennesker og dyr som var blevet angrebet af farlige hunde det skabte frygt for at man

på gaden risikerede at blive angrebet og derfor indførte man forbudsordningen med en forventning om mere sikkerhed og tryghed i befolkningen i alt tretten hunderacer blev med forbudsordningen forbudt forbudsordningen blev evalueret i i to tusind og tretten det fremgik da af evalueringen at der var sket et fald i antallet

synes jeg sådan set at materialet fra to tusind og tretten også giver rigtig rigtig god grund til at afskaffe det her

hvordan man vil forklare det det andet er gør det ikke indtryk på ordføreren

fordi man har set at det ikke har virket

hvor min familie og jeg så passede mine svigerforældres hund

har et af mine partimedlemmer fru mette bock

virkeligheden liberal alliances egentlige

at jeg ikke er den store hundeentusiast

har bestemt ikke noget imod nogen hunde hvis bare de er ordentligt opdraget og i snor når de er blandt fremmede på gåture med videre

en ting som jeg dog synes er rigtig dejligt er når enhedslisten og liberal alliance er enige om noget det fortæller nemlig mig at der virkelig må være bred folkelig opbakning til

bred folkelig opbakning er jo desværre ikke det samme som at der er bred opbakning i folketinget det kan man så tænke lidt over liberal alliance har altid og er stadig imod raceforbuddet i hundeloven og mener at der er tale om et rigtig godt eksempel på overflødig lovgivning der formentlig ikke har

kommer til at gøre nogen forskel i forhold til bidskader på

mennesker eller andre hunde bidskader der jo selvsagt er helt uacceptable ansvaret for hunden i den her sammenhæng er helt entydigt placeret hos de tobenede nemlig ejerne af hundene og liberal alliance støtter derfor

racernes temperament men jeg er nu også af den opfattelse at at det der primært gør forskellen er

har været tale om en falsk tryghed

hunderacer

lad os dog få fundet nogle løsninger der løser problemerne i stedet for

synes at tidspunktet er til at genåbne den her debat

det var en meget følelsesladet debat

så længe har loven heller ikke virket den er også blevet evalueret i

to tusind og tretten og meget tyder på at den sådan set

at befolkningens tryghed sådan set er steget

en masse dårligdom i form af ulykkelige hundeejere

alle eksperter peger på at det her ikke virker

meget meget seriøs dokumentation fra udlandet

adskillige lande har prøvet det her med at indføre en hundelov har set at det ikke har virket er gået bort fra det igen har gjort det

det at stå over for hunde af den her

det kan vi selvfølgelig gå ind i en debat om og se hvordan man kan oplyse og fortælle om hvad for hunde

at alle hunde bliver opdraget så godt som muligt

ikke at tiden er til at genåbne en debat som var meget meget følelsesladet vi tror at

i den tid op til vedtagelsen af hundeloven hvor der var den ene sag efter den anden

ved synet af en bestemt type mand var det

haft hund i mange år og jeg elsker hunde

skader så tænker jeg hvis jeg havde den oplevelse

da godt forstå at folk med små børn også havde den

jeg mener ikke at vi har alle fakta på bordet

færre skader jeg kunne godt tænke mig noget mere viden

dfs ordfører var inde på

skal til for at den virker rigtigt

de her hunderacer men men

jeg forstår den gode intention bag det ved at opdrage

jeg tror egentlig at ministeren

synspunkt hvis du er meget modvillig hvis du er en hundeejer der virkelig ikke har nogen intentioner om at opdrage din hund godt vil sådan et kursus så virke

du har et privilegium ved at have en

skriver enhedslisten også at en hund kan være så skadet at man bliver nødt til

kan man så se at hunde som man

ikke hundrede procent sikker på at det er er nok at gøre de ting som som enhedslisten foreslår her jeg mener

tryghed er vigtig

både vores debat og mediernes dækning

rigtig meget ind men jeg synes at man først fremmest som politiker

ministeren faktisk vil være behjælpelig med at vi kan få noget mere viden om

så mange eksperter

at få mere viden om det her med

det samme kvantitativt antal skader der er eller

en en beretning som også de partier der

skal risikere at

sige tak til ordføreren for at fremhæve det er jo vigtigt at holde fast i at det vi taler om i enhedslisten heller ikke bare

er bløde træningskurser for der er

skal den selvfølgelig aflives det er klart

af den konkrete hund og hvis en hundeejer

skal vedkommende selvfølgelig også kunne anmeldes til politiet

der er selvfølgelig rigtig meget på spil når det handler om ens hund og hvorvidt man skal have lov til at have den

vi har også stor forståelse for at der kan være en

største problemer med og det er en

der står på listen eller ej

som et princip og overhovedet ikke at have en liste over hunderacer

efter vores opfattelse helt ubestrideligt at der er visse hunderacer som er mere farlige end

betragter vi som ubestrideligt

angriber folk og der er også andre hunderacer

nogle racer som er mere farlige end andre vi tillader heller ikke folk

en krokodille eller en kobra som kæledyr og derfor kan man ikke sige at det kun er op til ejeren uanset hvad det er for et dyr man har med

selv om ejeransvaret nok selvfølgelig betyder

er der stadig væk forskel på hvad det er for et dyr man har i snor

farligt det er og på den baggrund mener vi at det er rigtigt at holde fast i en

dårlige adfærd er et udtryk for racen men at det handler om uansvarlige hundeejere der har opdraget hundene forkert og det mener jeg jo er det problem vi skal tage fat om

er noget der er gået galt i arveudviklingen

der ligger længere tilbage og den er jo ikke omfattet af de her

ejeransvaret vil vi gerne være med til at diskutere men forslaget her handler om fuldstændig at fjerne princippet om at der er en liste over racer som ikke bør være tilladt i danmark og det det kan vi ikke støtte

vi har den opfattelse at der findes farlige hunderacer og og

den her lovgivning også har medført en meget meget ulykkelig situation for rigtig mange hundeejere som er ansvarlige og

at uskyldige hunde er blevet aflivet

de bliver sat i i langvarig karantæne og

ikke er i stand til at håndtere den her lov på en fornuftig måde det er jo også meget udfordrende for folks retssikkerhed så jeg synes sådan set at vi har en virkelig god

mulighed for her i folketinget

hundeloven og fjerne det her raceforbud og i stedet for indføre et ejeransvar for hundens

med de problemer som stadig væk eksisterer med

befolkning og hundeejere og små børn

af at der i to tusind og ni var enormt meget omtale i medierne

hundebid og der er flere ordførere der har peget på at

vi ikke ser den samme medieomtale mere jeg tror bare desværre at

skyldes at der er blevet færre episoder men bare at fokus er flyttet et andet sted hen det jo lige præcis derfor at vi faktisk godt kunne tænke os at indføre noget som som rent faktisk virkede og som man har dokumentation

allerede på det tidspunkt adskillige eksperter og dyrlæger der advarede imod

men det valgte man altså at overhøre og nu synes jeg

i to tusind og tretten foretaget en

så også på at der er den effekt at at der er nogle der føler sig mere trygge men det er jo i mine øjne en en falsk tryghed

når den ikke bunder i reelle nedbringelser af

dybt ulykkelige over det her og at rigtig mange dyr

er en kæmpestor problemstilling i forhold til

politiets store arbejdsbyrde med

politimænd der skal bruge ressourcer på at gå rundt og finde ud

nogle af de forbudte hunde på gaden der er mange tilfælde hvor det ikke lykkes

selv om de ikke burde have været

må sige at resultatet af

alle de her ressourcer der er puttet ind i at håndhæve

har haft en særlig god effekt og tilbage sidder

retsløse og magtesløse og de føler sig uretfærdigt behandlet og utrolig frustrerede kan man sige over

også når vi ser på de internationale

der har indført det her og som senere har rullet

tilbage fordi de har set at det ikke har virket og så har man for eksempel i canada haft nogle rigtig rigtig

også af ejerne eller mulighed for at kunne give ejeren påbud om om træning

ville være rigtig rigtig interessant

er glad for at der er en række partier der har givet udtryk for at at man enten gerne vil støtte det her eller gerne vil gå ind i en drøftelse

ked af at nogle af de

partier som oprindelig også var primus motor i

raceforbuddet ikke har mere refleksion over at det her tilsyneladende

ikke har medført den ønskede

er så vigtigt at vi får flyttet fokus derhen

vi får flyttet fokus hen på hvordan vi kan få ændret på uansvarlige hundeejeres opførsel så vi alle sammen kan blive mere trygge

der er nogle enkelte hunderacer som bliver stigmatiseret

om schæferhunden skulle være underlagt et raceforbud det er den heldigvis ikke blevet men det er jo et meget godt eksempel på

være en farlig hund hvis den er dårligt opdraget jeg har selv oplevet at blive bidt af schæfere da jeg var lille men samtidig

det viser jo netop meget fint det her med at det altså ikke er den bestemte race man skal sætte ind over for men at det er ejerne vi skal have fat i hvis vi skal

problemerne så det håber jeg

kan få en drøftelse af i udvalget og det ser jeg rigtig meget frem til og jeg tror at der er utrolig mange hundeejere derude som også vil se

provokerer det ikke ministerens retsopfattelse at der kan være en klokkeklar afgørelse som en kommune skal

efterlevet der er en

at sige til kommunerne at det skal de men det ser vi aldrig ministre gøre og en del af

manglende vidensgrundlag om hvad der egentlig foregår derude så ville det

og det er netop derfor regeringen er af den opfattelse at det er helt helt overflødigt

mig bekendt kan både folketingsmedlemmer og ministre modtage

det er en demokratisk mulighed og skulle der så være borgere der ikke synes de

trods alt henvender sig til det politiske system men jeg har meget stor tillid til

oplever at en kommune ikke effektuerer det pålæg den måtte

det sker sjældent

danmarkskort som skulle sikre en fokuseret og strategisk planlægning af mere natur i danmark vi hævede også bødestraffen for at gøre skade på naturen så danmarks værdifulde natur sjældne planter og insekter og vilde dyr ville blive beskyttet bedre i forslaget gjort vi det klart for kommunerne anklagerne og domstolene at vi ønskede at forbrydelser mod naturen skulle straffes med bøder der begyndte ved tyvetusind kroner intentionen var

med vilje ødelægger vores fælles natur det forslag som vi så behandler nu handler om at indføre en tilbagemeldingspligt for kommunerne når de skal håndhæve natur og miljøklagenævnets afgørelser og om at indføre en mere systematisk rapportering fra de lokale tilsynsmyndigheder efter de gældende regler på natur og miljøområdet er der i dag flere muligheder for at stille krav til kommunerne om indberetning af forskellige oplysninger når der vurderes at være et behov derudover har en minister i dag mulighed for at forlange at en kommune udleverer relevante oplysninger og dokumenter om forhold i kommunen og endelig som ministeren også var inde på

har enhver mulighed for at indbringe spørgsmålet

natur og miljøklagenævnets afgørelser der citeres

hvis en kommune simpelt hen nægter at følge en afgørelse vil det så ikke

ikke vil følge en en klokkeklar afgørelse vender tilbage

det gør indtryk på mig når danmarks naturfredningsforening på lige præcis det her spørgsmål konkluderer at det vurderes at der generelt er tale om et relativt lille problem det er danmarks naturfredningsforening der konkluderer sådan så bekymrer det mig at man er i gang med at lave en papirtiger ud af det her

skyde gråspurve med kanoner det er et meget meget stort apparat forslagsstillerne vil sætte i gang på baggrund af at

så så synes jeg at man kommer til at skabe et et stort bureaukratisk papirapparat på baggrund af et lille problem og det synes

er en pointe i noget af det forslagsstillerne tager frem jeg har i den tid jeg har siddet i kommunalpolitik i hvert fald oplevet at hvis man ikke som kommunalpolitiker netop tager borgerne

alvorligt og rådgiver dem

hvor de kan gå videre med deres klager så er

ser hos mange myndigheder at de ikke altid lige synes at

kommunen ikke får ret

kunne være værd at overveje det har vi på andre områder

synes jeg at resten af forslaget virker lidt tungt og bureaukratisk

det måske noget sværere med men jeg synes der

hvordan vi så løser det det er jeg ikke hundrede procent sikker på i

sker noget når ombudsmanden ligesom

fat i tingene så begynder der at ske noget ude i kommunerne jeg synes bare

ubegribeligt at man skal gå så langt det må jeg indrømme for

hvis borgerne ikke var der så var de der i hvert fald heller ikke det er da helt sikkert

tilgodese og varetage fællesskabets interesser og især varetage den lovgivning og

det måske være svært at overbevise borgerne om at de skal følge reglerne det

papirtiger jeg vil også godt sige

er der nogle forhandlinger om planloven som desværre er gået lidt i stå men som jeg glæder mig til bliver genoptaget så jeg håber

sker noget der det er også en af årsagerne men jeg vil meget gerne sige at jeg synes der er noget positivt

det er

de områder hvorfor så ikke her

det andet er også at vi

begrænsede ressourcer så man blev nødt til at tage fat i ombudsmandsinstitutionen i nogle meget principielle sager

bare fordi det ikke er blevet fulgt hvis ordføreren forstår

som minister til at gå ind i sagen

og laver en en bureaukratisk tilgang til det

vil gerne have at hvis man gør noget

det bliver noget der ikke er fordyrende og bureaukratisk

foregår tilsyn med håndhævelsen af de her regler styrelserne følger løbende med i hvordan det egentlig går med lovgivningen og hvordan lovgivningen administreres og desuden er kommunerne allerede forpligtet til årligt

indberette diverse oplysninger om miljøtilsyn til miljøstyrelsen og miljøstyrelsen gennemgår jo

de her tilsynsindsatser og så er det jo egentlig også samtidig muligt for enhver at stille spørgsmål om kommunernes overholdelse af de her regler der gælder offentlige myndigheder vi ser ikke nogen grund til at

gøre det mere kompliceret i forhold til

yderligere bureaukratiske regler for kommunerne

at udarbejde flere lange årlige tilsynsredegørelser vi har i bund og grund tillid til at kommunerne efterlever natur og miljøklagenævnets afgørelser og vi vil ikke bruge flere penge på kontrol og tilsyn vi mener faktisk at

jeg igen understrege at venstre stemmer imod det her

efterlever reglerne og jeg håber da også at sfs ordfører har tillid til de politikere der er valgt i kommunerne som jo også har en opgave i at sikre at deres kommune overholder reglerne jeg er da bekendt med at der også er valgt sf byrådsmedlemmer rundtomkring i landet

i amterne som så blev flyttet ud i kommunerne

faglige miljøer der blev atomiseret og at man kom frem til en situation hvor

og uenig hænger det sammen med at vi i liberal alliance mener at vi skal fastholde det nuværende høje niveau af naturbeskyttelse i danmark men med væsentlige effektiviseringer i det offentlige tilsyn og administrationen blandt andet ved hjælp af afbureaukratisering og udlicitering der skal sikres en balance imellem benyttelse og beskyttelse men naturen og miljøet forbedres jo ikke af at blive målt vejet og administreret

set enig med sf i at der formentlig er brug for en vejledningsindsats til kommunerne og lodsejerne herunder måske en tydeliggørelse af reglerne og mulighederne for lodsejere for at lade deres jord ligge ubenyttet hen uden at det nødvendigvis vokser ind i en naturbeskyttelse med deraf øgede byrder og restriktioner for lodsejeren til følge i liberal alliance kalder vi det for plads til natur uden paragraffer i forhold til ministeren må jeg igen erklære mig både enig og uenig for jeg er enig i at det er sundt at kommunerne har ansvaret for forvaltningen af naturbeskyttelsesloven og planloven da det jo

der er lokalkendskab til de konkrete sager derfor er det også meget uforståeligt for mig og for liberal alliance at venstres minister mener at ansvarsfordelingen er fornuftig når nu for eksempel strandbeskyttelseslinjen og klitfredningen administreres på overformynderisk vis af staten det mener liberal alliance

skal ændres liberal alliance mener nemlig at kommunerne både har kompetencer og ansvarsfølelse nok til selv at kunne administrere også den del af naturbeskyttelsen i danmark opsummeret ønsker liberal alliance altså ikke et mere krævende tilsynssystem med yderligere administration til følge mest af alt fordi det ikke vil føre til mere og bedre naturbeskyttelse faktisk tværtimod liberal alliance afviser med de ord

starte med sige at jeg synes det er naturligt at

det er noget man for eksempel bruger i erhvervslivet

også til til offentlig regulering og styring af sager

styre det man ikke ved så derfor er det meget relevant at der også ligger

det var under ida auken som miljøminister

et system som dækker miljøgodkendelser jeg ved egentlig ikke hvor langt det projekt er nået men det ville være meget relevant at bygge de her ting

beslutninger der er taget og hvordan der så er fulgt op på dem det ville være helt naturligt at lave det som et helt

en idé jeg er kommet med kan man sige det er noget der ligger i naturlig forlængelse af

åbne der er en pligt til simpelt hen at have en åbenhed omkring dem det er naturligt at man også fører det videre til hele miljø og naturplansagsområdet

dengang vi havde amterne var der nogle der med en vis armslængde ligesom kunne overvåge

og det synes jeg det her forslag kommer med nogle gode løsninger på så vi støtter

forslag rejser der sig to problemstillinger som jeg synes er vigtige at få diskuteret den ene er af retssikkerhedsmæssige årsager hvordan ser det egentlig ud efter kommunalreformen som

tager fat på i forhold til borgerens ret over for kommunen

har skruet vores naturbeskyttelseslov sammen på den rigtige måde fra radikal side vil vi egentlig gerne have de to store diskussioner

jeg vil ikke sige nicheproblemer men men løse det

at otte procent af tilfældene ikke bliver efterlevet

drejer sig om det kan også være andre områder end

det her gælder i forhold til strandbeskyttelseslinjen har vi jo kunnet se af den måde den er blevet forvaltet på

det kunne være rart at få noget mere viden på det her område så hvis vi

niveau og bede om at få noget viden om hvordan det egentlig går på hele det her område

vi være meget positive indstillet over for det

er væsentlig vigtigere problemstillinger end lige den her jeg synes det er vigtigere at få diskuteret om § tre

betyder at vi får mere danmark eller mindre natur i danmark og om den retssikkerhed der er

derfor har vi fra radikal side også gerne villet løfte hele naturspørgsmålet

har lagt en en naturplan frem

i det store perspektiv hvad skal vi egentlig gøre for at få en tredjedel af danmark til at være natur hvordan skal vi få den til at hænge sammen ved at genindføre det grønne danmarkskort kan vi få landmændene med på vognen som naturplejere

kyster og strande der stadig sikrer at man har de her åbne og frie kyster

lokalt at kunne træffe nogle fornuftige afgørelser så de to store diskussioner vil vi meget gerne være med til at tage med sf

det her forslag at vi kommer tættere på det men lige nu

problem i forhold til at kommunen er blevet myndighed på en lang række

det ikke kun er på det her område reglerne ikke bliver efterlevet så synes vi jo det er værd

og det offentliges indsats burde jo være nok

det starter selvfølgelig helt jordnært med at lodsejeren eller bygherren bevidst eller uvidende ødelægger natur i dag er det forbundet med omkostninger for for eksempel landmanden at huse pleje og etablere natur og en del af ødelæggelserne kan med stor sandsynlighed undgås hvis lodsejerne får et positivt incitament i stedet for omkostninger det er noget vi i

foreslået i vores udspil til en natur og biodiversitetslov

forslaget

følelse af retssikkerhed og retsbevidsthed at kommuner som myndighed kan vælge

så sker der ikke mere og så står der en borger i den anden ende som måske har fået forurenet sin jord sin sø eller hvad det kan være noget der også kan

en bananrepublik vi lever i eller hvad nu

jo også selv at det er en meget lille prøve de har taget men

det fordi der ikke er indsamlet systematisk viden om det

jeg vil gerne takke alternativet og

sagerne blev anket til en anden instans men her handler det om

så det er den ene del den anden del er jo netop det her med at melde tilbage til ministeren

meget åben over for om man kan gøre det på

hvad der skal til jeg kan nu ikke se at det er så meget anderledes end i

få det fulde billede af hvad der sker på ministerens ressortområde

tilsyns og håndhævelsesforpligtelsen der er simpelt hen noget viden vi ikke

selv om det er prisværdigt at danmarks naturfredningsforening kigger de her sager igennem

ignorerer afgørelser en minister

over for kommunerne men jeg mener så og jeg er virkelig ikke fan af

simpelt hen bliver ignoreret specielt af myndigheder vi må altid stå på borgernes side over for for myndigheder

opleves som davids kamp mod goliat

acceptere at der i relativt mange sager simpelt hen sker

bare burde efterleves her

vi i udvalget måske

de partier der ikke vil støtte det i dag eller som vil støtte dele af det

at vi at vi ønsker at der bliver en styrket retssikkerhed for

at gøre det på hvis vi når et stykke af vejen

jeg blive glad det kan også være at ministeren

sende hyrdebreve ud for at indskærpe noget der allerede er eksisterende lovgivning så så det kunne også være at det kunne ske

men jeg håber at vi i hvert fald kommer et skridt af vejen selv om jeg godt kan høre at der ikke bliver

jeg alligevel glad for den positive tilbagemelding jeg har hørt

og uafhængig videnskabelig rådgivning det er regeringen meget enig med alternativet i der findes imidlertid allerede et omfattende system af permanent uafhængig og fagligt baseret overvågning afrapportering og evalueringer om natur og biodiversitet vi har allerede i dag en grundig viden om hvordan vores biodiversitet har det

til endnu et råd på naturområdet det får naturen det ikke bedre af det er allerede sat i system hvordan vi indsamler data evaluerer og får rådgivning

vi har for eksempel et stort overvågningsprogram novana overvågningen som justeres hvert sjette år programmet leverer data til hovedparten af de rapporteringer der foretages det gælder blandt andet afrapporteringen til eu efter natur og vandrammedirektiverne i de såkaldte landerapporter til fn evaluerer vi hvordan den danske naturindsats bidrager til opfyldelsen af målet om at standse tilbagegangen af biodiversitet landerapporterne sendes til sekretariatet for fns biodiversitetskonvention hvert fjerde år med den seneste landerapport samt en række supplerende oplysninger har vi også bidraget til midtvejsevalueringen af eus

fra to tusind og elleve kommissionen har på baggrund af bidrag fra alle medlemsstaterne udarbejdet en rapport som blev fremlagt i oktober to tusind og femten forskningsinstitutioner på både aarhus universitet og københavns universitet rådgiver løbende miljø og fødevareministeriet og dermed regeringen her er tale om videnskabelig uafhængig rådgivning den kvalificerede faglige rådgivning er et centralt element i fastlæggelsen af nye indsatser på naturområdet

her er de nye planer for natura to tusind områderne et væsentligt indspil til at forbedre forholdene for vores truede dyr og planter

kommende vandområdeplaner og indsatsen i et nyt havprogram skal være med til at forbedre vores biodiversitet derudover forventer jeg at den kommende naturpakke vil medvirke til en ekstra indsats for at forbedre vores biodiversitet der er brug for handling og regeringen vil hellere bruge penge på en bedre natur og biodiversitet end at oprette endnu et råd på naturområdet

viden om natur som mangler men handling regeringen arbejder på et solidt faglig grundlag af valide data og uafhængig forskningsbaseret rådgivning med det udgangspunkt sikrer regeringen en balanceret natur og miljøpolitik der bidrager til opfyldelse af fn og eu målet om at standse tilbagegangen i biodiversiteten i

desuden i gang med at se på hvilke initiativer der skal indgå i en kommende naturpakke som kan bidrage til at styrke biodiversiteten yderligere regeringen derfor ikke støtte

vi har jo også det grønne kontaktudvalg i miljø og fødevareministeriet

organisationer er repræsenteret til at rådgive regeringen i spørgsmål der for eksempel vedrører biodiversitet

christian poll har undersøgt hvordan processerne er for de her rådgivningsorganer når det gælder hele biodiversitetsforholdet i relation til at bede om et nyt

til gavn for biodiversiteten men også for naturen så den bliver et fælles gode

lancerede vi naturplan danmark

som følger op på fns og eus mål for biodiversitet i to tusind og tyve formålet med naturplan danmark

at arbejde for at tilbagegangen i naturens mangfoldighed standses inden

sikre at naturen bindes sammen på tværs af landet så der skabes forbindelser mellem byernes parker de grønne områder uden for byerne enge og overdrev de levende hegn de åbne heder og naturen i skovene ved kysterne

det vil gavne naturen og give mulighed for flere og større fælles naturoplevelser planen indeholder blandt andet grønt danmarkskort som udgør grundlaget for at udvikle eksisterende naturområder og bevare den nuværende biodiversitet ved at prioritere placeringen af ny natur med grønt danmarkskort ville danmark for første gang få en konkret og samlet plan for den danske natur

også stærkt bekymrende at regeringen har sagt at man vil skrotte grønt danmarkskort

varslet et såkaldt serviceeftersyn af hele naturplan danmark

derfor gerne benytte anledningen til at huske regeringen på det vigtige arbejde for naturen og miljøet som

opfordre regeringen til at videreføre arbejdet

det på den baggrund relevant at alternativet sætter biodiversitet på dagsordenen

også meget gerne drøfte hvordan vi sammen kan sikre at naturplan danmark ikke bliver lagt i graven men lever videre og forbedres men vi kan ikke støtte forslaget om at oprette et biodiversitetsråd

forslaget er ufinansieret ligesom det ikke helt klart fremgår hvad det såkaldte biodiversitetsråd kan

og den forskningsbaserede myndighedsbetjening som også

råd hvor man kan få en større kontinuitet i arbejdet og hvor man kan planlægge og følge udviklingen og

gøre det på biodiversitetsområdet

netop i de her år hvor vi ved at vi skal vende en

argumenterne imod sit biodiversitetsråd fordi der netop er en rigtig god kontakt til den forskningsmæssige

jeg har også indtryk af at myndighederne har et tæt og struktureret samarbejde med med folk som arbejder på det her felt og det som forslaget

så at bruge syv million kroner ekstra om året uden at

fortæller hvor de skal komme fra så alt det gør for mig at at jeg ikke kan se behovet for at oprette

de syv million kr jo de syv million

det var de heller ikke på et tidligere forslag og den anden aften brugte alternativet vel elleve milliard kroner på en solcelleregning altså mange bække små og nogle bække større end andre pengene skal jo findes og det er de

at når man nedsætter et råd

jeg synes det ikke jeg synes det er rart at man nogle gange hører

fra forskellige eksperter fordi der er forskellige syn på stort set alt man kan altid finde en ekspert der mener det modsatte af

og man hører ikke kun den ene side af sagen det synes jeg er væsentligt

er selvfølgelig at vi får standset tilbagegangen i biodiversiteten om det lader sig gøre

så klog er jeg ikke jeg ved at vi har forsøgt og jeg ved at vi i hvert fald lige pt er i gang med nogle forhandlinger om en naturpakke hvor vi gør endnu

det er rigtigt at bruge syv million kroner om året på

i danmark på konsulentvirksomheder folk der skal rådgive os om alt muligt mærkeligt hvis vi brugte de penge på veje på naturen eller hvad det nu måtte være vi

så meget rådgivning om så kunne det være vi havde mange flere ting og sager end vi har pt så det er vi ikke indstillet på i dansk folkeparti og af samme årsag og

både mennesker og dyr og personligt elsker jeg rigtig meget

der bor midt i naturen sætter i hvert fald rigtig stor pris på den hver eneste dag for at sikre en natur med en stor biodiversitet skal vi selvfølgelig værne om den naturen kræver beskyttelse og pleje så også fremtidige generationer kan få glæde ved naturen

i biodiversiteten vi ønsker at finde løsninger som baserer sig

natur og erhverv i sidste måned præsenterede

i forhold til natura to tusind områder og ikke mindre end

og hvis det ikke skulle være gået op for alle

og forhandler om en naturpakke som vi håber inden længe

kommer på plads naturpakken har blandt andet til formål at standse faldet i biodiversiteten men uden at vi sender en stor regning videre til skatteborgerne og til det erhverv som

lever i samspil med naturen vi vil sørge for mest muligt natur for pengene og

noget af det som jeg blandt andet også kæmper for er at vi får udlagt mere urørt skov jeg ser frem til at vi

som sagt forhåbentlig inden

lande en naturpakke som jeg tror på

kommer til at fremtidssikre mere af naturen i danmark jeg mener dog at det forslag som alternativet

er godt nok

er så mange penge synes jeg stadig væk man skal tænke på

kroner år efter år og derfor stemmer venstre

skal selvfølgelig ikke sidde herinde i salen og afgøre om det skal være den skov eller den skov eller det her lille areal der skal først det skal selvfølgelig vurderes ud fra en biologfaglig

det er jo netop det sådan et råd ville kunne give os og ville kunne følge op

giver det ikke mening for ordføreren

med skoven i dagligdagen og har indsigt i hvordan man gør det bedst og der må jeg sige

få den viden jeg synes faktisk at vi allerede har rigtig stor viden også på det område

åbne over for det som vi jo står over for er at vi skal have vendt udviklingen inden

så der ikke sker en nedbrydning af biodiversiteten

har oplevet i den her folketingssamling ja det er jo en ny regering som vil

implementere en landbrugspakke hvor der er blevet vedtaget højere gødningsnormer som vil medføre en højere kvælstofforurening ud i vores vandmiljø der er samtidig

en øget fosforforurening som indtil nu er gået lidt under radaren måske fordi der ikke er et

i eu men som jo meget vel kan

en lokal miljøkatastrofe i dele af vandmiljøet

er blevet vedtaget at det bliver tilladt at bruge gødning og sprøjtning på § tre arealer vi har oplevet at der er blevet udsendt hyrdebreve til kommuner inspireret af en forening der

sig bæredygtigt landbrug som ligesom løfter pegefingeren og siger at der skal grødeskæres

hvis man ligesom kigger på de her konkrete handlinger og når man så samtidig også har oplevet at regeringen vedtog at miljøministeriet skulle lægges sammen med fødevare og landbrugsministeriet må man nok sige at det er svært lige at få øje på at vi

og tyve vil opleve en opbremsning i reduktionen

er tværtimod risiko for at der sker det stik modsatte

nødvendigt at se på

for virkemidler der kan være med til at sikre at det ikke går så galt som der er udsigt til jeg synes det var tankevækkende at ministeren sagde

kunne være interessant under en udvalgsbehandling at få gennemgået hvad det har af negative konsekvenser for biodiversiteten med de elementer

vedtager et eller andet pyntegrønt

de finder ud af at der er lidt urørt skov henne i et hjørne af danmark

vi så samtidig oplever det som bliver gennemført

som vil medføre en ringere biodiversitet frem mod

leve op til hvad eu har krævet af danmark så tak til alternativet for at sætte fokus på

om et biodiversitetsråd kan være løsningen

skal løses og en udvikling som skal vendes inden

statens natur og miljøindsats skal efter min og liberal alliances opfattelse målrettes de områder som markedet ikke selv kan regulere

udpeget i områder hvor det ikke batter særlig meget fordi det sikkert er sket på et sådan lidt tilfældigt grundlag

folk siddende omkring bordet i et kontinuerligt forløb over en årrække

kan sætte sig dybt ind i tingene og anbefale virkemidler

man følger op på år for år det tænker jeg må

igangsat en indsats for at udpege de områder hvor det vil være mest effektivt for eksempel at gøre en indsats for

har vi jo også i danmark en række meget kompetente universiteter som allerede har lavet undersøgelser på området

blandt andet er det ikke så lang tid siden at at så vidt jeg husker ku kom med en rapport om

kan man diskutere regeringen har kun sat ni og firs million kroner af til naturen så om

skulle vi få en ny regering og skulle radikale venstre få noget at skulle

vi vil gerne sætte biodiversitet ind i den store sammenhæng altså sikre at vi får en vision for danmark

om at en tredjedel af landet skal være natur det lyder måske af meget men i dag er vi oppe

at fem og tyve procent af landet er natur så det er ikke

helt umuligt at vi får det til at hænge sammen derfor skal vi have genoplivet det grønne danmarkskort som radikale venstre var med til at lave da vi var i regering sidst

lavede også en naturfond for danmark som jo kan spille ind hvis man får en idé

hvor naturen skal ligge

kan styrkes på mange måder blandt andet med det forslag vi har stillet i vores naturplan der udkom i sidste uge

de får halvfjerds procent af støtten med det samme og de sidste tredive procent kan

så gøre sig fortjent til via forskellige naturtiltag vi vil gerne have en

mere sammenhængende plan for vores havnatur for vores kyster og for at sikre vores drikkevand og inde i det her helt store billede

på hvordan vi får mest natur for pengene

derfor synes vi umiddelbart det er en god idé alternativet

lige have overbevist socialdemokraterne

den dag regeringsmagten måske skifter så vi har et flertal for

jeg synes det er et rigtig godt forslag og det er meget meget nødvendigt

og natur af et råd i sig selv

er koblet sammen med både de internationale forpligtelser vi har men også det vi gerne vil

og der kunne man få konkrete input fra fra sådan et råd og hvis man så faktisk fulgte

man jo få nogle resultater

rigtig rigtig godt forslag jeg havde gerne set at alternativet

med sin samlede naturpolitik

vi har jo set det og det er rigtig fint men jeg synes meget af vores politik herinde bliver lidt fragmenteret når den bliver opdelt i mange forskellige forslag

bruge mindre tid på at diskutere natur og biodiversitet

jeg få flere nuancer med fordi tingene

lovforslag om danmarks natur og biodiversitet b en hundrede og fem og halvfems

jeg tror ikke at vi har diskuteret det så meget i mange mange år

mette abildgaard som skal herop lige om lidt på et tidspunkt sagde at det måske nærmest var en konkurrence i rød blok men jeg synes nærmere at det udstiller

grønne konservative grønne socialister men jeg synes ikke det gør noget at der kommer så mange forslag på på bordet her

også indeholdt i vores eget forslag vi synes det er godt så jo flere gange det

så hænger det godt sammen det

ikke er tilstrækkeligt i sig selv det

man skal jo tage politiske beslutninger om rammer mål og virkemidler men som jeg også sagde til

set egentlig allerede har givet os politikere en lang række gode råd og

biodiversitet måske ordføreren lige kan sætte mig lidt ind i hvad det er for råd og vejledning ordføreren mangler og hvem ordføreren måske egentlig godt kunne tænke sig

vi kommer heller ikke til at gøre det i to tusind og tyve så vi ved jo godt hvad der skal til men det halter efter med at gøre det der skal til

regeringen har foreslået og så er der også nye takter og nye alternative alliancer i folketinget hvor vi for eksempel taler om natur som vi ikke har gjort i i mange år

ligesom klimarådet kunne jo være

samle anbefalingerne ét sted hvor der måske også fra en

og nu skal vi ikke diskutere energi og klima men hvis man bare laver den parallel til klimarådet

fordi klimarådets anbefaling om fyrre

så jeg synes måske godt man kan diskutere den her

de nu godt have værdi alligevel jeg kunne ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet da

sikrer vi at vi overholder målsætningerne om at stoppe tabet af biodiversitet i

og tyve det er noget

dyrere og vi opnår ikke det mål ved at lave sådan et råd vi opnår det mål ved at træffe de politiske beslutninger som gør at vi gavner biodiversiteten herhjemme der er masser af ekspertise inden for det her i dag masser af rådgivning både fra

københavns universitet og andre universiteter vi skal jo indberette en masse data

også overvåges og registreres

er behov for et biodiversitetsråd men der er behov for at vi lader os rådgive i spørgsmål om biodiversitet så når vi eksempelvis kommer til at skulle udpege mere urørt skov hvad vi forhåbentlig kommer til

skal vi jo lytte til nogle af de der eksperter i biodiversitet inden for skovområder

i hvert fald fået udpeget nogle arealer til urørt skov som ikke har den biodiversitetsværdi som vi stræber efter men jeg mener nu

det nedsatte klimaområd for danmark som udtaler det her

et vedtaget sigte med sit virke

har nogle opgaver der handler om at rådgive og anbefale netop om

sige at der kommer anbefalinger fra klimarådet men så er

uenige i hvad klimarådet siger så den der fuldstændige blåstempling tror jeg er svær at opnå hvis jeg skal være helt ærlig

når vi kigger på hvordan

herhjemme at have råd der kan rådgive vi har som jeg også har nævnt skovrådet vildtforvaltningsrådet og klimarådet har været oppe at

vende flere gange og så ville det være naturligt i den situation vi står i nu

tilbagegangen i biodiversitet til en fremgang

vi sætter tingene mere i system at vi får

hvilken vej vi skal gå og hvilke virkemidler der skal til på samme måde som de andre råd plejer at gøre og det er jo grunden til at vi har foreslået det her så vil jeg også

er ganske rigtigt at for de syv million

som vi har debatteret en en overordnet og koordinerende

for at få vendt tilbagegangen men det kunne blive mere systematisk anvendte midler det kunne blive midler man ikke spilder på at udpege urørt skov hvor det

men får den udpeget lige præcis dér hvor det batter allermest

nå det var en lidt forkert retning lad os prøve noget andet

evaluere indsatsen løbende og få de bedste resultater mest natur for pengene så var der et forslag

og de går i mange forskellige retninger det ville ikke være noget vi kunne behandle

omgang eller som én pakke her i salen derfor har vi udvalgt nogle af de forslag fra pakken som vi synes

anerkendte organisationer og siger hvis vi trækker de her data ind til hvad der er danske forhold så vil det betyde at vi skal stille så og så mange vindmøller op om året eller at vi skal satse mere på

rådgivning som vi synes vil give særlig mening i

skal afvises og det gør vi af tre årsager det vil koste værdifulde produktionsarealer hvis en landmand skal tage jord ud af omdrift hvis han benytter sig af muligheden for

op til økonomisk optimum det gælder også for bedrifter der ligger langt fra sårbar natur så det er et forslag om generel regulering helt uden målretning forslaget strider dermed direkte mod regeringens ønsker regeringen vil sikre gode produktionsvilkår og samtidig fremme miljøbeskyttelsen hvor alternativets forslag vil medføre rigide rammer for regulering vil regeringen give fleksibilitet så den enkelte landmand selv kan vælge de virkemidler der giver størst effekt netop på hans bedrift det er målretning alternativet har et unuanceret fokus på natur og miljøhensyn i produktionsdanmark regeringen vil omvendt forbedre naturen og landbrugets produktionsvilkår som det er aftalt

fødevare og landbrugspakken fra december to tusind og femten der er i regeringens pakke balance mellem udfasningen af reduktionen af gødningsnormer og de virkemidler der introduceres for at kompensere for udfasningen dertil kommer at de iværksatte og planlagte virkemidler i fødevare og landbrugspakken er væsentlig mere omkostningseffektive end det alternativet her har foreslået det gælder blandt andet for vådområder og skovrejsning alternativet foreslår at hvis en landmand udnytter fjernelsen af normreduktionen på tyve procent på en del af bedriften skal han samtidig udtage et andet areal svarende til tyve procent af det areal hvor de øgede normer udnyttes en vedtagelse af alternativets forslag sætter dansk landbrug i en situation som den før udfasningen af de reducerede normer da det i givet fald vil være en fordel for landmanden ikke at øge kvælstofforbruget på udvalgte arealer men blot fortsætte efter hidtidig praksis før normreduktionens udfasning en gennemførelse af

dermed betyde at udfasningen af normreduktionen ikke vil blive implementeret i praksis og at potentialet for at udvide råvaregrundlaget og den samlede fødevareproduktion ikke vil blive udnyttet det er fortsat vigtigt at beskytte og fremme robustheden i de sårbare naturområder alternativets forslag er ikke målrettet men vil medføre en blind udtagning af eksisterende landbrugsjord udtagningen vil gælde alle landmænd uanset om deres arealer ligger nær naturområder som kan have gavn af ekstra beskyttelse det vil have alvorlige økonomiske konsekvenser at tvinge tvinge landmænd til at udtage landbrugsjord så det hverken må gødskes sprøjtes eller omlægges regeringen er ikke enig med alternativet i at vejen frem vil være at begrænse erhvervets produktionsmuligheder det vil ikke gavne udviklingen i produktionsdanmark men derimod medføre en reduktion af råvareproduktionen

vil der kunne ske et fald i eksporten af fødevarer samfundsøkonomisk vil forslaget således være dyrt for danmark fordi den samlede landbrugsproduktion vil falde med fødevare og landbrugspakken fra december to tusind og femten indgik regeringen og de øvrige blå partier en aftale der tilgodeser erhvervets udviklingsmuligheder og samtidig tager hensyn til naturen pakken indeholder blandt andet indsatser til fremme af vandmiljøets kvalitet og til at modgå de potentielle konsekvenser af at landmændenes tilladte gødningsforbrug stiger det sker gennem målrettede virkemidler blandt andet i form af minivådområder og skovrejsning endelig vil flere kvælstofmålinger give den nødvendige baggrundsviden om hvor der er udfordringer med udvaskning af kvælstof hermed er grundstenene lagt for målrettede og konkrete miljøindsatser samt for en målrettet kvælstofregulering til gavn for både miljø og natur og til gavn for produktiviteten det er vist tydeligt for enhver

en hundrede og fire og tyve og den måde som regeringen ønsker at påvirke udviklingen på natur og miljøområdet med fødevare og landbrugspakken er der aftalt et grundlæggende reguleringsskifte væk fra generel og dyr og ineffektiv regulering hen imod en mere målrettet og omkostningseffektiv regulering indsatser skal gennemføres i de områder hvor der er behov modsat alternativet ønsker regeringen at fremme en fortsat udvikling af landbruget der vil fastholde arbejdspladserne i produktionsdanmark og dermed opretholde den store produktion af fødevarer til forbrugerne og til eksporten med målrettet regulering af landbrugets anvendelse af kvælstof med hensyntagen til behov for øget beskyttelse af sårbar natur

ved at benytte omkostningseffektive virkemidler vil ressourcerne kunne udnyttes optimalt og med minimal påvirkning af naturen den målrettede regulering bliver påbegyndt indfaset fra to tusind og atten cirka tres procent af danmarks areal er udnyttet til landbrugsproduktion landbrugsarealet er reduceret igennem en lang årrække på grund af et øget areal med skovveje og byer alligevel er det lykkedes for erhvervet at opretholde produktionens omfang teknologiudvikling og fokus på effektivitet produktivitet og reduktion af omkostninger er centralt for denne proces med fødevare og landbrugspakken og den kommende implementering af målrettet regulering vil landbrugets produktivitet og konkurrenceevne fortsat kunne fremmes vi er et velstående land

at vi har en stor og effektiv landbrugsproduktion det skal vi fortsat arbejde for og derfor afviser vi alternativets

vi direkte sådan at gødskningen kan foregå på de jorder der kan klare det der kan tåle det men at de yderområder

at det er et meget målrettet virkemiddel vi har med at gøre her som lige præcis rammer ind i noget af det der ikke er dækket i landbrugspakken for eksempel det at man jo ikke tager højde for de halvfjerds procent af kvælstoffet der ikke når helt ud til havet men ender i den

vi får så en større bufferzone op til det her og det er frivilligt for landmanden om man vil benytte det værktøj men det skal benyttes hvis man vælger at gødske mere det er da meget målrettet regulering

optaget af og bekymret for den øgede tilførsel af kvælstof og fosfor som landbrugspakken vil medføre al den stund

iværksættes tilstrækkelige indsatser til at

den øgede miljø og naturbelastning

har vi ambitiøse mål for dansk naturpolitik nemlig at skabe meget mere og bedre natur en større del af danmark skal være udlagt til natur og med markant større biodiversitet tilbagegangen i natur og biodiversitet skal vendes til fremgang og det kræver at vi bevarer sammenhængende naturarealer dette gavner ikke kun biodiversiteten men det sikrer også at naturen forbliver et fælles gode for os alle samtidig har vi også ambitioner

at sikre gode rammevilkår for dansk landbrug det viste vi blandt andet

gennemførte en række konkrete initiativer for at sikre en bæredygtig udvikling

styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne

tror vi på at vi bedst når i mål med vores ambitioner ved at lave brede aftaler som i mange år frem kan sikre at der skabes den samme fremgang for vores natur som for vores fødevareerhverv vi er ikke tilhængere af enkeltinitiativer som det forslag vi behandler i dag men ser derimod helst at vi i folketinget bliver enige om en samlet og bred miljø og fødevarepolitik derfor synes vi også at forslaget fra alternativet er alt for vidtgående for ensidigt og for bastant vi bakker altså op om den overordnede

med forslaget og vi er enige

alternativets kritik af landbrugspakken

meget bastant og meget firkantet i sin måde

gå til denne udfordring på vi er jo enige i at der

også skal følges af en fremgang for miljøet og naturen så vi er

går helt imod det som vi i venstre ville og vil med landbrugspakken nemlig en styrkelse af den danske fødevaresektor gennem bedre rammevilkår sektoren har stærkt brug for bedre rammevilkår det er næppe gået manges næser forbi at

dansk landbrug er i en stærkt udfordret situation derfor har vi naturligvis heller ikke brug for forslag som det vi nu har på bordet til behandling det vi i

i venstre vil vi også passe godt på natur og miljø vi vil også forbedre biodiversiteten og det vil vi for eksempel gøre gennem en naturpakke som er annonceret og som

drøftes i den kommende tid

skattekroner eller dyrebare danske arbejdspladser ud af vinduet vi vil prioritere natur og miljø i en balance mellem vækst og arbejdspladser og vi vil bruge pengene så vi får mest mulig natur og

man kunne for eksempel forestille sig at de her arealer kunne kunne bruges til afgræsning så man kunne få noget

er det ikke et fornuftigt virkemiddel som i virkeligheden passer som fod i hose til den målrettede regulering man er i gang med

velplanlagt styring af hvad det er for nogle landbrugsarealer

tages ud af omdrift

er der jo nok en ethundredetusind lavbundsarealer som bør tages ud det er der flere

er bedst at man laver en overordnet plan for det og ser på hvordan man får mest miljøeffekt ud af det i alternativets forslag her er der ligesom lagt op til at hvis en en landmand selv vælger at tage nogle arealer ud af omdrift så giver det

set tilhænger af at man ser det i nogle større helheder

så får lavet en god plan for hvad det er for nogle arealer

tages ud af omdrift så der er nogle udmærkede intentioner

jeg er sikker på at vi en dag kommer til at lappe på nogle af de negative miljøeffekter der er

fra den meget omdiskuterede fødevare og landbrugspakke der blev indgået af de borgerlige partier herunder også liberal alliance

styrker landbrugserhvervets udviklingsmuligheder og samtidig tilgodeser og fastholder et højt niveau af natur og miljøbeskyttelse i danmark med fødevare og landbrugspakken er der desuden taget initiativ til et skifte i kvælstofreguleringen i landbruget til en målrettet og effektiv regulering alternativets beslutningsforslag er som jeg ser det udtryk for præcis det modsatte nemlig et tilbageskridt mod en generel og ineffektiv regulering hvor alle landmænd uanset placering pålægges de samme restriktioner uanset om det så har en effekt eller ej

på den måde kan man altså få det man ønsker

gode nok til at jeg må bruge mere gødning nej men naboens er

inden for den enkelte landmands areal så det er lige for alle

fødevare og landbrugspakken til måske

det konkrete beslutningsforslag og måske også prøve

også liberal alliances miljøordfører kan forstå hvad det går ud på så tror jeg

meget hårde kritikpunkter af regeringens politik det er rigtigt at regeringen

at fremlægge det som nogle venlige spørgsmål men det er spørgsmål

hvordan vil regeringen rette op på

selvfølgelig godt kalde et spørgsmål men jeg ville nok mene at det var en besked om at man

den anden måde kommer til at se nogle forandringer

kun vil være med til at normsænkningen

det er der gevinsterne ligger økonomisk men de miljømæssige gevinster ligger i de sidste ti procent vi vil gerne have genindført randzonerne i de mest

sårbare områder og vi vil gerne have genindført flere efterafgrøder og

det som var en del af natur og landbrugskommissionens forslag om ikke at sprøjte og gøde på

mål om at fordoble det økologiske areal og lægger man alle de ting sammen får man faktisk en reduktion på fire tusind

allerede næste år og det vil sige at det i stedet for at stige med to tusind

noget mekanisk model alternativet har fundet på

at det at lave noget der er endnu mindre målrettet end det vi har i dag

de steder hvor det økonomisk og naturmæssigt giver mening og det er faktisk tit de samme steder

ikke fjerne den nuværende beskyttelse før man har den nye på plads

at lægge os fast på enkelte virkemidler ude af kontekst når der skal ryddes op efter landbrugspakken og vi har også anbefalet regeringen at indkalde alle partier til

en samlet rammelovgivning

fra dags dato til to tusind og syv og tyve

at synergier i indsatsen for vandmiljø og indsatsen for at sikre en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter kan udnyttes

jo enige i målet det er jeg ret sikker på

at lige nu er målrettet regulering

indtil nogle skal betale indtil der er noget jord der skal tages ud

kommer til at se at der er nogle der virkelig råber højt

er nogle der må gødske mindre eller slet ikke

en landmand har noget jord og så tager ti eller tyve procent ud men hvor man siger

særlig økonomisk rentabelt for landmændene at dyrke den jord men her kan der gødskes mere og der giver det faktisk også mere mening

et slagsmål og det skulle man jo slet ikke tro ud fra den debat lige nu hvor alle bare råber på målrettet regulering

en der har været meget bred respekt omkring der stod i spidsen for det men når man ikke kommer ned i substansen på målrettet regulering så kan alle jo lide det det er ligesom når man taler om velfærd demokrati og frihed og så videre men når vi kommer ned

skal betale og hvem skal aflevere noget

fundet de konkrete redskaber der er

have målrettet regulering på plads for at kunne gødske mere

en debat vi har haft mange gange vi

men jeg er helt enig i i målet som jeg som jeg oplever det fra alternativets side

vil også gerne rose alternativets naturpakke

meget stor pakke det er de fleste af de her pakker for det er store ting vi taler om

om tingene lidt mere sammenhængende fordi

hænger sammen med vand der hænger sammen med med gødning der hænger sammen med plads og

vil noget her men jeg må nok desværre også skuffe alternativet med at vi ikke kommer til at tage imod

den håndsrækning vi er kommet med vores eget udspil til hvad sådan en tillægspakke til landbrugspakken kunne indeholde den har vi lagt offentligt frem også

for regeringen og den indgår selvfølgelig i de

så derfor kommer vi ikke til at støtte forslaget her

det siger jo sådan set sig selv da det netop

vil tilbagerulle hele formålet med at lave landbrugspakken nemlig at give en håndsrækning til et meget

også et erhverv som ikke kunne få lov til at gødske det optimale

hvis man vedtog det her

er det ikke den målrettede regulering som også det radikale venstres ordfører var inde på tidligere som vi alle sammen ønsker

arbejde os hen imod så med de ord

tak for den venligt udstrakte hånd men vi kan desværre ikke

kan man altså med det her forslag få en balance så vi samtidig også gør det optimalt for naturen altså at kompensere direkte en til en mere gødskning der hvor naturen er på afstand og hvor det kan give mening og så til gengæld

få en kompensation direkte på samme landmands arealer men tæt op ad naturen sådan

er dårlig solindstråling eller som ligger op til et vandløb og dermed ofte bliver oversvømmet og giver et lavt udbytte så det er jo faktisk et virkemiddel som sætter landmanden selv i fokus og

og de to forslag vi har behandlet her i aften er begge fra den

så kunne man lave en direkte kompensation på

gødske ti procent mere eller måske op til tyve procent mere så tager han tilsvarende arealer ud og

fordi de arealer der udtages typisk vil være

vådarealer eller dem der er skygget af noget skov eller på anden måde

den problemstilling at landbrugspakken kun har regnet på de

det vil det her virkemiddel også kunne gøre

et bud på et meget direkte virkemiddel som netop er et eksempel på hvordan man kunne lave god målrettet regulering som